i dag er der følgende anmeldelse finansministeren lovforslag nummer

fremgå af folketingstidende DK erhvervs og vækstministeren har meddelt mig at hun ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om danmarks digitale vækst totusinde

eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå af

om eventuelle forslag til vedtagelse inden mødets afslutning jeg giver først ordet til ordføreren for forespørgerne fru ellen trane nørby til begrundelse

vanen tro er godt at få en status

når vi når til det her tidspunkt derfor har vi

forespørgslen til statsministeren om

for at holde fast i vores fællesskab i en verden hvor grundvilkåret netop er forandring de steder på kloden der klarer sig godt gennem krisen

man forstår at ændre det der skal ændres hvor man handler i tide for at bevare det særlige ved sit land

er danmark vi er et land med stor lighed og stor tryghed det betyder noget

hvordan danskerne møder nye vilkår vi er gode til at vende forandringer til muligheder vi er åbne over for omverdenen vi løser problemer i fællesskab

vigtige beslutninger i det folketingsår som vi afslutter meget snart og nok så vigtigt har vi truffet dem sammen

til at række ud efter det fælles bedst

fortid fremtiden tilhører det brede samarbejde brede aftaler giver tryghed i en tid hvor krisen langt fra er ovre og brede aftaler giver robusthed til vores økonomi

et finanspolitisk fix

i en ny virkelighed

af værktøjskassen når vi skal forandre danmark

derfor giver vi en højere ældrecheck til de pensionister der har mindst

familier så de ikke bliver sat ud af deres lejlighed vi sørger for

bedre beskyttet mod overgreb

på venstres konservatives og dansk folkepartis alt for hurtige indfasning af den korte dagpengeperiode

beslutning som blevet taget uden skelen til

skabte utryghed for tusindvis af familier min regering værner om trygheden vi indfaser den to årige dagpengeperiode i ro og mag over de næste tre år vi skal forandre vores samfund men det skal ske på en ordentlig og tryg måde alle skal med

et områder hvor regeringen er ved at gennemføre store ændringer er vores uddannelser de sidste hundrede års danmarkshistorie er en historie om hvordan flere og flere har taget en uddannelse er kommet fri af fattigdom og har fået et bedre liv

år siden skulle man lægge to skoleklasser sammen for at finde én elev der kom i gymnasiet

det er mit mål at den næste generation

i vores historie vi skal blive ved med at investere i mennesker men vi skal bruge pengene dér hvor vi får mest ud

og vi giver mindre i su til de unge der bor hjemme danmark vil stadig have verdens mest generøse su system men vi bruger pengene klogere end før vi stiller krav

tre eller fire elever

og som ikke regner godt nok det kan vi ganske enkelt

endnu bedre emil og alle de andre børn skal have flere timer i dansk og matematik

og en sammenhængende og afvekslende skoledag hvor undervisning nye indlæringsformer og trivsel går hånd i hånd lærerne skal have bedre muligheder for at efteruddanne sig vi vil sætte en milliard kroner ekstra af til at lærerne kan opnå kompetencer der svarer til linjefag i de fag de underviser i

så oven i de penge som kommunerne kommunerne allerede bruger på efteruddannelse

en overenskomstkonflikt

ikke komme i skole det var en vanskelig tid

som blev lukket ude fra deres arbejdsplads det var en særlig situation og nu kræver det en ekstra indsats af os alle sammen at få det gode samarbejde

folkeskole tilbage regeringen og de øvrige

ændring af folkeskolen det kræver vilje vilje til kompromis fra alle sider vi har

solidt fundament for vores børns og danmarks fremtid

men arbejdet er ikke gjort med en aftale mellem folketingets partier eller med de love vi vedtager her i folketinget

vil lærere skoleledere og kommunalbestyrelser stå over for en stor opgave med at føre ændringerne ud i livet

får gavn af dem det er en opgave som vi skal give folkeskolen arbejdsro til at løse folkeskolen skal have ro til at udvikle sig ro til at gøre en god skole endnu bedre

her ved vi at de største udfordringer er på vores erhvervsskoler

måske ikke så mærkeligt at færre unge har mod på en erhvervsuddannelse i dag er det kun hver femte unge der begynder på en erhvervsuddannelse efter grundskolen

var det hver tredje det er et dramatisk fald på kun ti år

jeg vil sige til danmarks unge hvis i er gode til omsorg håndværk teknik eller handel

i får brug for i jeres arbejde

fremtidens arbejdspladser ligner ikke fortidens i dag skal en butiksassistent ikke kun kunne sælge en vare

bæredygtighed og sundhed og en maskinarbejder

kun stå ved drejebænken og fræse et stykke jern hun skal også styre produktionen ved hjælp af en computer det kræver viden om teknologi matematik og engelsk kravene på arbejdspladserne stiger og derfor skal

erhvervsuddannelserne også være høje vi har allerede skabt tusindvis af praktikpladser så flere

nu får lærerne

samme arbejdsforhold som alle andre og det gælder også lærerne på erhvervsskolerne og så kan eleverne få mere

fuldført erhvervsuddannelse forandring er et grundvilkår for os alle sammen

til efteruddannelse

tyvetusind ufaglærte til faglært niveau alle skal have en uddannelse alle skal have et arbejde

at arbejdspladser har meget høj prioritet for regeringen

hvorfor er det så vigtigt svaret er kort og klart at vi har mistet langt over

private arbejdspladser under krisen de mennesker der har mistet deres

og som land har vi brug for arbejdspladser til at finansiere

forventes at komme ind i en periode med vækst i år kun en ret svag vækst til næste år lidt mere

videre men meget afhænger naturligvis også af udviklingen i de lande vi handler med vi har stadig store udfordringer derfor må vi som sagt bruge alle redskaber i værktøjskassen vi holder hånden under beskæftigelsen her og nu med offentlige investeringer i børnehaver og skoler og

renovering af almene boliger det giver arbejde til håndværkere over hele landet

det sikrer en lav rente og dermed private arbejdspladser vi sikrer mere arbejdskraft med en su reform som

skal få de unge hurtigere ud i det pulserende arbejdsliv

dk sætter vi mere end halvfems milliard kroner af til at styrke konkurrenceevnen og styrke vores arbejdspladser vi sætter selskabsskatten ned undtagen for bankerne og olieselskaberne vi sænker en række afgifter og vi øger de offentlige investeringer

i mange år at en regering har gennemført en så stor

samlet plan som målrettet forbedrer virksomhedernes rammevilkår

dele formålet

vi skal skabe en tro på fremtiden så virksomhederne investerer så forbrugerne bruger penge i stedet for at spare op så flere kommer i arbejde så danmark kommer videre

europa skal også videre

der er større ro på de finansielle markeder der er bedre styr på budgetterne

i eu er stadig for lav og arbejdsløsheden er for høj især alt for høj blandt

og styrke konkurrenceevnen og de mange beslutninger som allerede er truffet i eu skal føres ud i livet i alle landene

en beslutninger som vi skal gennemføre i danmark er det fælles patent det vil betyde at en virksomhed kun skal registrere sin opfindelse ét sted

arbejdspladser regeringen vil i næste folketingsår fremsætte lovforslag om dansk deltagelse i det

indebærer bør vi kunne træffe her

afspejle den nye økonomiske virkelighed

en rimelig rabat i budgettet vi slipper

de penge har vi god brug for herhjemme

at sætte ind over for skattely vi skal gøre noget ved den bankhemmelighed som skærmer for at virksomheder og personer betaler det de skal og vi skal lukke de huller som multinationale selskaber udnytter

at slippe for at betale skat

krisen har på flere måder ændret eu eurolandene rykker tættere sammen det er helt naturligt men det udfordrer danmarks placering i det europæiske samarbejde

en ny europapolitisk aftale som supplerer aftalen fra to tusind og otte og som afspejler den nye tid regeringens udgangspunkt er klart eu skal fortsat være et stærkt

på kernen af samarbejdet som muligt

samarbejde med verden omkring os har altid været en dansk vej til vækst og arbejdspladser

i en verden i forandring men det kræver

danmark har

vækstmarkeder det efterslæb er danske virksomheder ved at indhente

i fuld gang med at vinde det tabte tilbage i sidste måned valgte det kinesiske fudan universitet at lægge sit

blandt andet fordi de er interesserede i den danske velfærdsmodel sidste år underskrev den danske virksomhed haldor topsøe

en investeringsaftale i tianjin en af kinas største byer topsøes produktion af katalysatorer til lastbiler skal hjælpe

og der bliver også mere at lave på fabrikken hjemme i

grøn energi vi kan noget særligt i danmark vi kan noget som kineserne har brug for

at udnytte og regeringen støtter erhvervslivets indsats

skulder ved skulder

danske virksomheder kan få fremgang i de lande hvor væksten er det skaber arbejdspladser herhjemme i danmark

og energiområdet

ambition forsømt

hvor vi hører til på en grøn førsteplads regeringen ønsker en grøn

derfor arbejder vi på en elektrificering af vores jernbaner og danmark skal hænge endnu bedre sammen med den såkaldte timemodel

har vi fundet finansiering til at gå i gang

halv milliard kroner af til udvikling af grøn teknologi

til grønne projekter

man diesel i københavn har udviklet en ny brændselsventil til skibsmotorer så de forurener mindre vi får renere luft større eksport og flere arbejdspladser grønne lån

renere miljø og flere eksportindtægter og arbejdspladser tilskud til grønne projekter virker regeringens næste skridt er hvordan vi kan gøre affald til en god forretning en virksomhed

bruge udtjente vindmøllevinger til støjafskærmning på motorvejene

den grønne omstilling viser hvad vi kan gøre når den private sektor og den offentlige sektor arbejder sammen

den offentlige og den private sektor sektor er ikke hinandens modsætninger den offentlige sektor er ikke et problem men tværtimod en del af løsningen

faktisk fem og tyve milliard kroner

for nulvækst

sosu assistenter pædagoger lærere og mange mange andre udfører opgaver

om netop den solidaritet som vores land

hvordan vi kan løse opgaverne bedre

i en sygehusseng på en overbelagt afdeling måske ude på gangen muligvis også for længe

jo mere svag

utryg føler han sig det er desværre et billede som jeg tror mange kan genkende og i mange tilfælde kan en ældre mand med kol og andre mennesker som lever med kroniske sygdomme hjælpes bedre uden for sygehuset med den rigtige indsats fra egen læge i samarbejde med den kommunale sygepleje

familielægens rolle til gavn for patienten

og sygehuset og hjemmesygeplejen vi vil sikre

af samme høje kvalitet

på hvor de bor

svært at få

til at praktisere langt fra byerne og i socialt belastede

almen praksis med patienten i centrum lovforslaget har

reaktioner der er kommet

jeg tror at lægernes reaktion blandt andet skyldes en usikkerhed om lovforslagets intentioner

bordet ved at lave så mange præciseringer og imødekommelser som vi kan uden at slække på vores ambitioner for mig er det egentlig ret enkelt vi skal have et sundhedsvæsen der er til for patienten familielægen er den vigtigste person hvis vi eller vores nærmeste bliver syge

og god adgang til lægen

sig gøre færre unge begår kriminalitet end for nogle få år siden og færre mennesker begår vold

men når der skydes med skarpt i værebroparken og når der stikkes med knive i odense så er vores trygge dagligdag presset

konfrontationerne i den sidste tids bandekonflikter er fuldstændig uacceptable og jeg synes det er rystende at se at helt unge mennesker er indblandet

kriminalitet nogle af dem

hvor er forældrene henne hvad tror

render rundt og laver jeg vil understrege at det er og bliver forældrenes ansvar at passe på deres børn og opdrage dem politiet har ydet en ekstraordinær indsats

hårde kriminalitet de har varetægtsfængslet mange personer med tilknytning til bandemiljøet

også løse deres opgave og kommunerne skal løse deres

kommunerne en række redskaber

at rydde op efter sig og rette op på en skade

unge passer sin skole og er hjemme om aftenen og i sidste ende kan forældrene blive trukket i børnefamilieydelsen de seneste tal viser at mindre end hver tredje kommune bruger forældrepålæg og at

kommuner højst har givet pålæg tre gange kommunerne

bruge de muligheder de har

børn skal ikke indgå i en fødekæde hvor de ender som nye bandemedlemmer en lille hård kerne af kriminelle må ikke ødelægge det for mange andre danmark skal fortsat være et trygt og sikkert land

gennem elleve år har danmark kæmpet i afghanistan for vores sikkerhed herhjemme

overtager de afghanske sikkerhedsstyrker det fulde ansvar for sikkerheden i afghanistan danmark og vores allierede træder mere i baggrunden og hold femten bliver det sidste danske hold med infanterisoldater

vil sat punktum for en lang og enestående indsats med danske kampsoldater i forreste linje

og udsendte i helmand for at markere det nye kapitel i den danske indsats i afghanistan

stolte af danmarks indsats i afghanistan og vores udsendte

i forhold til vores egen

afghanernes sikkerhed vi

at de afghanske sikkerhedsstyrker selv kan overtage ansvaret for sikkerheden og det er og bliver den eneste vej frem for afghanistan

og for kvinder nu går millioner af afghanske børn i skole også pigerne det er vigtige resultater

med et stærkt fokus på udvikling

vi havde i februar her i folketinget den viste at

er en seriøs

til rigsfællesskabet

gerne kvittere for grønland har brug for ny erhvervsudvikling hvis grønlænderne skal have et økonomisk grundlag for at udvikle deres land det grønlandske landsstyre og den danske regering arbejder sammen om at fremme en erhvervsudvikling på kommercielle vilkår og det er positivt at nuuks

og københavns universiteter arbejder sammen om at grønlands naturressourcer kan komme grønlænderne til gode

i danmark og i grønland arbejder sammen om hvordan grønlandske og danske virksomheder kan komme med i råstofudvindingen

grønlands landsstyre ønsker at ophæve nultoleranceprincippet vedrørende radioaktive stoffer der er nedsat en dansk grønlandsk arbejdsgruppe

skal analysere konsekvenserne af det og en eventuel udvinding og eksport af uran

helt afgørende for økonomien det

færøerne står over for sanktioner fra eu på grund af uenighed om fordelingen af fiskekvoter i nordatlanten

for regeringen vejer hensynet til rigsfællesskabet tungt samtidig med at vi selvfølgelig også forstår hensynet til et bæredygtigt

vi skal arbejde sammen om den udfordring som rigsfællesskabet bliver stillet over for hvis færøerne rammes af sanktioner

og så glæder jeg mig til mit besøg på færøerne i næste

særligt for os alle sammen

dele er forskellige

kultur og ikke mindst gennem mennesker på en måde som skaber noget uvurderligt

er ikke helt slut endnu men jeg skal til at slutte min tale vi har truffet mange vigtige beslutninger i år vi har indgået flere brede og store aftaler

dagpengeforliget giver tryghed til de mange familier som var blevet bragt i en meget vanskelig situation nu kan de fortsætte

til tusindvis af virksomheder og deres medarbejdere så færre får en fyreseddel og flere en ny kollega og en ny folkeskole vil betyde at hundredetusinder af børn får mulighed for at lære

danmark vi giver alle mulighed for at være med og yde det de kan alle bliver mødt med krav men ingen bliver ladt tilbage jeg tror på et danmark hvor forandring og tryghed går hånd i hånd og jeg tror på at vi kan skabe det danmark

jeg giver først ordet til fru ellen trane nørby som

at det desværre ikke kunne blive til noget for nødvendighedens politik står i vejen men nødvendigheden og danmarks økonomiske udfordringer

der valgte de det populære og det som umiddelbart kunne skaffe stemmer

de to lærere i klasserne millionærskatten flere penge til pensionisterne suen der ikke måtte beskæres og alle de

løfter når s og sf reducerer politik til at man putter et tal ind i en lommeregner og så kommer der en sandhed ud så mister politik sin værdi hvis man ikke kan stole på at de holdninger og værdier et parti kæmper for

politik handler om valg

kan vi ikke skabe den velstand der skal betale for fremtidens velfærd

end vi vil lade en af verdens største offentlige sektorer vokse sig endnu større

fordi vi mener at det er den rigtige vej

er under forandring finanskrisen har skabt nye økonomiske realiteter det udfordrer velfærdssamfundet som vi kender det og holder holder af det det skaber bekymring for fremtiden

til at stille spørgsmålet bliver vi den første generation der efterlader et lavere velstandsniveau

vækst er ikke længere en selvfølge regeringens slingrekurs har trukket et spor af lukkede arbejdspladser efter sig

forbrugertilliden er i minus og regeringens massive løftebrud har skabt en grundlæggende mistillid fremtiden føles bekymrende når arbejdspladser forsvinder ud af landet

bliver ledig og vi hører de asiatiske tigerøkonomier brøle sultent i det fjerne fremtiden bliver ikke mindre utryg når den regering der står i spidsen

men alligevel gør det forkerte i dag

må nedjusteres

et samfund præget af en høj grad af tillid og fællesskab

smiler folk gennem ruden og gør fagter når purken er vågnet desto mere

ikke vil bidrage og gøre en indsats men i stedet laver ballade skaber utryghed og spilder egne og samfundets ressourcer på mange måder har finanskrisen gjort os mere bevidste om at vores samfund kun hænger sammen hvis vi alle sammen bidrager

behov for økonomiske reformer men også for en mentalreform vi har simpelthen ikke

kan men ikke vil lader andre om at betale regningerne vi skal stille krav til os selv og til hinanden for ellers forsvinder fællesskabets styrke i ligegyldighed og selvoptagethed

handler det jo ikke kun om forkerte beslutninger her og nu nej så handler det om forudsætningen for at vores velfærdssamfund hænger sammen med afskaffelsen af starthjælpen kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen hævelsen af skatter og afgifter og

gruppe både på og uden for arbejdsmarkedet ikke længere noget økonomisk incitament til at tage et arbejde det seneste år er

vokset med fire tusind personer når hver tyvende lønmodtager i danmark i dag kommer fra andre lande sætter det en tyk streg under det paradoks at der er danskere der desperat mangler et job

genopretningspakken efterlønsreformen dagpengereformen tilbagetrækningsreformen og beslutningerne om et mindre offentligt forbrug

men reformerne fik opbakning og vi behøver blot se mod sydeuropa hvis vi ønsker syn for sagen for hvor galt det går hvis politikerne ikke tør eller har viljen til at handle i tide

gartneriet på fyn tømrervirksomheden i tredje generation eller slagteriets skatte og rammevilkår

om betonarbejderens job om gartnerimedarbejderens tryghed tømrerlærlingens mulighed for at skabe at godt fundament for sin nyfødte datter og om nnf tillidsmanden på slagteriet der mister sit arbejde sin forsørgelse og sine kollegaer

fra hjørring i nordjylland til husum i nordtyskland reformkonkurrencen mellem vk regeringen og den røde regering handler ikke

er det en kamp for fire gange så mange arbejdspladser

for at fremtidssikre vores velfærdssamfund gennemfører vi ikke reformer forpasser vi muligheden for at sikre den velstand

og det sociale sikkerhedsnet vækstpakken var en fin lille pakke men den er stadig kun et lille skridt på en lang vej desværre har regeringen flyttet foden fra speederen til bremsen tempoet er sat ned det samme er ambitionerne og kursen er præget af slinger og usikkerhed statsministeren kan på nok så mange topmøder i udlandet påstå at danmark er gået reformamok på hendes vagt det gør bare ikke postulatet korrekt

danmark er ikke længere selvskrevet i toppen af vidensuperligaen tv programmet hvor niende z tabte til kina viste hvordan danske elever mødte for sent trætte og uoplagte mens de kinesiske elever startede dagen tidligt

med selvstændig lektielæsning nok var der scener som var karikerede men vi bør tage udfordringen alvorligt

skal den danske folkeskole styrkes som lærested frem for værested vi skal ikke have en kinesisk skole men vi skal heller ikke have en rigid heldagsskole med hulahop

derfor er etableringen af en fælles eu patentdomstol et godt eksempel på hvordan vi sammen bliver stærkere venstre bakker op om patentdomstolen fordi den fjerner bøvl og høje omkostninger så der kan skabes job i europa

til alle uden samtidig at stille krav når regeringen slækker på danskkravene til permanent opholdstilladelse og statsborgerskab lemper reglerne for udvisning af kriminelle tildeler flygtninge en børnecheck fra

og slækker kravene til selvforsørgelse så er resultatet at antallet af asylansøgere er vokset til det højeste niveau

en milliard kroner af den ulandsbistand der skulle hjælpe fattige i ulandene bruges nu på det danske asylsystem

i høj grad at politik handler om at prioritere og at regeringen ikke kan dække sig ind under nødvendigheden hvis vi skal overlevere det danske samfund til vores børn i en bedre stand end vi modtog det så skal vi prioritere og vi skal vælge om vi vil reformer eller ej

i overmorgen eller næste år der skal handles nu venstre er klar

folketinget konstaterer at regeringens kickstart er mislykkedes at vækstprognoserne

at forbrugertilliden er negativ

der er behov for en ny kurs for at sikre en vending i økonomien og skabe vækst og danske arbejdspladser

hvor det for mange danskere ikke kan betale sig at arbejde mere end fjortentusind beskæftigede har ingen økonomisk gevinst ved at gå på arbejde og syvoghalvtredstusind ledige har kun en forsvindende lille gevinst ved at tage et arbejde folketinget opfordrer regeringen til at genindføre blandt andet kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen

der som bekendt er indrettet på den måde at der er en

og svarer i første omgang og en halv minut

vi vil håndhæve det strengt for at så mange som muligt kan få ordet

venstres politik og at venstre

var masser af kritik af regeringen det er også fair nok men hvad er det så venstre vil vi har et helt konkret spørgsmål vi

det er spørgsmålet om de dagpengemodtagere som stod til at blive ramt af den

op mod tyvetusind mennesker som mistede jobbet mens herre lars løkke rasmussen var statsminister det er de mennesker som der nu er fundet en løsning for af regeringspartierne og og enhedslisten

at venstre stemmer imod den løsning hvad er venstres svar

forår at der var behov for en erhvervsskattepakke som kunne sikre at der blev skabt flere job

foreslog vi igen en erhvervsskattepakke

og har nu sammen med os lavet en vækstpakke det er rigtig godt at vi nu har lavet en vækstpakke men den kommer for sent og det er slet ikke tilstrækkeligt så hvis regeringen

end tyvetusind mennesker og så

nok at komme med et fuldstændig simpelt spørgsmål hvad er venstres svar til de tyvetusind mennesker man kan sagtens brokke sig det er fint nok men hvad er venstres svar hvad vil venstre gøre

taget initiativ til at skabe arbejdspladser allerede sidste forår kunne vi have undgået den situation vi står i nu hvor der er mange mennesker der mangler et arbejde regeringen har jo

så vi kunne skabe flere arbejdspladser i danmark jeg er helt sikker på at de mennesker der mangler et arbejde

sat pris på at regeringen havde handlet i tide

har venstres egen borgmester i fredericia han hedder kenny bruun olsen sagt og jeg citerer løkke har i princippet ret i at vi skal skabe flere arbejdspladser men nu

ikke skabes flere arbejdspladser og så kan vi ikke bare sige at det er synd for de arbejdsløse nej de skal hjælpes

arbejdspladser og heller ikke nu her da vi sad i de konkrete vækstforhandlinger

til hvordan man kunne styrke vækstpakken så den kunne skabe flere job her og nu så de mennesker der står i en sårbar situation kunne få et arbejde

sagt meget klart og tydeligt at vi er klar til at lave en reform af det beskæftigelsessystem vi har

vi kan se at der i det sidste kvartal af to tusind og tolv

job der blev slået op men som ikke kunne besættes at vi sidste år

at der kom fire tusind flere udlændinge ind på det danske arbejdsmarked men at vi samtidig har danskere der ikke kan finde et arbejde

er villig til at kigge på hvordan vi laver en reform som sikrer at de mennesker der mangler et arbejde

som regeringen har ført har været med til at skabe en usikkerhed

været med til at gøre at der er nogle folk som egentlig har indrettet deres liv anderledes end de ellers ville fordi man hele tiden ændrer på lovgivningen på dagpengeområdet i stedet for at

hvis vi havde set en regering der sidste forår havde lyttet

så var der forhåbentlig nogle mennesker der i dag stod med et arbejde og ikke i den sårbare situation som regeringens slingrekurs har bragt dem

mange af de mennesker der risikerer at falde ud af systemet vurderer venstre kunne få job hvis venstre

retning som har skubbet arbejdspladser ud af landet som har gjort at vi i dag har en beskæftigelse der er otte tusind personer lavere end den var ved regeringsskiftet vi synes faktisk det var en rigtig dårlig idé at regeringen satte skatter og afgifter op ikke bare med den første finanslov men også med den anden finanslov sammen med enhedslisten fordi det er med til at presse vores konkurrencekraft

rigtig dårlig idé at man har femdoblet no

hvordan man kunne skabe flere arbejdspladser

små og mellemstore virksomheder så vi kunne få gang i beskæftigelsen ude i tømrervirksomhederne

og jeg forstår godt at er nogle mennesker der føler sig utrygge

at man ikke har vidst hvordan man skulle indrette sit liv

venstre vil gøre ved de udfaldstruede der

havde grebet ind var faldet ud af dagpengesystemet ville venstre have været i stand til at skabe job til dem

at regeringen forsøger at ride på to heste hvor man siger et og gør noget andet men samtidig tager man ikke den udfordring seriøst der er i det danske samfund nemlig at den nuværende regering sammen med enhedslisten har gjort at det for rigtig mange af de mennesker der i dag er ledige

er et kæmpestort problem når der er over fjortentusind mennesker på det danske arbejdsmarked

det ville have ødelagt min skolegang hvis vi var blevet

fru ellen trane nørby vil løse problemet for de mennesker der er faldet ud af dagpengesystemet ved at skabe job hvor mange job er venstre i stand til at skabe

og det er jo så fint der hvor vandene nok skiller er i forhold til viljen til så at være med til at skabe nogle gode rammevilkår for de arbejdspladser der er i danmark hvis vi skal ansætte flere i danmark

vi jo også nødt til at sørge for at de danske virksomheder er konkurrencedygtige så nytter det ikke noget at man har

har gjort at det økonomiske incitament der er til at tage et arbejde er blevet forringet og har gjort at mange af de skatter og afgifter man har sat op både

og jeg håber sådan set at det kunne være et

at enhedslisten også vil være med til at presse regeringen til at der skal gøres mere for at skabe job

som skulle kunne føre til at de her tredivetusind der er truet af at falde ud af dagpengesystemet kan få et arbejde i

de næste seks måneder og til allersidst

ikke kan huske at langt de fleste af de afgifts og

er sket de sidste to år er nogle som er blevet vedtaget

alle pegede på at vores største problem var at folk betalte for meget skat af den løn de fik og

at udfordringen jo ikke kun er her og nu udfordringen er at den regering vi har ikke har lyttet

dengang regeringen sammen med enhedslisten satte skatter og afgifter op

set ikke noget mål om at få en en flad skat som jeg ved at liberal alliance går ind for

ønsker sådan set generelt at få sænket de skatter og afgifter der gør at det er svært at skabe arbejdspladser i danmark at det er svært at få gang i den vækst

vi går ind for at man betaler lavere skat i bunden end man gør i toppen men vi går ind for en

ved at fjerne topskatten men jeg takker for svaret

hvis vi tager det forhold at det for mange mennesker ikke kan betale sig at gøre en ekstra indsats

det forhold at der både for en række personer og også for en række virksomheder er en meget høj marginalbeskatning

er kort og godt har det overhovedet nogen betydning for venstres holdning eller synspunkt i den her sag hvor mange der står til

faktisk op i at vi sikrer at alle mennesker i danmark får et bedre liv

mangler et arbejde at vi har et stærkt socialt sikkerhedsnet og at vi tager hånd om de problemer der er det betyder også at vi kan se at det for rigtig mange mennesker er et problem at

andreas steenberg er en del af har gjort at det for en stor gruppe ikke længere kan betale sig at gå på arbejde

en negativ motivation i forhold til at få et arbejde det er et rigtig stort problem og det er også derfor vi har peget på at vi synes at man skal gennemføre kontanthjælpsloftet og to hundrede og halvtreds timers reglen så vi kan stille nogle krav og så vi også kan sikre

de mennesker der mangler et arbejde hvad enten kontanthjælpsmodtagere dagpengemodtagere

falder ud af dagpengesystemet ikke nogen betydning for venstres politik i forhold til

de stillinger der er ledige i danmark matchet med de mennesker der mangler et arbejde vi har adskillige eksempler på virksomheder som ikke kan rekruttere arbejdskraft og at vi så for de seksten milliard kr vi hvert år bruger i vores beskæftigelsessystem

i vores indsats for at sikre at de mennesker der mangler et arbejde

får et arbejde det være sig kontanthjælpsmodtageren det være sig dagpengemodtageren

tiden fru ellen trane nørby tale om det her med at der er blevet lyttet for sent og der er blev lyttet for lidt men sagen er jo at efter det her møde

man har brokket sig for meget og man har foreslået for lidt konkret

reformere vores beskæftigelsessystem så vi bliver bedre til at matche de ledige med de job der er at få

som regeringens slingrekurs og manglende vilje til at skabe arbejdspladser i danmark

siddet og lyttet for vi har virkelig brugt tid på at lytte her lytte lytte lytte

virksomheder hvor mange konkrete job vil der blive skabt om fire og tredive dage til de her udfaldstruede mennesker ved

vi forhåbentlig ikke stået i den situation hvor slingrekurs og lappeløsninger har gjort at der er rigtig mange mennesker der står i en usikker

regeringen selv der i vækstpakken foreslog at når man

til fondseje skulle der være lempelige vilkår

er forskellen mellem at overdrage til fondseje

for beskæftigelsen i danmark og som ansætter tusindvis af danskere

som betyder at hvis man laver generationsskifte forsvinder pengene ud af virksomheden

de mange initiativer der kan være med til at skabe arbejdspladser i danmark

hvis regeringen ikke havde lavet det her initiativ

hvordan det kan være at der i regeringens oplæg til en dagpengereform står at der fortsat vil være mellem fire tusind og seks tusind personer der falder ud af dagpengesystemet det rækker sfs omsorg måske ikke til

med al tydelighed viser at det ikke er en hel og dækkende løsning

og varige løsning for de mennesker der mangler et arbejde er at sørge for at vi får gang i væksten det er at sørge for at der bliver skabt arbejdspladser så de kan få et job så de kan få nogle kollegaer så de kan få en fast ramme om deres hverdag

set det vi har arbejdet for al den tid vi sad i regering og har arbejdet for mens vi har været i opposition men desværre oplever vi en regering som ikke har den samme vilje til at handle i tide og til at sikre arbejdspladser i danmark

et andet syn i venstre

at sikre at alle de mennesker der mangler et arbejde

så forstå adskiller os fra sf

falder ud af dagpengesystemet man ønsker i hvert fald ikke at støtte regeringens løsning

at kunne rekruttere dansk arbejdskraft som ikke har haft mulighed for det før

hotelbranchen i dag er det konkret fårup sommerland som ikke har kunnet få danske afløsere

hvor man med lønninger på i gennemsnit en hundrede og fem og firs kroner i timen ikke har kunnet rekruttere dansk arbejdskraft vi ønsker at matche de ledige der er med et arbejde vi ønsker at skabe flere arbejdspladser i danmark vi synes regeringen har forsømt det at skabe arbejdspladser i danmark og

ser at beskæftigelsen er faldet det er derfor vi

at folk ryger hurtigere ud af dagpengesystemet og så skal man til gengæld få presset lønningerne så er det bare jeg spørger igen

alle de ting som fru ellen trane nørby har

til det der sender man en sms og så går

til gengæld ved vi at et højt omkostningsniveau et højt skatteniveau i danmark er med til at betyde at man gør danmark mindre konkurrencedygtigt og med til at presse

bliver mere konkurrencedygtige så de danske virksomheder kan skabe arbejdspladser i danmark både til de ledige der går på dagpenge

ovre i to tusind og tretten og at der ikke ville være nogen sociale problemer ved at lave den dagpengereform som den daværende regering stod bag men det betyder åbenbart intet for venstre at de forudsætninger man lagde til grund

er meget meget kort svaret til de udfaldstruede

og hop så kort kunne fru ellen trane nørby gøre det ingen konkrete svar

på hvad regeringen vil bruge frem til to tusind og tyve og hvad venstre vil bruge i

på om sundhedsområdet og ældreområdet er blandt de

vil følge med udviklingen men hvor man vil skære ned for at få råd

vi har truffet fordi vi går mere op i at få skabt arbejdspladser til de mennesker der mangler et arbejde få skabt gang i hjulene i danmark sikre at der kan komme flere ud på arbejdsmarkedet så de

det at skabe arbejdspladser i danmark det er jo et af de problemer der er

ønsker at gøre noget for at vore danske virksomheder kan ansætte flere i danmark kan være konkurrencedygtige at de kan eksportere mere at de kan gøre sig på på verdensmarkedet

er et af de områder hvor der er en meget meget klar forskel

og sige at regeringen er ligeglad med om man skal skabe arbejdspladser eller ej

hen noget vås men vi kommer her ind til noget interessant og jeg er

at vi kom en smule videre i

venstres politik er hvis jeg forstod svaret

også var omfattet af nulvækst også på trods af at der blev dyrere behandlingsformer og flere ældre

bruge en krone mere på de områder det var sådan jeg

ud af pengene hvis man tager sundhedsområdet som et eksempel

fra to tusind og et til to tusind og elleve lykkedes at lave en produktivitetsforbedring på sundhedsområdet på tre og tyve procent det viser jo at man kan få mere ud af de penge

bruger i fællesskab og regeringen selv har skrevet ind i sin

og tyve plan at man vil moderniseringer

jesper petersen mener at det kan lade sig gøre som socialdemokrat

derfor handler det jo om hvordan vi prioriterer vores ressourcer hvordan vi sørger for at vi får mere ud af de ressourcer vi bruger

lave en folkeskole bedre inden for

er omkring tredivetusind mennesker som står til at falde ud over to årsdagpengegrænsen alene i år jeg tror at det er rigtigt at rigtig mange af dem har følt sig enormt utrygge da vk regeringen lavede dagpengereformen

sagde vk regeringen at det ville være to tusind fire tusind ekstra årligt der røg ud af dagpengesystemet nu kan vi så konstatere at det er omkring tredivetusind der står til at falde ud altså bare i det her halve år vi står over for mit spørgsmål til

er ret simpelt nemlig mener venstre

ser hvad der sker når man bruger for mange penge og ikke samtidig sikrer at der også kommer penge ind til samfundet at der bliver skabt arbejdspladser at man ikke får gældsat sig bliver de menneskelige og økonomiske omkostninger langt større end de udfordringer som vi har i danmark det betyder jo ikke at vi bare skal sige at der er nogle mennesker vi ikke skal hjælpe det skal vi vi skal hjælpe med at sørge for at de får et arbejde det gør vi ved at skabe flere arbejdspladser det gør vi ved at sørge for at de bliver matchet med de ledige stillinger der er det gør vi ved at sørge for at de seksten milliard kr som vi bruger i vores beskæftigelsessystem hvert år

bedre mere målrettet og mere effektivt

det må venstres ordfører da kunne svare på det burde ikke være nødvendigt for venstre at tale uden om det spørgsmål

er et meget simpelt spørgsmål der burde kunne komme et ja eller et nej

en succes ja

når vi tager ansvar for det danske samfund når vi gennemfører reformer også selv om reformerne ikke altid har været lige populære

for at fremtidssikre vores velfærdssamfund

kommer vi ud i de samme problemer som andre lande er kommet ud i og det har nogle langt større økonomiske og menneskelige omkostninger end de udfordringer som vi står over for

man kan sige at hvis enhedslisten og sf og s havde fået deres vilje dengang tiderne var bedre økonomisk set så havde danmark i dag stået i en helt anden økonomisk

som i dag gør at vi står relativt godt set i

det interesserer jo os herinde hvad nulvækst betyder og jeg tror

det interesserer vælgerne jeg tror det er finansministeriet der har regnet på at

fru ellen trane nørby mener at at uddannelsesområdet skal omfattes af nulvækst

skal det omfattes af nulvækst skal uddannelse

det handler om hvordan vi bruger vores penge bedre og når vi nu tager uddannelsesområdet som ordføreren spørger til så er den folkeskolereform som vi sidder og forhandler nu jo et meget godt eksempel på at et flertal af partier herinde har

at vi kan få mere undervisning og at vi kan få bedre undervisning til vores børn

vi ikke har en sjettedel af eleverne som forlader folkeskolen uden reelt set at kunne læse og regne og som dermed mangler nogle af de kompetencer og nogle af de færdigheder som de har brug for i deres videre liv og arbejdsliv

at man kan bruge ressourcerne bedre det betyder jo ikke

ikke bliver nogle områder der skal opprioriteres andre områder hvor man kan sige at vi så tage tage fat men det er en diskussion som jeg sådan set

hvor man har skåret ned på su systemet

folkeskoleområdet og til at man nu

en slat penge derfor synes jeg simpelt hen at fru ellen trane nørby skal komme en smule ind i debatten og så sige klart skal de offentlige udgifter omfattes af venstres nulvækst eller er der noget der falder uden for

bruge pengene på at prioritere at der bliver skabt vækst i danmark og at der bliver skabt arbejdspladser

det så vi også under vækstforhandlingerne hvor vi ønskede at sikre en lavere forbrugstakst i det offentlige for at vi i stedet for kunne tage flere vækstinitiativer som kunne skabe flere arbejdspladser her og nu til de mennesker der mangler et arbejde det havde regeringen ikke viljen til det har regeringen sikkert heller ikke viljen til fremover

det der skiller os vi vil skabe flere arbejdspladser i danmark og det

ud af venstre i forhold til om der er nogle områder

friholdes fra nulvæksten eller ej

at der ordføreren selv har også været inde på at der er nogle områder sundheds og ældreområdet bla

som venstre gerne ville opprioritere anerkender venstre overhovedet at hvis man vil have

nogle områder fordi der er demografiske udfordringer

vi har den politiske ambition at der er flere unge der får en uddannelse men det ændrer ikke på at vi mener at man kan bruge

på sundhedsområdet hvor vi havde en produktivitetsstigning fra to tusind og et til to tusind og elleve på tre og tyve procent

samtidig fik ventelisterne ned fra halvfems dage til

vi samtidig sikrede en bedre patienttilfredshed blandt andet i kræftbehandlingen og sikrede en bedre behandling

ikke skal prioritere det skal har vi sagt klart og tydeligt men det virker mest af alt som om regeringen ikke har viljen til at prioritere og man kan jo sige at når regeringen på nuværende tidspunkt kører med nulvækst

en så stor bekymring for regeringspartierne

regeringen har lagt frem fem og tyve milliard kroner skal man dog finde et eller andet sted og nu

det kan vi jo alle sammen være enige om

skal være underlagt nulvækst

penge på at skabe arbejdspladser i danmark vi ønsker at bruge de penge på at skabe bedre rammevilkår for at man kan ansætte flere i danmark

at vi kan afskaffe nogle af de byrder der i dag betyder at danske arbejdspladser rykker til udlandet

derfor vil vi prioritere anderledes end socialdemokraterne vil vi vil prioritere danske arbejdspladser mere end vi vil prioritere at gøre verdens største offentlige sektor endnu større vi mener sådan set at den offentlige sektor

hedder åbenhedspjank det er i forbindelse med debatten om en ny offentlighedslov og der har venstres

selvudråbte frihedsminister udtalt

at åbenhedspjank er vildt overdrevet

man ønsker at den politiske proces skal foregå i zoologisk have hvor alle kan følge med

den offentlige forvaltning er åbenbart udtryk for et cirkusdemokrati

at at vi har et cirkusdemokrati i danmark og hvis det er tilfældet er den nye offentlighedslov så bare et enkelt skridt på vejen eller har venstre

få magten igen tænkt sig at lukke

alle også kan gå ud af døren og ligesom sige at ok vi gav

men vi lavede et kompromis som gør at vi kan komme videre

er godt for vores samfund kræver det også at der ikke altid er fire og tyve timers dækning af det hele at vi skaber et tillidsrum den nuværende offentlighedslov er alle enige om er forældet så har der siddet en kommission i syv år som er kommet frem med et nyt forslag til en offentlighedslov det har regeringen

evalueret om tre år men grundlæggende mener vi sådan set at det kommissionen er kommet frem

er et bedre bud på en offentlighedslov som sikrer gennemsigtighed

man kan kigge magthaverne over skuldrene

tillidsrum så vi kan lave politiske aftaler der kan bringe danmark fremad

nogle gange er det et tillidsrum det skifter lidt

forklare os hvor hvor

har ført til problemer i lovgivningsprocessen

er omgærdet af åbenhed eller ikke er omgærdet af åbenhed ligesom vi på det område

er gået fra at vi forholder os til apparater til at vi i dag siger at tingene er teknologineutrale kan man sige at offentlighedsloven går fra at den er defineret af strukturer til at det nu i dag handler om dokumentet og

det det bedste bud på hvordan vi kan modernisere en offentlighedslov hvor vi fortsat skaber mulighed for at man kan kigge magthaverne over skuldrene

på hvad man vil gøre for de tredivetusind der om fire og tredive dage falder ud af dagpengesystemet intet konkret svar har vi fået

nulvækst hvor er det de tre og tyve milliard kroner ikke skal bruges ellen trane nørby kan vi ikke få nogle klare svar på det

folk sidder derude og godt vil have at vide at hvis der skal være for tre og tyve milliard kroner mindre vækst i den offentlige

ikke stille bare ét konkret spørgsmål som jeg håber at ordføreren vil svare på er sundhedsområdet er sygehusene undtaget fra venstres ønske om at indføre en nulvækst i den offentlige sektor skal der være nulvækst i sundhedssektoren

ikke milliarder der skal komme nogle steder fra

milliarder som vi politisk skal beslutte om vi vil bruge til at gøre

som gør os i stand til at tage vare på dem der har behov for at få omsorg

på uddannelsesområdet eller det er på de andre områder hvor vi løser opgaver i fællesskab

vi bruger inden for den offentlige sektor og de her mange milliarder adskiller venstre

vi vil i stedet for bruge de milliarder på at skabe arbejdspladser i danmark så vi kan sikre at de mennesker der mangler et arbejde

vil have nulvækst det betyder at der er masser af milliarder kroner der ikke kan bruges i den offentlige sektor er sundhedssektoren undtaget fra venstres krav om nulvækst eller er sundhedssektoren ikke undtaget jeg ved jo at venstres finansordfører har sagt at sundhedssektoren er undtaget kan ordføreren bekræfte det er sundhedssektoren undtaget eller ej det må ordføreren da kunne

løfte fordi der er flere mennesker hvad enten det er på sundhedsområdet

på uddannelsesområdet hvor vi har den politiske ambition at der er flere unge der skal have en uddannelse det betyder at vi skal opprioritere men det betyder ikke at vi ikke samtidig skal vende hver en krone og se om vi kan gøre det bedre

fra to tusind og et til to tusind og elleve lavede vi en produktivitetsforbedring sundhedsvæsenet på tre og tyve procent

gæld i det offentlige på hundredvis af milliarder kroner og der er løbende offentlige underskud i år må det vist

vil venstre i den situation gøre hullet i de offentlige kasser større så unge mennesker

dem til at skabe arbejdspladser ved at sænke skatter og afgifter ved at skabe en bedre konkurrencedygtighed for danske virksomheder det en klar prioritering det er også den prioritering som jeg har diskuteret med mange af socialdemokraternes ordførere

hverken at eu reglerne bliver ændret eller at den regering som vi har lige nu vil være med til at prioritere anderledes så vi i stedet for at have et højere offentligt forbrug

det skal jo ikke være sådan at man finansierer lavere skatter i dag ved at sende en regning ud i fremtiden til fremtidens skatteydere så derfor står spørgsmålet jo ved magt

at gøre underskuddet på de offentlige finanser større med en

at få reduceret den gæld der var og som vi overtog efter nyrupregeringen på to hundrede og otte og tres milliard kr som vi også lykkedes med at få afbetalt så vi havde et nettotilgodehavende i udlandet på to og halvfems milliard kr da krisen ramte

vi kunne holde hånden under beskæftigelsen i danmark det er den politik der var vores politik i regering og det er også den politik vi ønsker at fortsætte når det handler om gæld men der er ingen tvivl om at når det handler om prioriteringer så vil vi hellere prioritere at sænke skatter og afgifter så vi kan skabe arbejdspladser end vi vil prioritere at

dage ville tyvetusind mennesker opbruge deres dagpengeret de fleste på grund af den brutale indfasning af de nye dagpengeregler som den tidligere regering besluttede og alle tyvetusind mistede deres job

lars løkke rasmussen havde ansvaret som statsminister i danmark det er derfor regeringen har fundet en løsning der sikrer de familier der stod i en uoverskuelig situation tryghed og noget at leve af dengang sagde vko at indfasningen betød at kun to tusind fire tusind mennesker ville blive ramt af den kortere dagpengeperiode og indfasningen af den hvis man kan tale om at ramme fuldkommen uden for skiven må man sige

er to tusind eller fire tusind det er tyvetusind mennesker så det er

men hvad siger man ovre fra venstre hvad siger herre lars løkke rasmussen manden der mere end nogen anden har ansvaret for disse menneskers situation ja venstre siger nej til regeringens løsning venstre siger

sikre forsørgelse og tryghed til de mange familier hvor mor eller far stod til at opbruge dagpengeretten på grund af indfasningen af regler vko lavede spørgsmålet er hvad vil man så gøre hvad vil venstre hvad vil herre lars løkke rasmussen så gøre for de arbejdsløse hvordan vil han sikre at tusindvis af mennesker ikke står uden noget at leve af hvad er venstres svar til de arbejdsløse

til gengæld har der været masser af kritik fra venstre

men hør nu her vi har sat os for

styrke danmark så vi kan tage nogle grundlæggende skridt væk fra krisen politisk lederskab handler om at tage ansvar og vi socialdemokrater tager ansvar for at styrke og gennemføre forandringer og reformer hvor alle kommer med også selv om det giver knubs til os undervejs for når vi forandrer danmark gør vi det på en måde

til partierne ude på højrefløjen til venstre de konservative liberal alliance dansk folkeparti vil

vi skal ikke tilbage til den brølende bobleøkonomi med boligbobler der brast rundtomkring i danmarks byer champagnebobler der svævede helt op i tynde luftlag sammen med millionskattelettelserne på direktionsgangene

i gang med støt roligt og sikkert at bringe danmark væk fra krisen det er et langt sejt træk her i år styrer vi landet fri af den eu henstilling

tænk sig at komme på eus advarselsliste og få ordrer fra bruxelles om at stramme op på økonomien

det er ikke sydeuropa vi taler om

ikke tilbage til igen

venstres formand herre lars løkke rasmussen jeg kan forstå at

ret skal være ret han skal også senere ud og blive afhørt af den kommission han selv har nedsat

bedst i dag det betyder så at vi har rundet fem hundrede og fem og tres dages fravær på den her talerstol for oppositionens leder det er alligevel en imponerende bedrift af den mand som venstre godt kan lide at kalde danmarks moralske statsminister dagen er stadig ung debatten er lang jeg tror godt vi kan nå at han kommer herind går op på talerstolen i anden runde men på den anden side når man kender herre lars løkke rasmussen

ved man også at der er overhængende risiko for at han tager sig en øvdag når han kommer hjem fra vidneskranken jeg forlanger selvfølgelig ikke at lederen af oppositionen skal stå heroppe

altid i tide og utide han behøver for min skyld ikke engang at tage alle de store debatter det er helt fint at skiftes

da hun en sjælden gang til afslutningsdebatten for fire år siden overlod det her

var det ikke ligefrem noget man lod gå upåagtet hen hos vko partierne

nede at læse i referatet daværende statsminister lars løkke rasmussen var hård i kritikken og fremhævede vi er i rigets fornemste debatsal som han sagde og de af os der var til stede i salen den aften vil også kunne huske

temperament da hun tog ordet og kaldte det umådelig slapt

helle thorning schmidt tog langt de fleste af de store debatter fra talerstolen indtil videre har herre lars løkke rasmussen som oppositionsleder ikke taget en eneste uhyrligt

i rigets fornemste debatsal døm selv jeg mener at tiden er løbet ud for venstres taktiske gemmeleg tiden er løbet ud for at blive mopset hvis man bliver stillet et kritisk spørgsmål på tv og tiden er i den grad løbet ud for søforklaringer om en til lejligheden opfundet forskel mellem holdninger og standpunkter hængekøjen kan simpelt hen ikke bære

herre lars løkke rasmussen drop den politiske dovenskab kom op og fremlæg venstres politik vi mangler svar til de tusindvis af familier der stod til at blive ramt af vkos indfasning af dagpengereformen venstre er imod vores løsning javel men hvad er venstres eget svar vi mangler svar på hvad venstres nulvækst i det offentlige vil betyde vi har lige hørt at venstres ordfører ikke kom med et eneste konkret svar

i kernevelfærden hvad er det for en del af kernevelfærden der skal skæres væk når venstre vil svinge kniven og vi mangler svar på hvad venstres store plan er når nu vi kan forstå at en vækstplan til to og halvfems milliard kroner til produktionsdanmark er en

måske siger netop det her noget om hvorfor der er forskel når en regering ledes af en socialdemokratisk statsminister

en venstrestatsminister hvor venstre fralægger sig ansvaret tager vi ansvar og finder en løsning hvor venstre laver reformer der river tæppet væk under folk laver vi reformer

sætte tryghed over styr hvor venstre vil have reformer der skærer ned på fællesskabet skærer ned på velfærden laver vi reformer der styrker vores fællesskab bevarer vores velfærd

et folketingsår hvor regeringen har lavet reformer for at flytte danmark fremad for at skabe arbejdspladser for at skabe grobund for ny vækst vi har lettet skatter og afgifter på danske virksomheder så der bliver bedre vilkår for at skabe nye job lige her i danmark vi har løftet niveauet for offentlige investeringer så vi kan forbedre skoler børnehaver veje og jernbaner og samtidig holde hånden under tusindvis af arbejdspladser vi har fastholdt en økonomisk ansvarlig politik der sikrer at arbejdspladserne bliver i danmark vi har lavet reformer af su så de unge får en hurtigere vej igennem uddannelsessystemet og ud til et arbejde

reform af kontanthjælpen så det skal være slut med at unge bliver ladt i stikken og hænger fast på offentlig forsørgelse

vi fremlagt et udspil til et løft af folkeskolen der skal sikre at vi får de svageste med og de dygtigste

at hvis vi skal styrke

vi have modet til at forandre og forny det med tryghed og fællesskab

socialdemokraterne de radikale sf og enhedslisten

at de borgere der ville opbruge deres dagpengeret på grund af de ændrede dagpengeregler nu sikres forsørgelse i en periode på op til fire år folketinget opfordrer på den baggrund regeringen til at fokusere på at skabe nye arbejdspladser i danmark blandt andet igennem en ambitiøs grøn omstilling og dermed sikre et danmark

rasmussen som statsminister lavede en dagpengereform var nettoledigheden ved den første dagpengereform tretten procent nettoledigheden ved den anden dagpengereform var ni procent da vi lavede en dagpengereform var bruttoledigheden seks procent

kan sige noget om hvilket tidspunkt ledighedsmæssigt

hvordan var det nyrupregeringerne indførte arbejdsmarkedsreformer de gjorde det præcis med tryghed så indfasningen af de dagpengereformer som man lavede

med nyrup i spidsen var en indfasning med tryghed og hvis venstres ordfører ser efter i den aftale regeringen har

kunne finde ikke en fuldstændig omkalfatring af det men

og stort set også samme tidshorisont

vi sikrer at de mennesker som vil blive ramt har god tid til at indrette sig efter det

en dagpengereform da bruttoledigheden var omkring seks procent

en dagpengereform var nettoledigheden tretten procent da dagpengereform nummer to under nyrup rasmussen blev

en dagpengereform men vi kan ikke få noget svar fra socialdemokraterne

skal være når socialdemokraterne gennemfører dagpengereformen

socialdemokraterne ønsker at dagpengeperioden skal være

man så se den daværende finansminister claus hjort frederiksen sige timingen er perfekt nu svinger folk dankortet igen

krisen slut det var det venstre

indfasningen var alt for brutal det er tyvetusind mennesker vi har at gøre med og det er dem vi nu

regeringens foretrukne samarbejdspartner her i folketinget det var i hvert økonomiministeren sagde her i weekenden

om det ikke passer det andet spørgsmål jeg vil stille herre

ikke den reform hvor man tager i tusindvis af kroner hver måned fra fattige danskere samtidig med at man letter

selskabsskatten er det ikke det som

sådan fungerer det brede samarbejdende folkestyre derfor forhandler vi

at der er lavet solide aftaler

om han ikke er enig med mig i at det regeringen har aftalt med venstre er at tage penge fra fattige unge mennesker på kontanthjælp i tusindvis af kroner hver måned og også fra fattige familier og sørge for at de penge bliver brugt

med resten af europa men vi skal være vakse ved havelågen og være klar til at handle det vi kan se er at blandt de unge langtidsledige er ni

en erhvervskompetencegivende uddannelse

sidde på hænderne og kigge på det nej der skal da handles

og sikrer at de mennesker kommer over i uddannelse

komme ind på arbejdsmarkedet det er jo det bedste man kan gøre

et spørgsmål bare for at blive klog på hvad den socialdemokratiske politik egentlig

i forhold til dagpengesystemet generelt

gå ud fra at dansk folkeparti vil stemme

solidarisk med de arbejdsløse og hjælpe dem

fandt på en nattetime ovre i finansministeriet

se på det men vi har sagt til kommissionen at det skal ske inden for den samlede

som parti tilhænger af en dagpengeperiode der er længere end to år når jeg spørger er

fordi man gik til valg på en dagpengeperiode der var længere end to år man har efterfølgende arbejdet ud fra at dagpengeperioden er to år og nu putter man det i en kommission der skal undersøge det det er

som partis holdning til det mener man at vi skal have en dagpengeperiode der er længere end to år eller mener man ikke at vi skal have en dagpengeperiode i danmark er længere end to

thulesen dahl før forrige valg og under sidste valgperiode garanterede

til at ske noget med dagpengeperioden

ændres alligevel har vi fået at vide af df

og tretten det er sådan at man oprindelig skønnede en vækst på en

procent fuldkommen uden for skiven

det man kan sige om regeringens forhold til dansk økonomi og regeringens evner til at forudsige hvordan det vil gå

at være så meget uden

som vurderer landenes troværdige økonomistyring der er tre lande danmark er et af dem danmark er et af de lande som vurderes allerhøjest

også læse dem alle kreditvurderingsbureauer der er anerkendte

have spurgt finansordføreren for det virker jo

forstår spørgsmålet jeg spurgte til væksten jeg spurgte ikke til kreditvurderingen

er den største af alle hvis vi ser på

om regeringen regeringen tror så

for skiven synes man

at lave en politik der giver minusvækst

under beskæftigelsen for at sikre ny vækst men vi er selvfølgelig placeret i en region som

det bedste bud men det er selvfølgelig under påvirkning af hvad der

over det næste år vil kunne bevæge os fremad

især fordi økonomi handler om mennesker men der er altså ting

vi skal sætte endnu højere

mindst vores soldaters sikkerhed når de er ude i spændte konflikter som tilfældet er i afghanistan og der synes jeg desværre at vi er nødt til at tage fat i den omstændighed at at regeringen nu har besluttet

vil gøre i samarbejde med enhedslisten enhedslisten som har det erklærede mål

have nedlagt militæret fordi man som man skriver i sit program mener at vores militær er kapitalismens håndlangere finder socialdemokratiets politiske ordfører det rigtigt at fratage vores forsvarschef kompetence i samarbejde med det parti der mere end

at sende danmark i krig i irak på det smallest mulige grundlag her i

effektivisere og modernisere forsvaret

og derfor har jeg fuld tillid til at den løsning der er fundet

tættere på ministeren og forsvarschefen tættere på ministeren ikke kun er rimelig og god

kompetence og nedlægge forsvarskommandoen med de store risici man udsætter danske soldater for når de i spændte situationer ikke længere har en forsvarschef der har den fulde kompetence den fulde ledelse

og er det sådan at den politiske ordfører er helt tryg ved at man nu har bundet sig

at organisere forsvarets ledelse i samarbejde med det parti i det her folketing der mere end nogen andre er fjendtligt stillet over for vores militær én vil have det nedlagt er det ikke sådan at socialdemokratiet nu gør sig til håndlangere for enhedslisten

den militærfaglige rådgivning af

siddende minister og regering for mig at se er intakt og

en mere desperat og dybest set

plat tale end den vi kunne lytte til jeg håber danskerne hørte venstres ordførers tale og så den der lige er blevet lanceret og hvor der var forskel på om man koncentrerede sig om det man ville

at løbe tør for tid er det så en bekymring man har for den enkelte eller er det antallet man er bekymret for er det matematikken eller er

venstre sad i regeringskontorerne og som har kæmpet for at komme ind igen men hvor det ikke er lykkedes

menneskes skæbne som har gjort indtryk på mig

med hvor stort samfundsproblemet så det tror jeg må være det som som vi alle sammen har en

deres historie men selvfølgelig også se på tallene så

de så ikke holdt møder med herre magnus

enorme forargelse fra et parti der gik til valg på at ville forlænge dagpengeperioden og lader være med at gøre det nu skal vi høre taler om hvor forarget man er på den enkeltes vegne og så ved vi at der fortsat er fire

seks tusind der falder ud men er det så fordi de glemte at holde møde

synet på de arbejdsløse jamen hvad er det jeg

vi skal gøre alt hvad vi kan for at hjælpe dem ind

gøre alt hvad vi kan for og så har vi en særlig gruppe nu som bliver ramt af en meget meget hård indfasning

særlige gruppe vi hjælper og det er den særlige gruppe som stadig ikke har fået noget svar fra venstre som synes at de holdt en god tale

nogle værre nogle og det var venstre hvorfor ikke fremhæve de gode sider man selv står for er det måske fordi man ikke har så mange gode sider eller hvor ligger hunden begravet

det kæmpemæssige problem vi i øjeblikket har ikke bare i eu men i en række lande hvor man

man giver relativt gode høje sociale ydelser men hvor der er nogle der rejser rundt i de europæiske lande og kan modtage de sociale ydelser uden faktisk at have betalt ind til dem over skatten og det er jo hele basis for vores velfærdssamfund

at hvis man skal have gavn af det skal man også forudgående have været blandt dem der betaler ind til det over skatten

i eu regi hvor man netop arbejder for at hegne de sociale ydelser ind så det ikke er noget tag selv bord for alle

man også opfylder pligterne og det er

kontanthjælpen bare at hæve kontanthjælp medmindre man er klar til

få noget at rive i få nogle arbejdskolleger

klar til at gå ind på arbejdsmarkedet i det sekund der opstår en mulighed for det

alle som modtager sociale ydelser

og dermed regeringen støtte de lande der kæmper for at hegne de her ting ind

kommissionen fra tyskland storbritannien østrig og holland er danmark blevet spurgt om vi vil være med har vi sagt nej har vi sagt ja ja er

socialdemokraterne enige i at vi har et problem der er nødt til at blive tacklet vil man bakke de lande op i eu der kæmper for

det er et problem hvis det er et problem

se på de tal og og undersøge hvad der er omfanget af det her problem jeg

regne ud at man fra dansk folkepartis

interesse i at puste det voldsomt op

se på om der er et voldsomt problem og hvis der er det så lad os da gøre noget ved det

mig at vi baserer vores samfund på ret og pligt og det gælder alle

der står på talerstolen men fordi peter plys i disneys film hundredemeterskoven simpelt hen ikke kan finde vej

hvor man egentlig gerne vil hen

også befolkningen ser regeringen i lige nu

ja eller nej

at vi har adopteret ting som vi nu står og kritiserer det

indfasningen vi nu har lavet om på men samtidig har vi også sagt

om den er skruet ordentligt sammen eller om man kan gøre det smartere

til det vil vi godt se på dem men det skal

for den samme økonomiske ramme så ved man hvad man har

vil her i politik vil jeg da lige citere salig svend auken

kæmpe for et solidarisk velfærdssamfund med frihed

arbejdsmarkedet jo sværere er det faktisk at få et job

familier pludselig blive ramt af den meget brutale

udanske måde at lave reformer på derfor er det vi har grebet ind og lavet en mere mild

halvfemserne under poul nyrup rasmussen vi siger hvordan kan vi gøre det på en måde

tredivetusind færre ansat

regeringen kom til

blodbad uden lige et blodbad uden lige jeg tror det ville være nogenlunde den form for retorik ordføreren ville have brugt

der kunne finde på at foreslå at der skulle være tredivetusind færre ansatte

jeg mindes nogen der foreslog det

udtryk for at at ordføreren mener at den offentlige servicesektor er blevet så stor at de flere penge der bliver hældt i den i højere grad gavner terapeuter og behandlere og læger og administratorer end det gavner klienter patienter og skatteborgere eller hvad man nu skal kalde

mener vi at en af vores styrkepositioner er at få sikret grøn vækst og at få genskabt de grønne styrkepositioner og vi mener at alle arbejdspladser også dem ikke mindst dem måske i vindmøllebranchen solcellebranchen

vi vil få skabt mulighed for en beskeden men

vi følge med befolkningsudviklingen altså følge med når der bliver flere patienter på vores sygehuse

ni og halvfjerds udtalte at den offentlige servicesektor er blevet så stor at de flere penge der bliver hældt i den i højere grad gavner terapeuter og behandlere

end det gavner klienter og patienter og skatteborgere

ved siden af at den nuværende regering har skåret ind til benet skåret tredivetusind ud af den offentlige sektor og massefyret folk har man hævet afgifterne med fem og halvfjerds milliard kroner

provenu altså undladt at gøre det så behøvede vi ikke have nogen registreringsafgift i det her land kan ordføreren ikke godt se

mener at vi skal fjerne registreringsafgiften for biler der bliver nikket

hvordan den økonomi skal hænge sammen i danmark

hvis herre lars løkke rasmussen skulle blive statsminister igen

grøn beskæftigelse det er vi helt enige i vi har bare oplevet nogle gange at

regeringen har afvist vores forslag på det område med henvisning til at eu har nogle krav

så sket det at at eu har sagt at danmark har råd og plads til

i går vismændene sige at danmark

at gøre meget mere for beskæftigelsen

borgmestre til enhedslisten

der siger at der godt kan gøres noget mere for beskæftigelsen

nu skal ud af den eu henstilling som den tidligere regering påførte os den har varet i tre år

jo komme en ny eu henstilling og så ville vi

skulle have have en meget meget stram styring lad os nu komme ud af den eu henstilling så vi kan føre politik på en ansvarlig måde

højeste investeringsniveau i tredive år så vi gør hvad vi kan men vi gør det på en måde som er inden for rammerne og som bevarer vores

vi har en enorm arbejdsløshed i almindelighed og ingen udsigt til at komme ud af det alle prognoser viser den forkerte vej det er jo derfor at eu siger at vi godt må gøre noget mere fordi vi trods alt har en solid økonomi det er derfor at vismændene siger at vi bør gøre noget mere

vismændene taler om måske at sætte gang for tolv milliard kroner

ikke forstå at regeringen ikke straks siger vi tager positivt imod de nye åbninger der er kommet i forhold til

økonomiske råderum for at få skabt noget beskæftigelse

vi gør det på en måde hvor vi sikrer at man kommer fri af utryghed fri af

der styr på tingene her har man fundet en opskrift ja

og ro i klasserne ro i klasserne er det der tales mindst om og

form for berøringsangst her vil jeg gerne høre ordføreren for regeringspartiet om der er massiv opbakning til at vi får indført ordentlig disciplin i klasserne i vores uddannelser generelt

vi ikke få udbytte og gavn af alle de gode tiltag vi tager

vil bare gerne have fuld opbakning til at vi får indført ordentlig

fra oppositionens side for at gå ind og lave en aftale men jeg håber at

også er klar til at gå ind

kompromis med nogle ting man havde med med spørgeren spørger

ro i klasserne jeg er selv far til

og hvor er det en fornøjelse at besøge

folkeskole hvor der er ro i klasserne og hvor betyder det meget for at de lærer at læse og skrive og regne for vi ved jo at

som kommer i skole uden at være forberedte uden

jo knebet meget med for regeringen men det kan være

bringer det her emne op om

er nogle af regeringspartierne der har meget stor berøringsangst

og som jo henviser til at så skal vi ind og have den sorte skole hvor man slår med kæp

det vi taler om og det er jo vigtigt at vi i fuld åbenhed står ved at uden ordentlighed uden ro i klasserne og disciplin

og vi ved at vores studerende er udfordret af vores nabolande og af andre verdensdele

hvordan får man ro i klasserne det er jo det afgørende jeg tror ikke at

central opskrift på hvordan man gør det

som far til til en pige i folkeskolen og noget

er faktisk at de af og til lige tager en løbetur

en løbetur rundt om skolen fordi nu trænger både drengene og pigerne faktisk til lige at få rørt sig lidt det er en fornøjelse at opleve det det er det de bruger

en udansk måde at lave reformer på mit spørgsmål er om det radikale venstre er med i den oprindelige aftale og om herre magnus heunicke i al almindelighed betegner det radikale venstre som brutal

det var indfasningen som var brutal det var indfasningen som var stik modsat af

vi havde ansvaret for at lave reformer i halvfemserne og det er indfasningen vi nu

det er indfasningen vi mangler et svar fra venstre på

hvordan kan det være at sf og socialdemokraterne accepterede en aftale

at man var så inderligt imod den var det for at få del i magten

venstremedlemmet så regeringsgrundlaget og hvad står der der ja der står jo at reformen står ved magt men at man ændrer på indfasningen og det vi ændrede konkret på til at starte med

vi udsatte indfasningen så har vi lavet akutpakker så

nu lavet en løsning for de tyvetusind mennesker

ellers ville stå helt uden indtægt på grund af indfasningen

selv har indført hvad er venstres svar

gang på gang den ene lille nedjustering efter den anden så man får nærmest indtryk af at tingene står stille eller måske er på kanten til ligefrem at køre baglæns hvad gør man så så melder man ud med brask og bram som start på de seneste forhandlinger at nu skal der skabes ethundrede og halvtredstusind

nye arbejdspladser

to tusind og tyve så er spørgsmålet hvor skal resten de cirka ethundrede og tredivetusind arbejdspladser komme fra

at få et svar på når man har lovet

betyder at det er mere attraktivt at placere sig i danmark og blive i danmark og udvide sin private produktion

nogle offentlige investeringer eller nogle

så vi får renoveret nogle almene boliger der virkelig trænger

vi får fyldt nogle ordrebøger der også virkelig trænger til at blive fyldt udeomkring udeomkring i danmark

fint og godt men hvad vi gør på den lange bane for at sikre konkurrenceevnen og sikre at det er mere attraktivt at investere i danmark er jo et langt

men der kommer en jobeffekt senere hen hvis vi følger en ansvarlig økonomisk kurs og sikrer at

det lyder næsten som om socialdemokraterne allerede er gået sukkerkolde

er svaret venter man simpelt hen bare på medvind på cykelstierne eller hvilke konkrete reformer

hvor jeg bor nemlig ardagh glass det eneste industriglasværk i danmark

de skal beholde genbrugsglasproduktionen altså flaskeglasproduktion i danmark

den her vækstplan er med til at give os de bedst mulige argumenter for

vest sagen hvor skat københavn holdt en praksisændring hemmelig med det resultat at en skatteyder blev idømt en år og ni måneders fængsel men vi har også set andre sager hvor skat nærmest truer folk vi har set at man har foretaget udlæg i advokatsalærer som borgeren skulle bruge til sit forsvar og vi har jo set at man forfølger sager sager

har tabt jeg vil gerne spørge den socialdemokratiske ordfører

retssager og og sådan er det den kan jeg umuligt

kommentere men overordnet set hilser jeg på alle områder debatter om retssikkerheden velkommen

skat holdt en praksisændring hemmelig det må dog trods alt kalde på andet end at man gerne vil have nogle debatter hvad agter ordføreren

over for skatteministeren som jo med samme begrundelse som ordføreren nægter

forklare hvad det er man har gang i

venstre har prøvet så rigeligt indtil nu

i stedet for fokusere på at der skal være retssikkerhed alle steder og hvis der er en debat der skal rejses om det

at høre i radioen at nu er der kommet en ny reform og der er skabt så og så mange nye arbejdspladser

ikke får noget arbejde og samtidig ser bilkorteger med

biler med polske nummerplader farte op igennem det sydlige sjælland og også

det sydlige jylland

den her berettigede forventning man har

arbejdsløses side når der er skabt nye arbejdspladser

som får glæde af de jobs der bliver skabt er det ikke en frustrerende situation også for

socialdemokratiet at se

år man sad som parlamentarisk grundlag og blev kåret som det mest magtfulde

løftet en finger for at bekæmpe social dumping

en finger i de finanslovsforhandlinger som gentagne gange kørte

en finger for at sikre at det her spørgsmål kom på dagsordenen nu kommer dagsordenen fordi regeringen i flere forskellige aftaler ikke mindst

med enhedslisten har sat det på dagsordenen og når vi så laver politiske aftaler for eksempel om

så sikrer vi at det foregår på danske løn og

har en kæmpestor arbejdsstyrke uden for landet der tager penge med hjem eller sender penge

er så optaget af det kan vi så også få en garanti for

sydlige europæiske lande

i eu systemet for at sikre

altså de af staten betalte anlægsinvesteringer

det man virkelig kan se en forskel på i udmøntning af de aftaler i udmøntning af de store infrastrukturprojekter som nu bliver fremrykket takket være vores vækstinitiativer for at holde beskæftigelsen

at det vi har gjort helt konkret helt konkret

løn og arbejdsvilkår og det er

er vejen frem og det var det jeg ville ønske at man fra dansk

side havde gjort da man havde bestemmende indflydelse over vk regeringen

men en forårsforkølelse har ramt mig så jeg udstyrer mig lige med

dernæst vil jeg sige tak til statsministeren for

og man får måske den mistanke at der har været nogle skriverkarle i gang

et råd kunne være at nogle af de ting som går igen i statsministerens tale faktisk i højere grad skulle være at genfinde i i statsministerens

når venstrefolk kom op på talerstolen som de første

kom så og fortalte om hvor forfærdeligt det hele stod til de roller er jo byttet om og det har vi også kunnet se i dag nu er det

regeringsmagten der prøver at fremhæve alt det gode og oppositionen der fremhæver alt det skidt jeg vil godt bryde

der er rigtig meget i danmark der går godt jeg synes

vi kan være glade for at der i danmark er en situation hvor

offentligt ansatte slider og slæber hver eneste dag på vores plejehjem og vores

sikrer at folk får en en ordentlig behandling og tingene glider i dagligdagen børnene bliver passet i børneinstitutionerne og skolelærere

på skolerne hver dag og underviser vores børn jeg synes

at vi faktisk også kan glæde os over det jeg glæder mig da også over at danmark er et af de få lande i verden der

at vi altså har etableret et samfund der økonomisk er kreditværdigt

omfang så vi matcher de bedste i verden

som som dansk folkeparti mand er rigtig godt derfor drejer det sig

sikrer de ting som danskerne er glade for og stolte

jo afgørende med den økonomiske situation på den ene side har vi en vækst der sikrer at alle

sikrer vi de danske værdier i en omskiftelig verden

til den økonomiske situation har vi jo en regering der kom til magten på et løfte om at man kunne bringe danmark ud af krisen

sørge for at der kom helt anderledes skub i den danske økonomi i forhold til

hvor man regnede med en vækst men det blev til to tusind og træls

det blev et et år hvor vi fik minusvækst på trods af at regeringen langt ind i to tusind og tolv regnede med at vi ville få en

fik vi et tilbageslag i dansk økonomi i to tusind og tolv men

kigget lidt på og fået regeringens vurdering af

det ser heller ikke særlig godt ud for

man har nedjusteret skønnet for for

altså nede på noget der er meget meget vagt og noget der står i dyb kontrast til det billede man forsøgte at skabe tidligere

kunne man rive danmark ud af den økonomiske krise

sørge for at der selvstændigt i danmark kom

jo skoset den tidligere regering for ikke at ramme plet i

hvordan tingene ville udvikle sig der må vi jo bare sige nu halvandet år inde i valgperioden at den her regering i hvert fald

gjort det ringere det må være dybt bedrøveligt

en tro på at man er meget bedre end andre og

den økonomiske situation er desværre skidt hvad skal der til der skal selvfølgelig

at der kommer langt større tryghed i danske familier

hvad der foregår noget af det der holder danskernes privatforbrug tilbage og dermed jo mindsker væksten

et positivt ord men ikke desto mindre

får folk til at tænke hvad mon der sker lige om hjørnet

sat sig i øget privatforbrug og det kunne have været en af vejene frem til at holde hånden under under den økonomiske

et svagt udgangspunkt jeg vil lige vende mig

blev regering at den ville videreføre den stramme udlændingepolitik man gav indtryk af at der ikke ville ske voldsomt meget på på det område jeg jeg må nok sige at det

gjort til skamme der er virkelig sket noget og det kan vi jo se på de tal der er for

en fordobling men noget der ligner

syv tusind asylansøgere i år det betyder at vi nu har de højeste tal for asylindvandring

lige så snart der kommer en socialdemokratisk ledet regering

hvad er det for en mekanisme der

være fordi den politik man fører faktisk har en betydning

fordi man sender det signal ud i verden

det blevet mere lukrativt og bedre at komme til til danmark

sige til regeringen antallet der kommer til danmark det har altså betydning for integrationen af de mennesker der kommer hvor mange der kommer for kan vi nå at integrere dem på ordentlig vis

ikke kan det fordi der kommer for mange for hurtigt

hørt socialdemokrater tale om at det her med antallet har betydning jeg ved ikke om det er sådan længere

her under debatten når statsministeren eksempelvis i sin tale siger

ord som vi meget hurtigt kan blive meget enige om men det afgørende er selvfølgelig

i de ord er det blandt andet også

der kommer her til landet kommer i et antal der gør at de kan nå at blive integreret så det ikke skaber fremtidige konflikter vi døjer stadig i det danske samfund med de udfordringer der er

den for store indvandring i nitten halvfemserne da socialdemokraterne sidst havde magten og nu kan vi så

at man stiller krav hele vejen

forældrenes ansvar med med ungepålæg som jeg kan forstå regeringen har skiftet kurs på om det er folkeskolen hvor unge skal opleve konsekvens og krav

i forhold til at vi stiller krav om at man deltager aktivt i samfundslivet og gerne også på arbejdsmarkedet og at vi også stiller krav

kan få dansk statsborgerskab

set det samme for os nemlig at det er godt at

de bliver mødt af klare krav og forventninger det tror vi øger

at vi ikke får værdikonflikter fremover jeg vil lige

jo rigtig mange ting om ældrepolitik og sundhedspolitik og vores soldaters indsats i afghanistan

en anden indfasning af dagpengereformen det

forhandlingerne det havde vi ikke mulighed for men det skal ikke gøre at

diskussion om social dumping og de lønmodtagere som bliver presset

mange østeuropæere til danmark og tager deres arbejdspladser eller presser lønniveauet

en diskussion som må tages på et helt andet håndfast niveau

kan blive en del af afslutningsdebatten i dag

det vil vi meget gerne lægge op til blandt andet

det initiativ som fire eu lande har taget og som kommer til debat

om nogle uger i eu kredsen det ville være et

statsminister som har sagt at han ønsker nulvækst når vi ikke ønsker nulvækst er fordi vi har en forventning om at vi får markant større politisk indflydelse

eksemplet med de dagpengejusteringer der sker selv om vi kommer med det klare budskab at vi meget gerne vil være med i forhandlingerne og finde en løsning til gavn for

engang inviteret med vi får ikke engang lejlighed til at komme ind til et forhandlingsbord og ytre hvad vi mener så alene det signalerer jo klart at

går efter indflydelsen og går efter at få skabt en regering i det her land hvor dansk

til vores sygehuse flere nye behandlingsformer og så videre

der vil være brug for at bruge lidt flere penge i den offentlige

mystisk at jeg så skal svare på på hvilke områder vi så accepterer nulvækst jeg kan da sige hvis

handler om for eksempel de ekstraudgifter regeringen er

vi jo sagtens finde nogle penge så der vil vi jo

virkeligheden isoleret set opleve hvis vi har indflydelse mindre udgifter

opleve at vi mener at vi kan spare penge som vi bedre bruger andre steder til gavn for danskerne så sådan nogle prioriteringer vil da selvfølgelig finde sted hvis hvis vi

når det kommer til opnåelse

vi aner jo ikke hvordan vælgerne vil stille sig vi aner ikke hvilket mandattal vælgerne vil give dansk folkeparti hvilken opbakning der vil være til de forskellige partier så det

sælge skindet før bjørnen er skudt giver vi os ikke af med vi har nogle klare politiske

vi selvfølgelig gøre klart også over for den

men det bliver jo den styrke vi får der så afgør vores kraft i forhold til det

arbejde og indflydelsen over for andre partier og det kan vi jo ikke sige noget om i dag

at

jeg tror den socialdemokratiske ordfører heroppe øjeblik siden blev spurgt om noget

til efteråret og da svarede han at de forhandlinger tog han ikke her

for tidligt og det var heller ikke stedet nu bliver jeg så bedt om lige at forklare hvordan vi vil forhandle

mere afhængigt af hvad vælgerne siger med en regering

vil få det efter et valg og hvilke krav vi vil

gå ind i en debat men jeg er en lidt kryptisk facon

forhandlingsforløb vil køre af stabelen

om to år eller måske seks år eller ti år afhængigt af hvordan vælgerne stemmer

om han kan huske at dansk folkeparti sagde at

lægge stemmer til forringelser af kontanthjælp og

de var de studerendes bedste venner hørte vi lidt senere skiftede man linje nu kunne man godt lægge stemmer til det hvis pengene gik til velfærd så endte det med at pengene ikke gik til velfærd men gik til noget helt tredje

skal forstå dansk folkepartis forsvar for velfærden

det man siger kun gælder indtil næste dag når det

dansk folkeparti støtter jo er et forslag til vedtagelse der ikke med et ord nævner at der er brug for at lave nogle forbedringer

nævnt behovet for at det kontanthjælpsloft som regeringen jo har fjernet

igen så det det billede af at vi ikke var parate til at diskutere kontanthjælp er forkert vi har

vi kunne få indflydelse på hvad pengene i givet fald skulle bruges til

ikke afvist at forhandle men vi har nogle klare ønsker til hvad forhandlingerne skulle dreje sig om og hvor vi gerne ville have nogle indrømmelser så markerede vi meget tydeligt at det vi

var det her med at man ville spare på kontanthjælp og

nedsætter regeringen den regering som herre per clausen jo støtter selskabsskatten med

det synes vi ikke om det var ikke det vi mente der var brug for i forhold til den danske økonomi nu vi mener det

den kobling ville vi ikke være med til og derfor blev forhandlingerne jo også delt op

også rigtigt at man sagde at

og at der ikke blev nogen velfærdsforbedringer at regeringen ventede tre dage med at gennemføre nogle yderligere velfærdsforringelser sammen med de andre

så en anden sag det var jo en venlighed over for herre kristian thulesen dahl men kendsgerningen er at man

den ene dag siger de at de ikke kunne drømme om at røre ved suen og næste dag

at han ønsker at få ændret reglerne omkring genoptjening

per clausen ind i forhandlingslokalet og så kommer han ud med en aftale hvor genoptjeningskravet ikke er ændret

begået løftebrud har han nu i virkeligheden lavet en aftale hvor enhedslisten havde stillet vælgerne noget i udsigt som de ikke leverer

det er bedre at de laver det her end at enhedslisten havde stået uden for en aftale

nu bliver gældende på den måde tror

lidt ens på den måde man

går til forhandlingsbordet på man siger klart og tydeligt hvad man gerne vil have så går man til forhandlinger

hvor langt man kan komme hvis det samlede resultat er tilstrækkeligt og ordentligt og som man gerne vil

to tusind og tretten havde vi en række ændringsforslag og der angav vi nogle

steder hvor vi ville spare penge og hvor vi så ville bruge

vi ville blandt andet bruge flere penge på sundhedsområdet vi ville bruge flere penge

vores ældre så der angav vi selvfølgelig i vores ændringsforslag

bruge penge på tilsvarende vis vil vi arbejde med finansloven for to tusind og fjorten når vi når dertil der vil vi selvfølgelig også

så skulle det finansieres af udviklingsbistanden derfor kunne det være lidt interessant at høre helt konkret fra dansk folkepartis formand kunne vi ikke få et bud på hvor mange penge

bruges på de forskellige områder sandheden er jo at man bruger pengene flere gange derfor kunne det være rart at få svar på hvad vil dansk folkeparti bruge de penge til

mange gange jeg må bare sige at det det vil være sådan at når vi kommer til til

blive indbudt af regeringen vi vil meget gerne deltage i forhandlingerne så vil vi selvfølgelig meget præcist angive

ligesom da vi gik til finanslovsforhandlingerne for to tusind og tretten da

vil det være derfor vil jeg gerne sige at i forhold til finanslovsdiskussionen til efteråret vil de flere penge vi vil bruge på et

dansk folkeparti allerede har været ude at bruge den givne besparelse på ulandsbistanden til mange forskellige for partiet tilsyneladende ædle formål herunder at

asylpolitikken som regeringen fører og udviklingspolitikken som regeringen fører

er meromkostninger årligt for over

milliard kroner en tusind fem hundrede millioner kroner det er ganske mange penge som den her regering har påført som ekstraudgifter på

også at hvis man skruer politikken tilbage til før september to tusind og elleve tilbage til til de tider der var så ligger der selvfølgelig muligheden for at spare

halv milliard kroner på de her to områder

så et politisk spørgsmål om man vil det eller ej

man kan bruge til andre ting derfor vil der selvfølgelig også fra tid til anden komme

bruge de penge til som det er i folketinget nu er der desværre ikke

finde de her penge til gavn for danskerne men der kunne jo ske det efter et valg at der ville være

i folketinget der ville være parat til at se på om man ikke kunne drosle de her udgifter ned igen på asylområdet og

som primært kigger på de store byer og ser om man kan få opbakning der men for dansk folkeparti er det vigtigt at det her land er et sammenhængende land hvor man også kan bosætte sig i forskellige dele af landet og ikke

omgivende samfund

vigtigt for os hvordan os hvordan transportmulighederne eksempelvis er mellem landsdelene selvfølgelig er det

ikke en ønskværdig situation at staten skal gå ind og betale penge eller nedsætte

bekymringen er til stede hos os

udfolde det men det er et meget meget stærkt ønske hos dansk folkeparti

taler meget om det her med kreditværdighed

det er vigtigt og det er selvfølgelig vigtigt så siger ordføreren også at dansk folkeparti ikke kan gå ind for nulvækst og ordføreren taler meget om velfærd men tror ordføreren ikke også at der er mange af dansk folkepartis vælgere som er af den opfattelse at velfærd måske også godt kunne være at man fik lov til at beholde lidt flere af de penge man tjente og

virkelig bør gøre en stor indsats for at få effektiviseret den offentlige sektor sådan

kan frigive nogle midler sådan at

og dermed give danskerne en højere levestandard hvis vi altså kan bruge det til at sætte

til det man af og til gør det til at det

gerne vil beholde flere penge i egen lomme så er spørgsmålet kan man effektivisere den offentlige

men men jeg tror bare at det er vigtigt at man forstår hvad man har med at gøre betyder det

sektor altså vismændene var inde på det sidste sidste efterår i deres rapport hvor de vurderede hvad der skal til for bare at have en neutral udvikling i den offentlige sektor når der kommer flere ældre

det er det vi er optaget af i det øjeblik der kommer flere ældre i vores samfund der kommer flere afledte sygehusudgifter der kommer flere behandlinger for eksempel på kræftområdet og andre

man godt operere med nulvækst et år eller to men

tro på at man kan klare det uden at der er en realvækst i den offentlige

det tror vi ikke man kan det tror vi ikke man kan det mener vi ikke der er noget som helst historisk belæg for

en stor udfordring men men der vil andre jo byde ind med at sige at det tror de godt man kan og så må de jo

er det vi tror det ikke derfor opererer vi i vores økonomiske politik med

at levere traditionel velfærd offentlige ydelser til deres borgere uden at bruge en lige så stor andel af deres landes samlede velstand på det og dermed kan de

som faktisk gør at velstandsudviklingen i de lande foregår på et højere niveau altså borgerne i de lande bliver

mener ordføreren ikke at det er vigtigt hvorfor skulle vi ikke kunne gøre det lige så godt som svenskerne

et fem procent lavere skattetryk jeg tror at de fleste danskere inklusive dfs vælgere også

vel ikke nogen naturlov at vi skal have den største offentlige sektor overhovedet og det er vel bestemt ikke ønskværdigt eller nogen naturlov at danskerne skal sakke bagud i velstandskapløbet

selvforståelse er at selvfølgelig er danskerne lige så rige

kan modernisere den offentlige sektor frem til to tusind og tyve for tolv milliard

lærerkonflikt man griber ind i

pådutter lærerne nogle bestemte

tror jeg bare at man må erkende at så

en stor del af de offentligt ansatte og folk på overførselsindkomster og

bare har sagt i skal bare levere nogle penge venner men man har ikke rigtig gjort sig umage med at fortælle hvor de penge

tolv milliard kroner skal findes ved moderniseringer i den offentlige sektor der synes jeg

hvem er det der skal levere de penge hvor er det de tolv milliard kroner

fru pernille vigsø bagge der bliver den første spørger derefter fru lisbeth bech poulsen

den treogtyvende september to tusind og tolv og jeg citerer jeg synes ikke der er tale om zigzag allerhøjest er der tale om zagzig på det tidspunkt hvor vi helst så at vi slet ikke skulle røre ved dagpengeperideon til at vi accepterer at gøre det

da vi lavede dagpengereformen i to tusind og elleve anerkendte vi

jo fuldt ud at det var et skifte i den politik vi stod for vi havde indtil det tidspunkt ikke argumenteret for at man skulle lave en dagpengereform

halvere dagpengeperioden men i den økonomiske

efterfølgende valgkamp og så videre

har taget den der diskussion så selvfølgelig har vi

en vurdering der var anderledes end den politik vi stod for før og accepteret en dagpengereform som vi indtil da ikke havde kæmpet for det er åbenlyst

gøre med hvordan den så indfases og det

man kan sagtens indfase en dagpengereform blidere

var lagt op til når man kan se de økonomiske omstændigheder tilsiger det og det er det der har været tale om

jeg godt tænke mig at få præciseret her

kristian thulesen dahl og dansk folkeparti under alle omstændigheder stemmer for en dagpengeperiode på to år vel vidende at det er en brutal indfasningsperiode som der bliver advaret imod og at de ændringer som herre thulesen dahl

var en realitet men man gjorde intet

danmark er i er behov for en blidere indfasning af dagpengereformen

en konjunkturafhængig dagpengeperiode

periode eller en konjunkturafhængig periode som

altså nu går ind for det dagpengesystem vi har med den indfasning der nu

er tale om med de seneste justeringer

man samtidig sagt at man vil have sådan en kommission eller et udvalg man skal kalde det der kigger på dagpengeområdet fremadrettet det kan man betegne som en syltekrukke eller man kan

sig klogere på hvad det rigtige dagpengesystem er hvis

tale om det sidste vil vi så i

os inspirere af det arbejde ja selvfølgelig vil

vil vi have en situation hvor der sidder nogle mennesker som regeringen har besluttet der skal og kigger på dagpengesystemet fremadrettet hvis de kommer med nogle rigtig gode ideer til hvordan dagpengesystemet

det kigger vi da på jeg går ud fra det er derfor regeringen har nedsat det her udvalg der skal kigge på dagpengesystemet

periode er nu som den er i dag og vi har

med ind som en del af sin økonomiske politik

det da pudsigt at man nu står her og lægger afstand til det det gjorde man efter valget det var det man

sad i tårnet i seksten dage og og blev enige om

at det man havde lavet der af småforbedringer var en fuldt dækkende løsning

ikke laves mere så kommer man nu og siger jo det skal der nok alligevel

set også argumenteret for så jeg tror bare

holde sig lidt tilbage når man i den grad

det her spørgsmål og i virkeligheden har haft en

herinde på christiansborg

studerende med kroniske sygdomme

at forhandle og så ser vi hvad de andre laver

indgået forskellige aftaler med den her regering når man går ind og forhandler

prøver man at få det bedste ud af det og ser om man kan få de forbedringer igennem der skal til for

vi har forhandlet det her det er fuldstændig åbent

har vi forholdt os til regeringens udspil det har undergået nogle forandringer

vi har prøvet at få nogle forbedringer i forhold til de krav som vi havde stillet op og som også reflekterer nogle af de ting som er i den pågældende annonce

det vores vurdering til sidst at det var bedre at vi var en del af en aftale og dermed også havde medindflydelse på hvad pengene blev brugt til

su aftale som så måske først var trådt i kraft efter et valg

hvor vi ikke ville være med så lod de det bare træde i kraft

det var bedst at vi blandede os og fik indflydelse på det selv om vi så også måtte æde nogle ting som vi ikke

reformen og man er blevet enige om et forlig

hårdere end det regeringen havde spillet ud med det man er blevet enige om er jo nogle opstramninger som

de elever og studerende som ikke går den lige vej igennem uddannelsessystemet

fra sine løfter og svigtede ved målstregen ved at sige ja

jeg mener at en række af de ændringer vi fik igennem

kunne blive diskuteret under folketingets behandling af

vi er blandt andet gået efter forbedringer for handicappede grupper i forhold til regeringens oplæg

også kigget på noget i forhold til husstandsindkomsten

for en indkomst man bliver relateret til når det når det handler om hvad det er for en

så det er bare for at sige at vi mener der er tale om nogle forbedringer i forhold til regeringens oprindelige udspil og derfor valgte vi at indgå forliget og så fik vi også indflydelse på hvordan pengene skulle bruges det havde vi heller ikke fået

at ordføreren er glad at regeringen nu har indført en arbejdsmarkedsydelse der betyder at danskere kan være på passiv forsørgelse i længere tid vismændene kom i

at flere danskere med den reform kommer ud af den

mener ordføreren at

i passiv forsørgelse og samtidig hyre flere udlændinge til at udføre arbejde i eksempelvis landbrug gartneri rengøring

ikke det er godt hvis der kommer for mange østeuropæere her til landet og tager de jobs som ellers skulle være besat af danskere eller østeuropæere der presser lønningsniveauet ned og

taler tryghed er det jo en bred vifte af tryghed der skal etableres men den tryghed handler

for nogle vilkår der er hvis væksten i samfundet så udebliver og man har en større risiko for at blive arbejdsløs

det er jo også en tryghed for mange danskere så for os handler det her med at vi gerne vil sikre et trygt samfund

både om at man har en god chance for at få et job men det handler altså også om

for nogle vilkår der gælder og der har vi i forhold til det det her med en arbejdsmarkedsydelse

bare vurderet at det at man laver en dagpengereform som nok er god for dansk økonomi på lang sigt

at man ikke kan indfase den på en måde der tager hensyn til den økonomiske situation landet er i og når vi har en regering der er mislykkedes

må nedjustere vækstskønnene gang på gang så har det selvfølgelig også en effekt i forhold til

end et midlertidigt instrument det ved vi jo for historien viser os at

betyder at så kommer der flere østeuropæere til danmark og arbejder

der er rigtig mange ting man kan gøre for at forhindre at der er så mange østeuropæere der tager danskernes

under debatten peget på at der faktisk er initiativer blandt andre eu lande der går på at sikre at

at komme til danmark fordi der er høje sociale ydelser

andre lande der siger at sådan nogle problemer har de også og det må

af vejene frem at vi støtter de initiativer og at vi

et ugebrev og i ordførerens ugebrev fra enogtyvende maj

da dagpengereformen i sin tid blev besluttet regnede vi med en større vækst i det danske samfund end realiteten har været

danske samfund hurtigere end der er kommet altså at der

hen ville komme en hurtigere tilbagekomst kan man sige efter finanskrisen end det der var tilfældet

hvor vurderingen var at der ville komme en større vækst i det danske samfund hurtigere

jeg også sagde i et tidligere svar her i folketinget i debatten i dag

kommer til på en baggrund om at man er bedre til at skønne vækst end den gamle og så har måttet nedjustere vækstskønnene stort set uafbrudt siden og

det vækstskøn havde betydning for forventningen til

danske samfund igen efter finanskrisen end det vi har

de sidste par år har regeringen jo hele tiden nedjusteret vækstskønnene for dansk økonomi så det er jo åbenbart noget som alle og

ledigheden det er jo en særskilt diskussion

jeg meget gerne komme tilbage til for nu har desværre fået brugt mine tredive sekunder beklager

var forventningen at der ville komme større vækst men hvad der jo er mindst lige så interessant er jo præcis det her med

om df regnede med at ledigheden ville falde forud for at man halverede dagpengeperioden altså regnede

den økonomiske aktivitet det medfører betyder flere arbejdspladser og dermed en påvirkning af de lediges mulighed for at finde et arbejde det vi siger er at når væksten udebliver når man nedjusterer skønnene for den vækst der er i samfundet

at virksomheder investerer mindre borgere forbruger mindre der er en mindre sandsynlighed for hvis

der er selvfølgelig den sammenhæng og derfor siger vi at når man nedjusterer vækstskønnene bliver man jo også nødt til at korrigere sin politik

bliver man da nødt til at sige at en dagpengereform som vi i hvert fald baserede på at der kom større vækst i samfundet

på en blidere måde end det der var udgangspunktet

på ethundrede og femogtredivetusind ledige vil være uændret frem til to tusind og fjorten så ledighedsskønnet er altså uforandret fra to tusind og elleve frem til to tusind og fjorten

at ledighedsskønnet var uforandret frem til to tusind og fjorten og alligevel vælger dansk folkeparti så at halvere dagpengeperioden

for os at der er en sammenhæng mellem økonomisk vækst i samfundet

at ledige har en seriøs mulighed for komme ud at finde et job det er derfor vi siger at når økonomi og indenrigsministeren nu igen nedjusterer skønnene for danmarks vækst så har det en påvirkning selvfølgelig har det det danmarks økonomi skrumpede samlet set sidste år

minusvækst sidste år hvis man vil påstå at det ikke har en effekt i forhold til lediges mulighed for at komme ud at finde et job så så begynder man altså godt nok at føre en ny form for økonomisk debat her i folketinget

var det jo sådan at mellemskatten blev fjernet den var på seks procent

er det så sådan at dansk folkeparti også på det tidspunkt igen vil begynde at sige at

hvorfor har man så lavet en mere ulighedsskabende skattepolitik oven på den hvorfor har man så ikke forsøgt at lave den om så den blev mindre ulighedsskabende hvorfor har man så bare sagt at den ulighedsskabende skattepolitik som man mener der var indtil valget to tusind og elleve

mere ulighed oven på med skattereformen fra sidste år det synes jeg da

til hvad vi gør efter næste valg kan jeg bare sige hvad dansk folkeparti mener hvad vi går til valg på

diskuterer vi det på baggrund af hvad vælgerne giver os af opbakning

sagt det før jeg er meget imponeret over de mennesker som allerede nu hvor vi

at tale om hvad der sker efter et kommende folketingsvalg men det gør vi ikke

og karakteriserer jeg refererer til ordførerens bemærkninger da beskæftigelsesministeren fremlagde sit forslag til en kontanthjælpsreform

var dansk folkeparti med til at fjerne kontanthjælpen for alle unge under tredive år de skal nu leve for fem tusind syv hundrede

enlig cirka det halve af hvad man har i dag hvis kontanthjælpsmodtagere over fem og tyve år lever i et såkaldt ægteskabslignende forhold

de blive modregnet besparelsen blev

på billigere øl og sodavand flere carporte og samtalekøkkener hos boligejerne nu spørger jeg bare ordføreren synes ordføreren det er en sympatisk og intelligent

den regering som enhedslisten støtter har valgt at bruge mellem fire og fem milliard kroner om året på at sænke selskabsskatten

derfor arbejdede vi også imod det og vi arbejdede imod at man sparede penge på kontanthjælpssystemet for at bruge dem på at sænke

det var usympatisk vi har brugt vores forhandlingskraft i forhold til kontanthjælpsforhandlingerne til at lave resultatet bedre end det der var udgangspunktet vi har selvfølgelig også været

i et politisk klima hvor der var et meget meget stort flertal her i folketinget som ønskede

fald partier der ønskede markant større besparelser end det der blev tale om

vi gjorde hvad vi kunne for at hale det i vores retning og da vi så samtidig fik indflydelse på hvad pengene skulle bruges til og de ikke blev brugt på selskabsskattelettelser så valgte vi

på hvorfor det er sympatisk at skære ned over for de grupper der har mindst hvis bare besparelsen går til billigere øl og sodavand og flere carporte til boligejerne det var det jeg spurgte om

er det vel rimeligt nok at jeg konkluderer at det er mundsvejr og falsk varebetegnelse når herre kristian thulesen dahl og dansk folkeparti fører sig frem som nogle der vil beskytte dem i samfundet

folk kan få arbejde i det her land

ejere og lejere har en større effekt på kort sigt det var regeringen jo ved at afskaffe med finanslovaftalen for to tusind og tretten med enhedslisten

den aftale vi er med i og det tror vi har en bedre beskæftigelsesmæssig effekt

handler jo om hvad det er man lægger til grund og

vil ske i fremtiden det jeg har sagt nu op til flere gange her i folketingssalen

er at for os at se er der en sammenhæng mellem økonomisk vækst i samfundet skabelsen af arbejdspladser

realistisk mulighed for at ledige kan bringe sig ud af ledighedskøen og finde et job hvis ikke der er vækst i samfundet

derfor var vi meget optaget af om det så ud til at der kunne komme vækst i det danske samfund igen nøjagtig ligesom den her regering påstår at været optaget af at skabe økonomisk vækst den har bare ikke gjort det sidste år havde vi minusvækst når væksten så udebliver i forhold til det vi havde lagt ind som

så har det også en afsmittende effekt i forhold til hvordan vi mener

vi har valgt at støtte det initiativ der handler om at indfase dagpengereformen blidere end det der oprindelig

altså det der gør at virksomhederne tør investere mere og tør

der bliver skabt arbejdspladser mindre derfor er det lidt afgørende at der er økonomisk vækst i et samfund realvækst i et samfund regeringen med økonomi og indenrigsministeren i spidsen har nu i de her halvandet år den her regering har siddet vedblivende nedjusteret vurderingen af økonomisk aktivitet i det her samfund sidste år

direkte minusvækst i år har man skruet det ned efter efterkommelse

i stå og det skal vi reagere på i forhold til tidligere beslutninger ved at indfase dagpengereformen blidere

reformregering en regering der arbejder benhårdt på at bringe danmark ud af krisen og skabe holdbar velfærd for alle og ruste os til fremtidens udfordringer

og færre på offentlig forsørgelse fordi vi mener at det er en grundlæggende værdi at kunne forsørge sig selv og få et nyt arbejde hvis man har mistet det man havde vi går reformvejen

som samfund

og det kræver at vi investerer i forskning og uddannelse

det kræver et moderne sundhedsvæsen og vi vil ikke have fattigdom og elendighed men muligheder og bedre liv og det kræver et rimeligt socialt sikkerhedsnet

med blokpolitikken det vigtigste er ikke hvem vi samarbejder med men hvad

er en vigtig del af regeringens reformkurs det er en fremsynet reform

grundlag for at vi kan øge velstanden

og sikre stabilitet i dansk økonomi der ligger meget frihed i at kunne forsørge sig selv

og være en del af et arbejdsfællesskab og regeringen har forpligtet sig til at gøre hvad

i lyset af de mange mange tusinde arbejdspladser

private sektor der blev tabt under krisen regeringen er samtidig garant for at reformer bliver gennemført på en forsvarlig måde

valgte at indføre dagpengereformen

afbøde den hårde indfasning det ignorerede vk

derfor lavede vi en langt mere personlig opfølgning for den enkelte ledige med akutpakken og derfor indgik vi aftalen om akutjob derfor gav vi mulighed for uddannelse på uddannelsesydelse på trods af at initiativerne jo hjalp nogle

på samme tid skulle finde en åben dør

endda med lang ledighed i bagagen

både personligt og økonomisk

det er ikke udtryk for vægelsind men derimod udtryk for at vi lytter

nøjagtig ligesom unge under uddannelse gerne vil have et job

på arbejdsmarkedet det er jo målet med at blive læge

at til en aktiv indsats på arbejdsmarkedet hvor man bruger det man har lært

af at genskabe væksten i den private sektor

og der findes ingen snuptagsløsninger på danmarks vækstproblemer

har langsigtede reformer og sikret en ansvarlig anvendelse af midlerne til bedre vilkår for virksomhedernes konkurrenceevne og for den private jobskabelse

den giver mulighed for at skabe ethundrede og halvtredstusind private arbejdspladser frem mod to tusind og tyve og den giver en tiltrængt hånd til beskæftigelsen i år og næste år

mere attraktivt at investere i danske arbejdspladser til gavn for både beskæftigelsen og væksten

på vejen mod fornyet fremgang og jobvækst vi forbedrer virksomhedernes konkurrenceevne og vi sætter danmark i stand til at udnytte opsvinget fuldt ud når konjunkturerne vender vi prioriterer

at have et arbejde

den her regering har skabt flere reformresultater på

end vko leverede på ti år

politisk retning med reformer og en ansvarlig økonomisk politik og vi tager ansvaret for konsekvenserne af den det samme kan ikke siges om forgængerne mangel på rettidig omhu i de gode år

til aftalen om vækstplanen

brede aftale indebærer naturligvis ikke at man skal være hundrede procent enige om alting og det udelukker heller ikke politiske drillerier det har vi opdaget

kopiere det for en fin lille aftale

af både erhvervslivet arbejdsmarkedets parter og de øvrige borgerlige partier

der kan trumfe de to og halvfems milliard kroner

og halvtredstusind private arbejdspladser som vækstplanen bidrager med

konstatere også på

oppositionspartiernes tilgang

af fremtidens velfærdssamfund og i særdeleshed når det gælder viljen til reformer det forekommer faktisk ret uklart om der vitterlig er fælles fodslag om at fortsætte ud af reformsporet hvis flertallet skulle skifte

en fin lille statsminister

men ambitiøse reformkurs

at skue ud i verden vi er altså ikke bange for

at vi bliver mindre danske af at anerkende andre nationaliteter derfor vil vi lovliggøre dobbelt statsborgerskab i danmark

vi anerkender at danmark

og i særdeleshed af europa

for dansk og europæisk erhvervsliv

vi tror på fremtiden vi tror på den enkelte

skabt bedre vilkår for virksomhedernes konkurrenceevne og den private jobskabelse ikke for reformernes skyld ikke for eus skyld men for samfundets skyld for menneskers skyld vi lytter

af dagpengereformen som skaber tryghed for de tredivetusind danskere der stod til at opbruge deres dagpengeret vi samarbejder med dem der vil

fru marianne jelved havde forudsat

de mange reformer der blev lavet under vk regeringen ikke bare de sidste par år

det var fire gange så stort som det den nuværende regering har leveret

radikale ordfører at radikale venstre gerne vil fortsætte reformkursen

som en del af trepartsforhandlingerne regeringen har jo nedjusteret sit reformskøn fra tredstusind til treogtredivetusind

vi også pris på og roste den tidligere regering for men den tidligere regering gennemførte også en række skattelettelser mens økonomien var overophedet man gjorde ingenting ved boligmarkedet

som en masse økonomer anbefalede at man ikke skulle gøre

ikke da krisen ramte var i stand til at modstå presset som vi ville have

i de gode tider da der var nok penge i kassen så spørger fru ellen trane nørby

henvise til både statsministerens og økonomiministerens udtalelse og sige

den har jeg hørt at ordføreren også har efterlyst og så vil jeg da glæde mig

boligejerne i det danske samfund

ordføreren taler så varmt om jo er nedjusteret fra tredstusind til treogtredivetusind er det det ordføreren betegner som at fortsætte reformkursen

har vedtaget og som nu skal ud og implementeres det er jo ikke sådan at det er her i folketinget og det er jeg sikker på at ordføreren giver mig ret i

på private arbejdspladser og virksomheder det sker

man ville få sig en fin lille statsminister jeg ved ikke

dermed mener at den nuværende statsminister er stor og grim

uenig i det synspunkt det synes at vores nuværende statsminister

altså statsministerens parti gik

at indrejsetallet nu ser ud til at blive det største siden

forklare om der for det radikale venstre er en grænse for hvor mange der kan komme ad gangen altså hvor hurtigt folk kan komme i forhold at

det var sådan set det jeg hentydede til

også være tilladt med lidt drilleri den anden vej

herre thulesen dahl som ædel ridder også kan bidrage til

udlændingepolitikken kan jeg sige at vi er noget så stolte af

en anstændig udlændingepolitik i danmark der betyder at

efter en periode får mulighed for at gå i skole bo og arbejde uden for asylcentrene

planer om at lave om på kriterierne for at søge asyl og at jeg desværre

kan gøre noget ved de ret grusomme krige

jo er en af årsagerne til at antallet af asylansøgere til danmark

en sammenhæng mellem den politik man fører og hvor mange der kommer

det andet jeg spurgte om var jo er der en grænse for det radikale venstre for hvor mange der kan komme til danmark i forhold til at

hvor mange vi kan modtage

nogle kriterier som vi har aftalt og dem har vi ikke ændret vi har ikke ændret de kriterier siden herre kristian thulesen dahl sad ved magten

der er i danmark og sidder med deres børn i et asylcenter og gerne vil gå i skole arbejde og lære noget mens de er her fungere som de mennesker de er

set en udmærket pointe jeg er ked af at det så bare refererede til noget politik jeg troede det var en generel betragtning men lad det være

i regeringsgrundlaget gør man jo meget ud af at beskrive at

økonomiske krise skal ske i sammenhæng det er jo rigtig godt og fornuftigt men hvordan hænger det så sammen med at regeringen her i foråret med venstre

har lavet en vækstplan som øger forureningen og reducerer motivationen til at spare på energi mens man jo ikke har haft tid til at gennemføre en ressourcestrategi en klimaplan

som stadig væk står fuldstændig uberørte i regeringens plan

meget problematisk set i forhold til den sammenhæng som regeringen antydede at der var mellem løsningen

med herre per clausen i at de her planer klimaplanen og ressourcestrategien

og de står ikke uberørte hen kan jeg love herre per clausen der er fuld gang i arbejdet og jeg regner stærkt med at det er det som vi skal diskutere

når folketinget kommer på arbejde igen i efteråret det

aftale med venstre to og halvfems milliard kroner er blevet nævnt som fører til mere forurening og gør det mindre attraktivt at spare på energien og så aftaler man at bruge en milliard kroner sammen med enhedslisten til grønne initiativer altså hvornår bliver det grønne prioriteret

til for vi vil gerne følge den grønne linje

jeg synes faktisk at partiet har markedsført sin klassiske dyd om vægelsind

hvor dagpengereformen blev vedtaget

at man skal gøre noget så det

føler intet vægelsind jeg føler

rigtig godt tilpas her jeg synes vi har fundet en god løsning som handler om

mennesker der lige nu samtidig skal ind på det danske arbejdsmarked det ser ikke ud til at det er muligt på fire og tredive dage at optage dem

meget hårde indfasning af dagpengereformen

var planlagt langsommere det betyder at vi kan sluse de her mennesker ind på arbejdsmarkedet langsommere

der som spørgsmål og svar et andet sted

nej vi er helt på linje med vismændene som anbefaler at dagpengereformen

af dagpengesystemet som vi har taget højde for

her dagpengereform ved tredjebehandlingen her i salen sagde at den indfasning som v k og o havde planlagt

i den her valgperiode fordi det får betydning generationer frem i tiden

tilføje noget osv men folkeskolereformen er vigtig det er så vigtigt at vi sikrer vores

tilstrækkelig viden kompetence og dannelse til at de kan klare sig i morgendagens samfund derfor er vi i det konservative folkeparti naturligvis meget optaget af at vi styrker sikkerheden for at børnene lærer noget

vil sige at vi styrker det at give standpunkter i skolen og at vi styrker afgangsprøven så vi er sikre på

bliver testet om man har lært det man skal er det radikale venstre enig i de

ordføreren i at vi skal kræve og blive ved med at kræve og at unge ikke kan komme igennem folkeskolen og skal bruge deres sommerferie på en ekstra eksamen vi synes ikke

på de her unge hvis ikke

kan komme igennem til ug men vi er fuldstændig enige i at i folkeskolen

også om at stille krav og om at

folkeparti mener at alle skal have topkarakterer men vi mener at det må være sådan at når der er noget der hedder en afgangsprøve

må den jo også have en betydning hvorfor skulle man ellers have den man må for det første sikre sig at det rent faktisk fremgår om man har bestået eller man ikke har bestået og det må vel også være sådan at det har en betydning for hvilken uddannelse man siden hen kan få så skal vi understøtte

som ikke har fået en tilstrækkelig god prøve så de får de kompetencer for eksempel til at tage en erhvervsuddannelse men er det radikale venstre ikke enig i at det må være sådan at folkeskolens afgangsprøve har en betydning og at det må være klart om man har

de kan læse skrive og regne som vi gør i dag

diskuteret lige nu mens vi er her der bliver forhandlet folkeskolereform jeg håber virkelig meget at vi kan finde en løsning sammen med ordføreren men jeg har også tillid til at det er lærerne ude i folkeskolerne der er bedst til at vurdere hvor langt de unge er og om

ikke når man er så høj og flot

det havde vi måske forventet fra enhedslisten men slet ikke fra det radikale venstre jeg må også sige at

det radikale venstre ikke har nogen problemer med at regeringens

reformambition er blevet halveret i forhold til den tidligere

og tyve plan jeg vil godt kvittere for den radikale ærlighed er det har man ingen problemer med det er ærgerligt

til to og halvfems milliard kr som vi har vedtaget blandt andet sammen med venstre handler om det gør den fortsat vi har også taget initiativer der skaber job her og nu men vi må bare se i øjnene og jeg ville da ønske at venstre ville gøre det samme

hvis ikke vi havde taget initiativer der gør at vi kan

på arbejdsmarkedet indfase dagpengereformen på en mere lempelig måde jeg synes faktisk det er mangel på respekt for de mennesker at venstre bliver ved med at tale om

kunne skabes et enkelt job mere for nogle milliarder når der er tredivetusind mennesker

står til at opbruge deres dagpengeret det er dem vi tager hånd om nu

enig med venstres ordfører i at det handler om at skabe job og

være rart med lidt af den her radikale ærlighed

man havde brugt dem på at forbedre konkurrenceevnen for det private erhvervsliv og skabe reelle job

den ærlige melding radikale venstre

løsning står jeg fuldt og helt inde for

som samtidig skal ind på arbejdsmarkedet

er glad for at vi indfaser dagpengereformen på en mere lempelig måde

hvad bevæggrundene er

det er væsentligt at høre ordføreren om regeringens økonomiske politik

bunder i at regeringen gør det nødvendige eller at regeringen træffer nogle klare

siger i weekendavisen tilbage i januar at dagpengereformen er gennemført og at der er et massivt flertal for den i folketinget

nødvendigt led i genopretningen af dansk politik

er et udtryk for politiske valg det

i berlingske forleden hvor økonomiministeren bliver spurgt finansministeren har flere gange henvist til at regeringen gør det nødvendige er det ikke din opfattelse næh for vi kunne jo have valgt at gøre noget andet sagde økonomiministeren så kan den radikale ordfører forklare mig

har ret er politik en bogholderiøvelse eller er det udtryk for politiske valg

den politik vi vil det kan jeg forsikre ordføreren om den står jeg inde for og det gør vi i radikale venstre og i regeringen mener vi den politik vi fører er nødvendig jamen altså

vi fører den økonomiske politik vi gør fordi vi gerne vil fremtidssikre danmark fordi vi gerne vil have at

til mine børn til dine børn

er den nødvendige det er den fordi økonomiministeren mener at det er den rigtige og så mener finansministeren at den er nødvendig tak for det

vi fører den politik som vi har skrevet i regeringsgrundlaget som regeringen gang på gang stiller sig i spidsen for den er rigtig god og den er også nødvendig for danmark for vi er nødt til at fremtidssikre danmark

mener ordføreren så også at det er ansvarlig politik

tilbage i december måned hvor der blev indført en lovgivning som desværre indeholdt et hul som firmaer nu kan udnytte til at få udbetalt støtte

mener ordføreren at det er ansvarlig politik at undlade at lukke et hul som man er

og energipolitik og det er jeg rigtig glad for og at han har handlet

vi havde og har ageret og lukket det her hul i lovgivningen det synes jeg at vi skal være glade for det

ansvarlig politik at man ved at der er et hul i en lovgivning som man indfører

opstået et hul som nogle udnytter og som

men flere dele af den var vi og det skete efter ti år med overophedning af dansk økonomi

men er det ikke også rigtigt at man ikke kan tillade sig

har skaffet mulighed for også

statsminister har jo sagt vores arbejdsform er at involvere mange og at bygge bro mellem uenigheder for beslutninger truffet i fællesskab er de stærkeste beslutninger jeg vil genskabe det brede samarbejde vi er hele danmarks regering derfor kan jeg jo ikke forstå at jeg for eksempel

venstres indfødsretsordfører overhovedet

inviteret til forhandling om den nye indfødsretsaftale der blev landet her for nylig på trods af at jeg har henvendt mig til justitsministeren flere gange og budt mig til

på den økonomiske politik

de allergrimmeste tidsler af vkos politik og vi indgået forlig med enhedslisten det er jeg sådan set glad og tilfreds med vi samarbejder med dem der vil og hvis man vil samarbejde kræver det at man ikke stiller med ultimative krav om ikke at ændre den politik

mig bekendt er der nøjagtig lige så langt fra midten af dansk politik

vi har også indgået brede forlig på udlændingeområdet blandt andet med liberal alliance

og det er der vi fjerner de allerværste tidsler af vkos

helt stilfærdigt hvorfor var det så at man i i beskæftigelsesudvalget tilbage i to og ti afgav betænkning hvor man jo typisk

grundlaget for regeringens økonomiske politik men som vi udtalte også ved tredjebehandlingen

ikke skal gå så stærkt at det gør noget og at det her så er en af dem

det trækker i retning af at man er meget reformivrig eller at det skal gå med et vist tempo altså det gik dog trods alt for stærkt under vko

det skulle gå lidt langsommere på visse stræk er det sådan

det undrer mig stadig væk at man så ikke har markeret det i tillægsbetænkningen

der man giver de politiske bemærkninger til de lovforslag man behandler

dagpengereformen er tredivetusind mennesker som står til at opbruge deres dagpengeret om fire og tredive dage dem tager

radikale venstre højde for det tager vi også med i vores politik derfor vil vi gerne indfase dagpengereformen

der har taget initiativ til flest reformer i forhold til arbejdsudbud

efterspørgslen i danmark fremad

er afgørende her det er blandt andet derfor

to spor i dag vi er nødt til at reformere så velfærdssamfundet bliver lagt om så det er klar til fremtiden det var noget af det statsministeren var inde på i sin tale tidligere i dag

skaber jo ikke arbejdsudbud men det skaber arbejdspladser

under den tidligere regering og under den nuværende regering jeg kan oplyse

vurderingen er at den tidligere regering

aftaler der øgede arbejdsudbuddet med seksoghalvfemstusind

regering har lavet aftaler der øger arbejdsudbuddet med treogtyvetusind

og halvtredstusind som ordføreren har været inde på nogle gange

som skal ind på arbejdsmarkedet på samme tid er sådan set at få gang i væksten og få skabt

er en udløber af et lovforslag som den tidligere regering

meget imod og vores nuværende ligestillingsminister

da han skulle kommentere på en række eksempler på dokumenter der

at aviserne med de nye regler ikke har en jordisk chance for at afsløre magtmisbrug via aktindsigt og det er ikke acceptabelt vi ønsker mere åbenhed og så videre

radikale venstres landsmøde også tilbage i to tusind og tolv

at man skulle arbejde på en ny offentlighedslov som øgede åbenheden og man var imod

moderniserer vi ministerens fortrolige rum til rådgivning men vi indskrænker altså ikke aktindsigten i

den samme lovgivning som den tidligere regering

vi har nu at gøre med en lov hvor

fireogfirstusind mennesker har skrevet under er imod den ni redaktører fra store dagblade og medier ja sågar radikales eget landsmøde går imod

altså også udvider åbenheden på en række punkter med den offentlighedslov den giver også mulighed for tematiseret aktindsigt den udvider kredsen af de institutioner og selskaber

sikker på at ordføreren er fuldstændig

at komme igennem med det radikale venstres politik

en af de måder vi kan se det på er at vi nu er i en situation hvor vi

den periode hvor det radikale venstre sidste gang var i regering vi nærmer os de tal det

må vi jo så også kigge på i forhold til den her succeshistorie for det radikale venstre bagsiden af medaljen er at det nu formodes at blive endnu sværere at få den integration til at køre som statsministeren var inde på i sin

tale hvor der blev talt for forældrepålæg som jo altså bare ikke bliver brugt

når succesen stiger det radikale venstre så meget til hovedet at man ikke får set på

en grænse for hvor mange asylsøgere vi kan få ind jeg kunne godt tænke mig at høre det radikale venstre

rundtomkring os der gør at folk er nødt til at flygte ud af deres land

set noget af det der gør at antallet af asylansøgere til danmark lige nu er stigende rigtig mange af dem kommer blandt andet fra syrien så nej vi går ikke og håber på at antallet af flygtninge stiger og vi går ikke og håber på at antallet af asylansøgere stiger

vi har heller ikke ændret på kriterierne for asylansøgere siden det vi har ændret på er den måde vi behandler asylansøgere og deres børn

har lempet på en hel masse fronter jeg tror vi talte

fem og tyve punkter hvor regeringen har lempet udlændingepolitikken i forhold til det som man lagde ud med i valgkampen fra specielt socialdemokraterne og sfs side det har man gjort alligevel og det er så

der medfører at man får væsentlig flere asylansøgere men svar gerne på spørgsmålet

og jeg i alt fald er helt klar over det er desværre ikke op til os alene at forhindre at der opstår krige så folk flygter fra deres hjemlande men kriterierne for at opnå asyl i danmark er ikke ændret og

er at vi behandler mennesker ordentligt når de er her mens de søger asyl og også at de skal ud hvis ikke de får asyl men at vi behandler dem ordentligt mens de er her så deres børn kan gå i skole og de kan føle sig som en del

tale forstå at regeringen ønsker vækst i den offentlige sektor punktum det er for mig at se nogenlunde lige så ambitiøst som hvis en skildpadde

moderat vækst i den offentlige sektor den

det er økonomien ikke til og vi vil også gerne modernisere den offentlige sektor og effektivisere så vi kan gøre tingene bedre og anderledes

og har gjort blandt andet på ældreområdet men vi forudser

modernisering i ældresektoren det er nogle af de

forsøg der bliver lavet med frikommuner

herre jonas dahl som

den internationale verden står over for tre klare udfordringer øget ulighed økonomisk ustabilitet og klimaudfordringerne det blev igen

world economic forum i regeringen er vi i fuld gang med at håndtere de udfordringer for danmark og for danskerne

vi har holdt lige siden en kurs med klare mål og klare prioriteringer det handler først og fremmest om at sikre nye arbejdspladser til de ledige så færre risikerer langtidsledighed og ingen mister fodfæstet på arbejdsmarkedet dernæst handler det om reelle muligheder for alle det sker gennem et bedre uddannelsessystem og gennem et sundhedssystem der favner alle uanset sygdom eller indkomst sidst men ikke mindst handler det om at holde styr på økonomien og sikre en økonomisk bæredygtighed det handler blandt andet om langsigtede håndteringer af de udfordringer vi står over for på for eksempel klima og miljøområdet vi satte den kurs fordi det var den rigtige der skulle skulle ryddes op efter herre lars løkke rasmussens vagt hvor arbejdspladserne var fosset ud af landet hvor overbetalingen af privathospitalerne og skattefrihed for private sundhedsforsikringer var en tikkende bombe under velfærdssamfundet og hvor højkonjunktur og velmagtsdage blev forspildt med store økonomiske underskud til følge oprydningen tager tid

i fuld gang senest har vi med en mere gradvis indfasning af dagpengeperioden sikret økonomisk tryghed og muligheder for de tusindvis af ledige der inden for kort tid ellers ville risikere at falde ud af dagpengesystemet da den borgerlige regering vedtog halveringen af dagpengeperioden mente venstres partiformand herre lars løkke rasmussen at vi citat med sikkerhed var helt fri af krisen når den kortere dagpengeperiode trådte i kraft vel at mærke sådan gik det som bekendt ikke derfor har denne regering allerede to gange sikret midlertidige løsninger til de mennesker der stod til at miste retten til dagpenge og nu har vi så lavet en mere langsigtet løsning hvad har vi ellers gjort siden vi stod her i oktober til åbningsdebatten når det gælder arbejdspladser har vi på trods af økonomisk svære tider ført en aktiv finanspolitik

for at færre end ellers har mistet arbejdet under krisen og med finansloven og tretten og energiaftalen for

i folkeskole og daginstitutioner sikret penge til klimatilpasning og sikret tilskyndelse til at fremrykke erhvervsinvesteringer og åbne op for flere renoveringer med vækstplanen her i foråret gik vi endnu videre med jobinitiativer både på kort og på lang sigt tiltag der virker her og nu tiltag der i dag og i morgen vil betyde flere job også i brancher og egne af landet hvor det ellers har været lidt svært jeg tænker blandt andet på udkantsområderne der fik nedrivningspulje bredbånd kystsikring større fradrag for moms på virksomhedernes hotelovernatninger bilbranchen fik en midlertidig forhøjelse af reparationsgrænsen for totalskadede biler og kommunerne fik mulighed for at fastholde investeringsniveauet

håndværksfagene der fik en forlængelse og udvidelse af boligjobordningen det giver alt sammen job her og nu samtidig viser tallene at regeringens vækststrategi virker stigende eksport til de nye markeder herunder kina har skabt fire tusind job alene sidste år det viser netop at vi er i stand til at konkurrere på andet end løn og ringe arbejdsvilkår reelle muligheder handler især om job men det handler også om langt mere det handler om uddannelse og sundhed uddannelse starter i folkeskolen vi har i dag en god folkeskole men den skal blive endnu bedre det handler om at give vores børn den bedst mulige start på livet og regeringen fremlagde derfor allerede i december et ambitiøst bud på et løft af den danske folkeskole hvor eleverne får mere tid med lærerne og flere timer til undervisning motion fysisk aktivitet og praktiske fag med oplægget sikrer vi at børn der har

skal bruge fordi vi rent faktisk får skabt job men det handler også om at blive bedre til at udnytte vores ressourcer

siden årtusindskiftet er priserne på råvarer steget med det tredobbelte i forhold til lønningerne de stigende råvarepriser giver nye muligheder hvis man som danmark er fattig på råvarer men rig på talent vi skal eksportere vores viden om hvordan man undgår spild af energi vand materialer til hele verden den udvikling støtter regeringen og det gør vi fordi det skaber job det skaber beskæftigelse men det øger også konkurrenceevnen og er med til at sikre at vi kan håndtere de klimaudfordringer vi står over for når det gælder økonomien har vi formået både at få styr på den og samtidig skabe mulighederne for et robust velfærdssamfund for kommende generationer det gør vi fordi vi tror på en velfungerende offentlig sektor

både en velfungerende privat sektor og private arbejdspladser et af de seneste eksempler er togfonden vi sikrer

kroner ud af selskaberne i nordsøen og det handler om at sikre elektrificeringen af

jernbanenettet og handler om at nedbringe rejsetiden mellem de største byer sådan bliver togene hurtigere og mere attraktive i forhold til biler og fly til gavn for miljø og klima men også fordi det rent faktisk betyder noget at pendlerne får kortere vej til arbejde vi er i gang med en stor oprydning men de tiltag der styrker og forbedrer tager tid grundlæggende tiltag og ikke de utilstrækkelige løsninger som vi så under vko er den eneste rigtige vej men hvad gør det største oppositionsparti imens de kommer med kritik kritik kritik men ikke med konkrete løsninger på de udfordringer for danmark og danskerne sådan var det også tidligere i debatten i dag lad os nu bare tage dagpengene venstres formand

lovede at kun nogle få tusinde ville mærke konsekvenserne af en kortere dagpengeperiode samtidig lod han arbejdspladserne fosse ud af landet under sin vagt og efterlod

og halvtredstusind danskere uden job derfor ved vi nu at påstanden om at kun nogle få tusinde ville blive ramt ikke holdt vi har fundet en løsning der skaber tryghed for rigtig mange mennesker ved at sikre deres indtægtsgrundlag samtidig

høre på at de borgerlige nedgør den aftale der er indgået selv om venstre har hovedansvaret for den bratte indfasning af dagpengereformen og selv om venstre ved at indfasningen hvilede på uholdbare forudsætninger når det gælder jobskabelse er venstres bedste bud stadig at vi skal sætte lønningerne ned og udhule almindelige familiers livsgrundlag som blandt andet bebudet af herre claus hjort frederiksen i efteråret

en otte årig periode forfølge en strategi hvor et vedvarende trykkeri af lønnen nedad vel at mærke helt ned til det tyske niveau er det der skaber job

men det er ikke vejen frem til gengæld havde venstre engang en vision om en timemodel for strækningerne københavn aarhus odense aarhus aarhus aalborg når det drejer sig om den kollektive trafik det indgik vi faktisk også en aftale om trafikaftalen fra to tusind og ni

så det den her regering har gjort med oplægget til togfonden dk så også når det gælder timemodellen fortsætter venstre zigzagkursen hvor man først mente ét og nu pludselig mener noget andet jeg er sikker på at

det mere og mere går op for danskerne at der er stor forskel på den regering der sidder i dag og den tidligere regering de borgerliges nulvækst lavere lønninger og en ligegyldighed over for de arbejdsløses situation

det er derfor denne regering vil bevare et sundt velfærdssamfund som sikrer den afgørende vækst sikrer danske lønforhold og et sikkerhedsnet for de ledige denne regering handler finder løsninger og vi gør det der er bedst for danmark og danskerne det er ikke altid lige populært men det er det der er brug for samtidig er vi garanten for at de udfordringer vi står med bliver håndteret

og den økonomiske ustabilitet men i sf er vi kun lige kommet i arbejdstøjet

stærkt fokuserede på at skabe job og udvikling så vi kan udvikle vores fælles velfærdssamfund til kommende generationer vi fremlægger politik som løser de problemer borgerne står over for og så skal den kommende tid bruges på at føre det ud i livet så vi sikrer gode forhold for ikke mindst borgerne men også dansk erhvervsliv

velkommen til sfs nye ordfører på på platformen man må jo sige at selv om der måske var lidt mere om hvad

en karakter af mere at være skældud til alle de andre

har vi fra venstres side den

der afgør lønningerne til gengæld fremgår det jo af regeringsprogrammet for den regering som herre jonas dahl står og forsvarer at danske lønmodtagere

vist at de i en krise er parate til at være tilbageholdende

finansminister der sidder i den regering som

ordfører for der sendte en sms om at man skulle gå femten procent ned i løn hen over en nat

løntrykkeri her i dag

side i meget lang tid

at vi nu får en kommission som rent faktisk kommer til at kunne gennemgå

det her område så vi ikke bare får en en hovsaløsning som jeg synes

er at vi nu får en langsigtet undersøgelse af hvad det er der skal til så vi får skabt et effektivt og fleksibelt dagpengesystem

regeringen gør nu ved at nedsætte en kommission som fra efteråret af skal i gang med at se hele dagpengeområdet igennem jeg vil ikke stå og låse mig fast på den ene

tror det afgørende er at vi vi får en diskussion af

rigtig mange betragtninger man kan lægge ind i det

er at vi nu får en dagpengekommission som rent faktisk kan gå i dybden med de her ting

en sidste ting i forhold til lønniveauet jeg forholdt mig bare til det

blevet til noget vi kan læse sort på hvidt i regeringens eget dagpengeudspil at der er mellem fire tusind og seks tusind dagpengemodtagere der alligevel vil falde ud dem rækker sfs omsorg åbenbart ikke til at

vide ikke bare hvad en kommission skal sidde og kigge på

er den optimale længde på en dagpengeperiode er det to år er det fire

jeg synes det er en ulykkelig situation det handler om at få dem i beskæftigelse

set også vi kan blive enige om jeg synes det klinger lidt hult når det er en reform som venstre selv står bag og en reform

drejede sig om vi har håndteret den aktuelle situation at der var en række mennesker rigtig mange der stod til at falde ud nu og her og derfor har vi nu

nogle af aftalerne er dansk folkeparti med i og andre har vi valgt ikke

nedsættelsen af selskabsskatten

der hvor regeringen har valgt at foreslå at man nedsætter selskabsskatten med over fire milliard kroner årligt altså en af de helt afgørende store

har hørt socialistisk folkeparti være meget modstander af

politik der havde til hensigt

at sænke selskabsskatten det var der man fik gevinst for pengene det var der pengene var godt givet ud så det der er mit spørgsmål til herre jonas dahl i dag er naturligvis hvad er det der har fået socialistisk folkeparti med på den kurs der hedder at man bruger over fire milliard kroner årligt på at sænke selskabsskatten og ikke bruger de penge på andre ting hvad er det gode ved at sænke

blandt andet sverige har sænket selskabsskatten det må vi selvfølgelig forholde os til jeg kan godt være bekymret for at vi får

en race to the bottom og det tror jeg

men vi må også bare erkende at i en international verden hvor vi er påvirket af landene omkring os

vi selvfølgelig også nødt til at agere ud fra det og det er det vi har gjort fra dansk side

selvfølgelig har en interesse i at internationale virksomheder også slår sig ned i danmark men vi har da også sagt fra

side det tror jeg heller ikke herre thulesen dahl har overhørt at det ikke nødvendigvis var noget der var groet i vores have

men jeg synes det er vigtigt også at være helt ærlig omkring at når landene omkring os sænker selskabsskatten

og vi reflekterer også over hvad der sker i andre lande og hvis de sænker selskabsskatten må danmark også gøre det det er ræsonnementet det er logikken hos sf gælder det også

generelt syn sf nu har på den økonomiske politik hvis man sænker en afgift eller en skat eller et eller andet i et naboland så skal vi også gøre det

ellers er vi ikke konkurrencedygtige den argumentation jeg tidligere

væld at parametre der afgjorde vores konkurrenceevne og vores dygtighed ikke bare

den er så vigtig at når sverige sænker selskabsskatten

procent betyder konkret cirka fire tusind arbejdspladser ene og alene i to tusind og tolv

jeg tror heller ikke på at selskabsskatten er det eneste saliggørende jeg tror det er en bred vifte der gør at store virksomheder vælger at slå sig ned i danmark eller andre lande vi kan også se på internationale undersøgelser at for amerikanske virksomheder betyder selskabsskatten mere end for andre virksomheder så der er forskellige parametre man kigger på når man er en stor virksomhed og vil slå sig ned i et land og det må vi selvfølgelig også forholde os til i danmark derfor handler det om at skabe nogle gode rammebetingelser

jo forestille mig at det var noget både herre jonas dahl og partifæller glædede sig over altså at man har den tilgang til

og mere specifikt om herre jonas dahl er enig med

økonomi og indenrigsministeren i at et af de reformtiltag som man jo kunne tage fat på når man er færdig med glæde sig over

er ved at se på hele beskæftigelsesindsatsen og det er selvfølgelig med det udgangspunkt at man måske kan se på om man kan gøre tingene på beskæftigelsesområdet lidt bedre end dengang da venstre sad ved magten

har vi nu sat i gang på beskæftigelsesområdet jeg håber da også at vi kan lande en reform

det afhænger så lidt af herre martin geertsens parti

det provenu eller udkommet af den

henviser til at køre længere på literen er forskellen jo på venstre og regeringen at venstre siger

bruge lidt mere på den offentlige sektor samtidig skal vi selvfølgelig se på om vi kan gøre tingene mere intelligent rundtomkring

blevet et regeringsparti erkender behovet for løbende reformer af det her samfund for at gøre danmark til et konkurrencedygtigt

og det håber jeg at herre jonas dahl er enig med mig i de penge der tjenes i landets virksomheder som vi alle sammen skal leve af

vi kan se at arbejdsudbuddet falde hvis ikke vi gør noget ved det

så spørge at

vi har fået gennemført tilbagetrækningsreformen

socialistisk folkeparti jo egentlig gik til valg på at sabotere men er det egentlig ikke godt at vi har fået gennemført tilbagetrækningsreformen for ellers ville det have set endnu mere udfordrende ud at gennemføre de reformer der er nødvendige for at gøre danmark til et konkurrencedygtigt

set at det der er det interessante i forhold til reformer

er hvad man kan på bagkanten af

rent faktisk så kan styrke velfærden nogle andre steder til gavn for de borgere som benytter sig af den danske velfærd til gavn for kommende generationer og til gavn for

optaget af at vi samlet set kan skabe et bedre velfærdssamfund og hvis vi kan gøre det ved at bruge pengene bedre forskellige steder og så i sidste ende styrke

det der er det interessante det interessante må jo være målet jeg er

det interessante er hvad der kommer ud af de reformer

vi kan gøre ved at prioritere midlerne til nogle andre steder

vi rent faktisk kan gøre nogle ting og forandre nogle ting i danmark og styrke vores velfærd så

var det jeg var lidt bekymret for da vko havde magten

gang til var det ikke godt at vi gennemførte tilbagetrækningsreformen hvor vi næsten fik afskaffet efterlønnen for det har jo skabt et meget mere sikkert fundament for den økonomiske politik

er en helt ærlig sag vi måtte også bare erkende efterfølgende at der ikke var flertal for det vi havde nogle andre forslag det viste sig

valget den var der ikke flertal for at gennemføre og

det er et af de afgørende spørgsmål vi har problemet er jo bare at der ikke rigtig sker noget på det område altså selv om der

vi se af de prognoser der ligger fra regeringen og af de prognoser som de økonomiske vismænd fremlagde i går

de stramme krav til dansk økonomi de har haft tidligere

vi har set at vismændene direkte anbefaler at man bruger tolv milliard

at sætte gang i økonomien det får mig til at stille spørgsmålet hvad tænker sf

prøver at tage nogle nye initiativer der for alvor kan give de arbejdsløse det de allerhelst vil have

det der er afgørende er at vi får skabt

brugt de midler vi har i statskassen bedst muligt således at vi får skabt de arbejdspladser

med deltagelse af enhedslisten men når det kommer til diskussionen om henstillingen

den falder bort her med udgangen af to tusind og tretten det ændrer jo

stadig væk er krav fra eu som vi skal opfylde

kunne blive enige om nogle ting i eu regi og hvis man kunne det

men men det skal jeg bare ikke stå her og påstå om man kan eller ikke kan det har jeg simpelt

kendskab til det må være noget man klarer

det er en kan man bruge op mod tolv milliard kroner

vismændene derudover læg mærke til det derudover at kan man i

synes de at man skal gøre det men det er en helt klar anbefaling og vi der deltog i mødet med vismændene i går kan alle sammen

om den ene del af det så er der den anden del som så går på

godt lede tanken hen på når man lukkede kreaturer på græs om foråret så sprang de sprudlende rundt

i den retning nærmere modsat

par måneder siden at regeringen foreslog at vi tog fat på togfonden dk som sådan set løfter hele den kollektive trafik i danmark elektrificerer jernbanenettet nord for fredericia som af en eller anden mærkværdig grund er blevet negligeret

få smilet frem hos mig hvis det kan lykkes i min levetid

set er positivt så har vi faktisk også i forhold til den der diskussion om busreklamerne

priserne i den kollektive trafik med tyve procent uden for myldretiden

skridt i den rigtige retning når man ser på hvordan det

da gerne have været endnu længere ned men vi må også bare erkende at den indtægt som skulle komme fra trængselsringen ikke kom

nej man bryster sig også i dag af

det være at sf fuldstændig har ændret stemmeføring efter man har fået grime på og er blevet tøjret

det er et vigtigt skridt i den rigtige retning og så har vi fremlagt

udspil i forhold til togfonden dk det skal vi ud

liberal alliance kan se fornuften i rent faktisk at

styrket den kollektive trafik få timedrift mellem de større byer få opgraderet den kollektive trafik noget som vi i den grad trænger til

med det resultat at det bliver sværere for borgerne sværere for offentligheden at få indsigt i hvad der foregår

at sf der har stolte traditioner

at finde på det hold der i øjeblikket prøver at

selv om rigtig mange advarer imod konsekvenserne af det

sfs politiske ordfører om sf kan gøre os lidt klogere på hvor det er at det er et kæmpeproblem i dag at man har offentlighed i forvaltningen på det her område

med alle de styrelser der nu er blevet bygget op ad åre

kunne få nogle indspark fra sine styrelser og rent faktisk kunne forvalte det uden at det nødvendigvis alt sammen skal åbnes op lige med det første fordi det er et led i en politisk beslutningsproces

der er nogle gode argumenter for rent faktisk at gøre det som

nævner her er jo for længst blevet gennemhullet af medierne der

til den nuværende situation men det der står tilbage er at vi

det interessante er at der er en række steder hvor man rent faktisk øger

i de her seks og tyve punkter så synes jeg også det er rimeligt at sige at der også

er sund fornuft så jeg synes sådan set det er fornuftigt at vi nu får gennemført

undervisningstimer om ugen jeg har ikke hørt nogen af forligspartierne anfægte det på trods af

for

fritidstilbud som ligger til de små børn

meget populære fritidshjem vi har i københavn

for at vælge et godt pædagogisk

interessant men nu er man jo i gang med nogle forhandlinger

undervisningsministeren og jeg vil ikke stå og kloge mig på status i det

under armen forskningen siger at det ikke gør børnene dygtigere

i tredive timer som jo for mange voksne er en hel arbejdsuge og

er en trist tilgang til det jeg har et udgangspunkt der hedder at man i den danske folkeskole skal lære noget at man skal få nogle kompetencer så man kan komme videre i livet

der i dag ikke har de tilstrækkelige kompetencer efter folkeskolen får bygget de kompetencer på så de kan klare sig og bidrage til samfundet

helt så meget op i om om en eller anden

det er oppositionen som trækker forhandlingerne i langdrag det kan jeg på det klareste afvise at det er

socialistisk folkeparti så ikke

skal bestå folkeskolens afgangsprøve

i den forligskreds der er og hvor man forhandler på nuværende tidspunkt jeg har

set respekt for at de forhandlinger pågår og derfor synes jeg også det er rimeligt at henvise

har man så heller ikke her så vil jeg gå ind

da den tidligere regering indførte forældrepålæg

socialistisk folkepartis side svovlet og turneret og skældt ud og nu kan jeg forstå at det går man

hvad er det for en pædagogisk indsats vi kan gøre i forhold til de familier hvor der er nogle unge som er utilpassede eller laver kriminalitet der er et kæmpe problem

forstå hvordan regeringen kan mene at man skal bruge forældrepålæg når man

hører ordføreren her i dag sige at det mener sf ikke

giver af familiekonstruktioner det skal jeg ikke kloge mig på men nu har vi jo altid været tolerante i den røde blok også i forhold til at tillade folk af samme køn det ene og det andet så jeg glæder mig sådan set over det forhold at vi har

de tre kvinder i familien i forhold til det

fru inger støjberg jo udmærket godt det er jo noget man kan gøre i dag

nogle tvivlsomme erfaringer med med det

set optaget af hvad vi kan gøre for

det der er det afgørende er jo at vi undgår at de unge mennesker

sat en stopper for og man kan allerede i dag benytte sig af forældrepålæg jeg

man skal forholde sig åbent til det må være en

fuldstændig fornuftigt at man konkret vurderer om det at have en økonomisk sanktion i sidste ende

det må være op til sagsbehandleren og den enkelte kommune som

at når det kommer til offentlighedsloven

er det rigtigt nok at sf

vk regering fremlagde en offentlighedslov

så langt så godt det er vi enige om

set glad for at vi nu får en evaluering af de elementer og så må det jo netop også være op til journalister og andre

bidrage til at man rent faktisk får en saglig debat i forhold til den evaluering som skal pågå men jeg synes det er rigtigt at præcisere ministerbetjeningsdelen

har set at de seks og tyve

men er nogle tekniske justeringer men fred

på baggrund af sfs landsmødevedtagelse

i forhold til en diskussion om om hvad sfs medlemmer beslutter på et

diskutere med enhedslisten her men al ære og respekt for det jeg synes faktisk der er nogle forbedringer i forhold til at få den evaluering

om venstre vi fylder også meget på

sfs formand at vi må se på hvordan vi kan rette op på noget af det som skattereformen ikke svarer på og det handler om at forsøge at mindske den ulighed der kommer kan herre jonas dahl løfte noget af sløret for hvad det er for initiativer man konkret vil tage for at

nu lykkedes det så at komme igennem en hel times debat tidligere på dagen uden at svare på et eneste spørgsmål om hvad man konkret vil man siger

nogle reformer men man kunne ikke levere et eneste konkret svar jeg synes sådan set regeringen leverer konkrete svar

der i dag er faldet ud af beskæftigelsessystemet

gerne vil er at have et arbejde og det er det regeringen har sat i højsædet når vi nu laver

løsning på dagpengeområdet med en arbejdsmarkedsydelse

nogle af de her menneskers uddannelseskompetencer således at vi kan få skabt plads til dem på arbejdsmarkedet

set optaget af at vi netop får nogle af de folk ind på arbejdsmarkedet i stedet for at holde dem ude som

man konkret tage for eksempel i forbindelse med finansloven for at rette op

er det jo fordi vi har et vist behov for at have en nogenlunde vished fasthed

så man som virksomhed og som borger

hvad venstre vil eller ikke vil vi er ikke i regering

fremgik også af min tale vi har igangsat en lang række

miljøområdet vi har igangsat en lang række ting i forhold til at få gang i væksten i danmark få styrket beskæftigelsen vi tager hånd om dem der falder ud af dagpengesystemet ved at have

den nye dagpengeordning vi fremlagde her for kort tid siden jeg synes sådan set at regeringen har strøet om sig med initiativer

om den situation vi er i i danmark vi er i krise

og har et fokus på at komme ud af den her krise fremadrettet ved at skabe vækst ved at skabe beskæftigelse

det vil mine to spørgsmål dreje sig om

om sf som parti

jo konstatere at det som man egentlig gik til valg på

ny millionærskat og en betalingsring blev afløst af skattelettelser kontanthjælpsreform og su reform det synes vi

måske skal have et nyt regeringsgrundlag fordi det går så stærkt i regeringen

set er en en lidt komisk historie men

at vi leverer løsninger vi har taget fat i forhold til uligheden på sundhedsområdet skabt af venstre

verdens mest grønne nation på trods af det man præsterede i venstre jeg synes sådan set at regeringen ruller initiativer ud som netop siger at vi rent faktisk tager hånd om de udfordringer der er og at vi netop leverer nogle socialistiske og nogle solidariske løsninger på de udfordringer vi står over for i samfundet derfor er set stolt over at være med i en regering som rent faktisk leverer så mange løsninger på trods af at vi befinder os i en svær krisetid og vi leverer oven i købet

kan få skabt vækst og arbejdspladser både nu

og nogle folketingsmedlemmer har forladt

som er gået over til et andet regeringsparti og tillykke med det

den diskussion regeringens hvad skal man sige situation er jo uantastet og derfor vil jeg også sige at regeringens flertal

ved magt jeg kan da godt forstå at man er ked af det i venstre

for lige at holde fast i en enkelt ting mandag morgen lavede jo en lille undersøgelse af

og femten punkter i regeringsgrundlaget det er

er af antallet af asylansøgere så det nu

er nogle mennesker der forlader syrien i den nuværende situation det kræver bare at man tænder for fjernsynet

dem der træffer det valg men det

lykkedes regeringen ikke bare sammen med enhedslisten

at få sat en lidt ny kurs på det her område det kan jeg godt forstå man er lidt småfornærmet over men sandheden er at det ikke længere er en del af finanslovsaftalen og at vi rent faktisk er nået dertil hvor vi får skabt

en god udlændingepolitik i danmark

den tilbage til det niveau den var på i to tusind og ni så er der ikke længere grænsebomme

det der er det afgørende og derfor handler det om at give dem nogle fornuftige forhold mens de er i danmark

kan bidrage i deres hjemland med at genopbygge landet det synes

at vide det kom bag på os det er ligegyldigt om det

og så efter valget fandt ud af

sænke billetpriserne det fik vi jo at vide med de store procentsatser som man

og så siger man hovsa

så kommet kan vi høre til dagpengene og det er kommet helt bag på regeringen at man mener at indfasningen var for hård

det ender med at man vil kunne konstatere at vi har en

tusind seks tusind der falder uden for

vi ved hvor vi har

er selverkendelse at det var en for hurtig indfasning det var faktisk det

trods alt det meste vi har hørt fra venstre i den sag i meget meget lang tid regeringen håndterede

midlertidig forlængelse først så lavede man en anden midlertidig forlængelse så lavede man akutjobløsningen for at

og nu har man så lavet den seneste dagpengeløsning og nedsat en dagpengekommission

hen vås men sandheden er jo at venstre ikke ved hvilket ben de skal stå på sandheden er jo at venstre ikke har haft ét eneste bud på de tredivetusind mennesker som stod til at miste dagpengene der

siger hvad så med dem der alligevel falder ud ja hvad så med dem det handler om at skabe beskæftigelse men vi tager faktisk hånd

om hovedparten af de tredivetusind der står til at falde ud modsat venstre som har meddelt at de stemmer nej på trods af at vi nu kan høre en venstremand sige

en selverkendelse at det blev for hurtigt indfaset

har sagt noget om hvad vi har ment indtil nu koncentrerer vi os om hvad herre jonas dahl mener og det har herre jonas dahl svært ved at finde rundt i

herre jonas dahl ikke var oplyst om

men lad os nu bare koncentrere os om den der står på

vi har lavet akutjobs akutpakker og nu har vi lavet en ny dagpengeaftale

set håndteret den udfordring der var modsat venstre modsat venstre har vi faktisk leveret svar på de udfordringer vi står over for modsat venstre har vi

sat gang i initiativer der medfører

måske skaber arbejdspladser i de kommende år jeg synes venstre skylder svar og vi har ingen fået i dag jeg synes sådan set

så lang tid som det tager at få klare svar fra venstre det tror jeg vil være helt umuligt at holde til

schmidt fra venstre sige at alle vidste hvad konsekvenserne

blev sagt fra den daværende regerings side da den blev gennemført

nogle helt andre tal vi hørte men venstre vidste det åbenbart og dermed siger

daværende venstreministre fyldte folketinget med løgn og det synes jeg da

tidligere ministre

sige at optakten til den her debat har været at jeg må konstatere at nogle af de klogeste ting der

er ikke så tit jeg roser økonomiministeren

men den politik regeringen havde valgt at føre

men alligevel rigtig klogt i forhold til den måde politisk debat undertiden foregår på i danmark

rart at vide at det ikke er nødvendighedens love der har tvunget regeringen til sammen med højrefløjen at gennemføre en række tiltag som øger uligheden og fattigdommen i vores land og det er rart at vide at det ikke er

der har tvunget regeringen til at gennemføre tiltag som øger forureningen og ressourceforbruget i vores land tiltag som svækker de grønne virksomheder

til gengæld gør det billigere at forurene det er regeringens eget valg at man har gennemført venstres politik sammen med venstre og det er da også regeringens eget valg at den vælger ikke at lytte til vismændene når de anbefaler at lette den økonomiske politik så der kan blive skabt flere arbejdspladser eller når de anbefaler at beskatte nordsømilliarderne mere effektivt selv om jeg ikke kan forstå hvorfor regeringen afviser en mulighed for både at lytte til vismændene

ledende ministre taler om at deres foretrukne samarbejdspartner i folketinget når der skal laves aftaler er venstre

ved ikke rigtig om venstre er nogen stabil samarbejdspartner i forhold til at indgå en

på en prøve

regeringen ikke at gå længere end til regeringsgrundlaget for at se muligheden for en anden politik

regeringsgrundlaget kan vi læse at regeringen lægger vægt på at begrænse uligheden og at regeringen vil måles på at mindske fattigdommen der skal gennemføres en folkeskolereform i samarbejde med lærere og forældre danmark skal omstilles til en grøn økonomi og den økonomiske krise skal løses i sammenhæng med at vi løser

fast at kloden ikke kan bære presset på ressourcer og klima hvis den nuværende retning fastholdes

konkret indsats over for stigende forureningsproblemer ressourcemangel og klimaforandringer meget højt på regeringens

men hvorfor så vækstpakker hvor uligheden og fattigdommen øges gennem voldsomt nedsatte ydelser til nogle af landets fattigste borgere og forringelse af den offentlige sektor hvorfor bruge pengene til skattelettelser til de rigeste selskaber tilskud til boligejernes investeringer uanset relevansen for miljø og klima og til at gøre det billigere at forurene og mindre attraktivt at spare på energien

at regeringen sammen med enhedslisten startede med at afskaffe fattigdomsydelserne men hvorfor så indføre nye fattigdomsydelserne for andre grupper og hvorfor ikke leve op til løfterne om at fjerne tidsbegrænsningerne på sygedagpenge vi har sammen med regeringen

der støtter en omlægning af produktion og forbrug

nævnte faktisk nogle af initiativerne i sin tale men når man kigger på den

minder det om et tyndt lag glasur på en kulsort sveden kage for hvor bliver ressourcestrategien klimaloven og bæredygtighedsstrategien af i regeringens almindelige reformvanvid

regeringen gennemført en række tiltag der kan modvirke social dumping og vi har også gennemført forbedringer af tilbuddet til arbejdsløse og unge men nu modsvares dette af markante forringelser i kontanthjælp og

samt indførelse af skræmmejob med den misvisende titel nyttejob vi har forbedret

for at gennemføre danskundervisning for flygtninge og familiesammenførte

dem fem år i stedet for tre år til at gennemføre det og vi har gjort betingelserne for at opnå dansk statsborgerskab lidt mere rimelige vi har repareret på de værste konsekvenser af venstres konservatives dansk folkepartis og radikales forringelser af dagpengereglerne senest ved at indføre den såkaldte arbejdsmarkedsydelse men det ændrer jo ikke noget ved at tusindvis af arbejdsløse falder ud af dagpengesystemet og at regeringen nægter at gøre noget effektivt men i stedet forsøger at sende problemerne i en syltekrukke

regeringen har jo erkendt at dagpengesystemet er grundlæggende forkert ellers ville man vel ikke nedsætte en kommission men hvorfor så ikke handle nu

forbedringer nu handler det ikke først og fremmest om dagpengeperiodens længde det handler om at alle skal tilbydes job eller uddannelse inden de falder ud af dagpengesystemet derfor foreslår vi investeringer i projekter der skaber værdi for samfundet og som vi ved skaber arbejdspladser hurtigt og effektivt som alternativ til regeringens aftaler med de borgerlige partier om skattelettelser

offentlige service koster når vismændene siger at vækstplanen koster tusind arbejdspladser

femten så er der jo noget der er helt helt galt

for inden for de seneste år er der forsvundet tredivetusind jobs her de seneste to år har kommunerne brugt elleve milliard kroner mindre end de havde aftalt med regeringen men regeringen

ikke give kommunerne lov til at anvende de ubrugte midler i det kommende budgetår en af de hurtigste måder at få nedbragt arbejdsløsheden på

at ansætte flere mennesker inden for den

er at fjerne det såkaldte anlægsloft kommunerne står parat til at bruge milliarder på anlægsprojekter som byggeri og renovering af skoler plejehjem og cykelstier noget som ville skabe i tusindvis af private jobs miljøkrisen skaber nye spilleregler for virksomhederne hvor evnen til at reducere ressourceforbruget og til genanvendelse bliver et helt centralt konkurrenceelement fremtiden ligger i at understøtte udviklingen af teknologier og processer der gør virksomhederne mindre afhængige af input af ressourcer de ressourcer som hele tiden stiger i pris i stedet for at konkurrere på løn og selskabsskat

evne til innovation og til at udvikle teknologier og forretningsmodeller der gør at ressourcer kan genanvendes

affald minimeres vi har været med til at afsætte penge til energirenoveringer af de offentligt ejede bygninger

helt utilstrækkeligt omfang i stedet for bevidstløse tilskud til boligejerne

en målrettet indsats for at reducere energiforbruget som også gavner lejerne sammen med udviklingen af vedvarende energi teknologier er det kernen i den grønne omstilling der skal langt mere fokus på erhvervsuddannelserne og det er ikke nok med saltvandsindsprøjtninger og fromme ord der skal tænkes nyt hvis flere skal vælge en faglært uddannelse skal eleverne have en garanti for at de kan få en praktikplads

dermed kan gøre deres uddannelse færdig grundforløbet skal være længere og vejledningen skal styrkes det er lige om lidt vi kommer til at mangle dygtige faglærte og

en fjern fremtid men lige nu vi skal uddanne dem et andet afgørende problem ved regeringens vej er at den går uden om de små og mellemstore virksomheder som står for

jobskabelsen i danmark og som er hårdest ramt af krisen de har ingen særlig gavn af en lavere selskabsskat som først og fremmest vil skæppe i kassen

et af de største problemer for mange små virksomheder er den kreditblokade som de oplever fra de private bankers

foreslået at udbygge den statslige kreditgivning til iværksættere og mindre virksomheder jeg havde såmænd sidste sommer

nærmest symbiotisk forhold til det konservative folkeparti fordi det lykkedes jeg tror det var herre brian mikkelsen at udtale at der var brug for et statsligt engagement i at sikre at der blev stillet pensionskassemidler til rådighed

jeg skyndte mig at ønske herre brian mikkelsen velkommen i kredsen der havde indset behovet for en offentligt ejet bank og så hørte vi ikke mere fra herre brian mikkelsen så måske er det blevet kasseret i det konservative bagland det

gode og kloge udspil der kom derfra der er behov for at øge beskæftigelsen i både den offentlige og den private sektor for at kunne sikre velfærd arbejde og uddannelse til alle der er behov for at tænke grønt fordi det er her fremtidens arbejdspladser skabes og det er sund fornuft at hjælpe igangsættere og små virksomheder ud af kreditklemmen både i den private og offentlige sektor skal medarbejderne inddrages langt mere i ledelse og organisering af arbejdet det er dem der er hverdagens eksperter lærerkonflikten afslørede desværre at både kl og regeringen er tilhængere af en gammeldags opfattelse af ledelsen hvor der kommanderes ovenfra og ned og den tankegang skal der gøres op med det er ikke nok at tale om en tillidsreform der skal handling til og så er min afslutning næsten identisk med den venstre kom med og det viser jo at regeringen har rigtig gode muligheder for at vælge at gå den rigtige

bare sige til regeringen vi er parate til at gennemføre de nødvendige forandringer

her i foråret vi har lavet gode solide aftaler vi har lavet en su aftale

en vækstaftale vi har lavet en aftale om en kontanthjælpsreform og det er rigtig gode aftaler det jeg frygter nu er

at herre per clausen skal til at forhandle finanslov med regeringen

venstre har lavet aftaler med regeringen så er der gået et stykke tid og så har man spolet tilbage fordi man har lavet en aftale med enhedslisten vi så det med skatterne det første man gjorde i regeringen var at sætte skatterne op med seks milliard

et halvt år senere at sætte dem ned igen sammen med venstre så hvad kan vi forvente er enhedslistens hovedkrav når vi kommer til

over for de gode solide aftaler som vi har lavet i foråret altså en vækstaftale en su aftale og en kontanthjælpsaftale hvad er det

har lavet den aftale det er da en lille smule underligt at det er venstres store hofnummer så vil jeg bare i al stilfærdighed sige til venstre at enhedslisten har en lang række gode forslag til de kommende

sikre en grøn omstilling sørge for at vi får mere lighed i danmark de udspil vil blive konkretiseret i løbet af de kommende måneder og så skal vi nok diskutere dem med regeringen men jeg er helt sikker på

mellem regeringen og enhedslisten

begynder at presse enhedslisten lidt

være lidt mere konkret falder man fuldstændig sammen og tager til takke med små bidder så jeg vil give herre per clausen chancen igen for at svare på

ved det som man sagde i medierne dengang vi forhandlede de reformer kan man ikke forvente

står ved alt hvad vi har sagt og vi står også ved

den finanslovsaftale vi laver med regeringen får et sådant indhold at den vil hensætte venstre i en blanding af gråd og

enhedslisten har udtalt

at hvis man skal lave en finanslovsaftale med regeringen til efteråret skal den bygge på en mere

jo forhandlet nogle finanslove og i den type krav man stiller

man så prøve at lægge elastik ind som giver forhandlingsrum og giver mulighed for at selv om man ikke rigtig kan få noget ser det alligevel ud til at man har fået noget jeg ved ikke

er lidt interessant er det fordi enhedslisten også under debatten her i dag har henvist til vismændenes vurdering af hvad der er mulighed for at føre af

selv inden for de eu rammer som regeringen er meget optaget af at holde sig inden for så kan herre per clausen over for folketinget nu illustrere hvad det er for en slags finanspolitisk ekspansiv politik ekspansiv politik som man mener skal føres

at så vil jeg i øvrigt svare herre kristian thulesen dahl at jeg

sige at hvis det ligger midt imellem er det så midt imellem fire hundrede

halvtreds million kroner og tolv milliard

at det vismændene havde givet udtryk for der var plads til af ekspansiv

regeringen som giver klare forbedringer for de økonomisk dårligt stillede i danmark og som giver øget beskæftigelse

forsøg på at ramme et eller andet præcist

egentlig selv om kontanthjælpen det er der lidt tvivl om men jeg har forsøgt at finde ud af det ved at gå ind på enhedslistens hjemmeside hvor man kan læse enhver bør kunne gå til socialkontoret og få en ret til mindst femtentusind kroner at leve for om måneden hvad menes der

sådan at man efter skat kan have mindst

langsigtet målsætning for enhedslisten som vi arbejder hen imod og jeg tror

det kan tage lidt tid inden vi kommer dertil særlig med den udvikling som liberal alliance er i færd med at gennemføre sammen

gamle til femtentusind kroner om måneden

og også lavere end titusinde kroner om måneden hvordan vil ledigheden udvikle sig hvis enhedslisten får gennemført en kontanthjælp

får de nok arbejde fattigdom er et godt disciplineringsmiddel vi har sådan

med en dagpengereform og vi kan konstatere at forudsætningen for at folk kommer i arbejde er at der er noget arbejde at tage

regeringen om at nu skal forsvarskommandoen nedlægges

have bemyndigelse til og man skal reducere forsvarschefens beføjelser i

til i dag jeg noterede mig også at herre nikolaj villumsen fra enhedslisten i i tv sagde at det er

en historisk ting der sker

clausen ikke forklare hvad det er for en historisk

kan reducere mængden af skandaler i forsvarsministeriet

synes vil være rigtig fremragende er at man tilsyneladende kan spare tredive million kroner ved at fyre overflødige generaler det synes jeg er to rigtig gode gevinster og det

jeg som et historisk fremskridt i forhold til den tilstand der har været i militæret og

det sådan at enhedslisten kan se det som et led i det klare mål enhedslisten

program at man egentlig vil nedlægge

og at vi ikke får nogen indflydelse på det sådan umiddelbart men hvis herre lars barfoed som en konsekvens af det her er villig til også at overlade indflydelsen på

sektor på en procent

en massakre på den offentlige sektor i venstre synes vi

er positivt at man har nærmet sig os på det her område men det der står noget uklart er

enhedslisten som støtteparti hvis nu enhedslisten vel og mærke er det i øjeblikket stiller af krav til væksten i den offentlige sektor derfor kunne

vi i øjeblikket oplever en massakre på den offentlige sektor og endelig om enhedslisten

at der er fyret tredivetusind mennesker i den offentlige sektor i de sidste to tre år er alvorligt for de mennesker

skaber store forringelser i den offentlige sektor

det andet jeg vil sige er at ingen behøver at være i tvivl om at enhedslisten går til

med det klare mål at sikre at der kommer en vækst i den offentlige sektor som mindst svarer til den vækst der i øvrigt er i samfundet også på længere sigt

set af hvilken politik regeringen fører hvis de laver aftaler sammen med os gennemfører vi politikken sammen

bekæmper vi dem og skulle de få brug for os fordi de er ved at komme i knibe skal de sige til i tide

en målsætning for hvad man i enhedslisten

sektor skulle være men en af de andre ting som

hvor mange i enhedslistens folketingsgruppe der

computere og om statsministeren have sin egen computer

er det i to tusind og tretten også en del af enhedslistens fremadrettede politik

bare sige at jeg er lidt overrasket over det der med at jeg skulle pleje at svare klarere end jeg gør i dag

at svare klart så det forstår jeg simpelt hen ikke men engang måske første gang jeg stod på talerstolen må jeg så

enhedslisten har jo sammen med regeringen sørget for at

faktisk får mere ud af at være på kontanthjælp

kunne godt tænke mig at spørge ordføreren

der skal få dovne robert kontanthjælpscarina og de her fjortentusind helt almindelige kontanthjælpsfamilier

på det lokale hotel eller på det lokale gartneri

der er nok der vil slæbe dem igennem sølet og det skal man

næppe et særligt anliggende for den nuværende regering

kan det betale sig at arbejde jeg kender flere mennesker der er på kontanthjælp og de er alle sammen betydelig fattigere end

have et job selv om de ikke umiddelbart kan tjene penge på det

tidligere socialdemokratisk ledede regeringer

regeringer og den nuværende regering at sørge for at der er et aktiveringssystem og en tvang i systemet som gør at man

være med at søge arbejde hvis man ønsker at modtage

tænker lidt er det det samme

møder rundtomkring i vores samfundsliv i det hele taget jeg tænker her på

den støtte som enhedslisten igennem tiden har givet til grupperinger som balancerer på kanten af vores demokrati og forbeholder sig ret til

at bruge voldelige metoder for at opnå deres mål det er ikke så lang tid siden at det eksempelvis kom frem at enhedslisten støttede det der hedder antifascistisk aktion økonomisk

der også var med i forbindelse med de uroligheder der var

clausen forklare hvordan det hænger sammen at man bliver ved med at støtte

har rigtig gode erfaringer med at møde mennesker fra enhedslisten som måske endda er mere venlige og sympatiske end jeg er

det har intet på sig jeg ved ikke hvor herre peter skaarup har det fra men det passer

fornuftige mennesker der repræsenterer enhedslisten og enhedslisten har også en

det er jo en kendt sag at enhedslisten har støttet

hedder antifascistisk aktion en voldelig gruppering med penge det har man selv indrømmet det har man selv måttet forsvare

herre per clausen vil man stadig væk forsvare det vil man stadig væk støtte den

hovedbestyrelse ved flere lejligheder har taget afstand fra de metoder

det her med økonomiske incitamenter spiller en rolle også når man er på kontanthjælp ordføreren mener

meget lille eller der ligefrem er en negativ forskel så har indflydelse

hvor mange der så ønsker at påtage sig et arbejde

tredivetusind kroner mener enhedslisten

en betydning for hvor mange der så vil ønske at tage et arbejde og mener enhedslisten at det er rimeligt over for en metalarbejder som går på arbejde hver dag at man kan få tredivetusind

at alle mennesker vil få mindre i dagpenge end de får når de går på arbejde også hvis man gennemfører enhedslistens politik så vil

økonomiske incitamenter ikke spiller en rolle det er da klart at hvis man tager alle penge fra folk eller næsten alle penge fra folk

et eller andet for at få arbejde eller for at tjene penge få nogle penge ind det kan være tiggeri det kan være sort arbejde det kan være kriminalitet eller det kan være arbejde på meget meget

kan man få skabt et arbejdsmarked hvor forholdene er rigtig rigtig elendige det kan man godt hvis man tager pengene fra folk

om kontanthjælp som handler om at den kommer ned på niveau

er i sverige sidst jeg var i malmø

den opfattelse at folk lå og døde i gaderne eller måtte begå kriminalitet for at overleve men den diskussion kan vi tage en anden gang

som et arbejderparti oprigtig talt synes det er rimeligt at man ikke får noget ud af at

kommet ændringer på bordet af ministeren hvilket vi kan se af det forslag der ligger på folketingets hjemmeside

som giver større mulighed for at privat praksis kan

regionerne får mulighed for

enhedslisten har jo vist sig

være parlamentarisk grundlag for en regering der gennemfører en

på en to årig periode der giver

giver selskabsskattelettelser som er betalt af kontanthjælpsmodtagerne og

konstaterer at vi faktisk har

gennem grøn omstilling og så har vi forslag til vedtagelse der vil

række fattigdomsydelser det er da ikke svært at vælge hvad man stemmer for så venstre har i dag som sædvanlig gjort det enormt nemt for

det var ikke lige det jeg opfattede da fru johanne schmidt nielsen sidste år brugte nogle ord som jeg ikke tror jeg må gentage

folketingets forretningsorden så det vil jeg lade være med

holden af regeringen og holden hånden under regeringen på trods af at den har gennemført

vil opretholde den parlamentariske måde vi har arbejdet på under tidligere regeringer og

kommende regeringer vi stemmer for de ting vi synes er gode og fornuftige og stemmer imod det vi synes er dårligt og på den måde

må en regering jo leve med den virkelighed at med os kan man kun lave aftaler hvor vi

er altid befriende

en tale og snakket om at der skal være større fokus på

så kommer det parlamentariske grundlag op og siger jamen hov væksten skal ske i det offentlige forbrug det er i det offentlige

der skal skabes yderligere arbejdspladser og det er i det offentlige

når regeringen siger det ene og enhedslisten siger det andet hvad skal man tænke tro og mene om

med den måde vores samfund er struktureret på nu føre til at der kommer flere nye arbejdspladser i den private sektor end i den offentlige sektor

lægger tonen jamen så falder enhedslisten til brystet ja jeg kunne ikke sige til patten for det ville jeg ikke sige så falder man tilbage

men det undrer da lidt når enhedslisten holder en regering

skal skabes flere job i det private der bliver lavet store aftaler der satser på privat vækst

vi skal skabe arbejdspladserne i den offentlige

og femten det er da rigtig rigtig rigtig dumt

alt det der med træ sige at jeg ikke kender nogen partiformand i det her land der har stået fast på et ultimativt krav så kort tid som venstres

i den offentlige sektor fem og tyve milliard kroner ekstra

er fem og tyve milliard

en år som regel er det over rigtig mange år

måde at den plan regeringen har lagt frem for hvordan udviklingen skal være i de midler der bliver brugt i den offentlige sektor i de kommende år efter vores opfattelse er langt fra tilstrækkelig til at bevare et ordentligt velfærdsniveau derfor arbejder vi selvfølgelig og slås vi selvfølgelig for at sikre at der kommer flere penge til velfærd i danmark

at hver gang regeringen overtager venstres politik

regeringen men det er måske

og tyve men så lad os kigge direkte på næste års forslag til en finanslov hvor der jo er et budgetloft som tilsiger at der altså ikke skal ske en vækst der er højere end nul

procent er det så nok

jeg mindes at enhedslisten tidligere faktisk altid har skreget om en

set interesseret i at finde ud af hvad det er enhedslisten vil kræve og om man måske kunne komme det lidt nærmere er

nok så må man se hvad man kan finde ud af af løsninger når regeringen har valgt i første omgang at binde sig til en budgetlov sammen med venstre heldigvis giver eu jo mulighed for at man kan være en lille smule mere fleksibel end venstre giver mulighed for

ret i at der er tale om en stor vanskelighed der skal løses i de kommende

det er jo ikke rigtigt hvad der blev sagt enhedslisten har jo støttet

det fremgår tydeligt af en beretning fra københavnsafdelingen det fremgår tydeligt af de udsagn tidligere folketingsmedlem fru line barfod er kommet med det bliver man nødt til at indrømme selv om enhedslisten helst vil have at facaden er glat og velpoleret

altså noget som enhedslisten bør være helt åben om

kan vide hvad det er enhedslisten også

jeg en klar fornemmelse af at selv om enhedslisten ikke vil sige det formelt er det enhedslistens ungdomsorganisation og jeg synes at de giver anledning til ufattelig mange problemer rundtomkring de

fornuftige unge mennesker som arbejder godt og ihærdigt for at skabe forandring i solidarisk retning i vores samfund skulle nogen af dem

må vi selvfølgelig se på det men der er tale om en selvstændig organisation der selv bestemmer

at den vil hensætte venstre i en blanding af gråd og tænders gnidsel

det glæder herre per clausen hvis vi i venstre er kede af det og det skader herre per clausen hvis

per clausen forestiller sig der skal hensætte venstre i en sådan tilstand

nærmest depressionsagtige

skal venstre nok levere men pointen her er jo at det som vi siger er at vi vil have

skaber større lighed og sikrer at vi får mere velfærd og større beskæftigelse

set at de fire elementer hver for sig er i stand til at gøre venstre rigtig godt sure så derfor

slags kvalitetsafprøvning vi laver når vi siger

er det et krav fra enhedslisten for at stemme for en finanslov at den lever op til

herunder for eksempel det at man skal have større lighed og hvordan definerer man så større lighed regeringen er jo gået væk fra at måle den på ginikoefficienten så hvad er per clausen vil måle en finanslovsaftale på

der kommer har et tilpas godt indhold i forhold til at skabe grøn politik mere velfærd øget beskæftigelse og større lighed for

kan man tillade sig at forstå det sådan at herre per clausen

en egentlig løsning af dagpengeproblemet vi skulle have rullet de forringelser tilbage som et borgerligt flertal i folketinget har gennemført det mener jeg stadig væk det har vi jo ikke nået

ethvert forsørgelsesgrundlag og på den baggrund fik vi så lavet en aftale der sikrer nogle penge til de mennesker og det er vi glade for men problemet er ikke løst og jeg deler herre hans

opfattelse af at det kunne vi godt have løst noget tidligere når vi hører regeringspartierne i dag hvor de alle sammen har været meget optaget af

forleden aften hvor hun sådan stærkt presset kom frem til at en to årig dagpengeperiode nok

herre per clausen hvad er den rette dagpengeperiode i

men svaret på på spørgsmålet og det skal man jo ikke

er at enhedslisten synes at dagpengeperioden skal være rigtig rigtig kort fordi vi skal sørge for at folk får et tilbud om et arbejde meget hurtigt men ingen skal smides ud af dagpengesystemet

enhedslisten har jo igen og igen kritiseret regeringen for den måde den har håndteret dagpengesituationen på også i forhold

fattigdomsgrænsen hvis man skulle leve for den slags beløb er sandheden ikke at enhedslisten klapper hælene

falder ud af dagpengesystemet efter fire år så vi trænger til at få løst den udfordring der handler om at vi sikrer at mennesker får en mulighed for at få et arbejde

føre til gråd og græmmelse i tror jeg var citatet fra herre per clausen tidligere i et

hvad det konkret er man forlanger

aftalen og nogle af de andre reformaftaler som er gode og sunde for danmark og skaber vækst og beskæftigelse vil

jeg vil bare spørge enhedslistens ordfører om det er udtryk for at enhedslisten har ændret strategi tidligere har man

meget håndfaste krav til finanslovsforhandlingerne

indrømmelser skal man tage den herre per clausen som udtryk for at at enhedslisten har ændret strategi man tør nu

meget at gøre ved for enhver må jo huske som man nu bedst kan

enhedslisten er et demokratisk parti

faktisk har en debat i både folketingsgruppen og med vores hovedbestyrelse om

hvad vi vil sige vi gerne vil have og måske også diskutere hvad vi kan nøjes med

at man kan presse regeringen til at udskrive et folketingsvalg

problem at komme ned igen

hvad enhedslistens krav skulle være er udtryk for at enhedslisten er bange for at stille

bare sige til venstre her at pointen er

medmindre der kommer en eller anden form for indrømmelse

dagpengespørgsmålet vil enhedslisten ikke kunne lave at forslag og stemme for et forslag til vedtagelse sammen med regeringspartierne

nu stemmer vi så for det forslag som vi har udarbejdet sammen med regeringen det er jo

meget logisk og et meget godt udtryk for at vi faktisk

enhedslisten mener det er ok at man trænger ind i en bolig og

bosætter sig der og så måske

skal slæbes væk derfra eller hvordan forholder enhedslisten sig til

at blive generet af andre

også ind for at mennesker skal have mulighed for at eje deres egen bolig det ser vi ikke noget som helst problem i vi kan godt diskutere om skattesystemet omkring det i dag er indrettet rimeligt og rigtigt

støtteordninger som ensidigt retter sig mod ejere og som gør at lejere bliver snydt det er vi uenige i

synes det er i orden at man har sin ejendom at man kan have den i fred og

at man fra samfundets side skal gribe ind og sørge for at de lejligheder bliver udlejet

hvilket ord skulle det så være både regeringen selv og måske også medierne ville nok vælge ordet reform ja statsministeren ville sikkert påstå at man var gået reformamok eller måske ligefrem insistere på at bruge to ord så hun kunne sige historiske reformer men altså hvad er en reform hvad ligger der egentlig i ordet

i sagens natur være en sammenhængende række af politiske ændringer som reformerer samfundet altså forandrer samfundet

for at man meningsfuldt kan tale om en reform skal kunne mærkes af borgerne den skal være så betydningsfuld at nøgletallene ændrer sig

endnu en lille politisk justering af den slags det nærmest strømmer ud med dagligt

regering små politiske justeringer ofte mindre

siger at hun har gennemført historiske reformer og at hun er gået reformamok så balancerer hun på kanten af løgn og de rene fantasier

og manglende ambitioner det er en sandhed som er trist at

det handler om de tusindvis af arbejdspladser som de senere år er fløjet ud af landet det er en skræmmende udvikling som regeringen ikke har nogen svar på

skattereformen får en effekt på arbejdsudbuddet i

tyve på ellevetusinde og femhundrede personer su reformen får en effekt på fem tusind ni hundrede personer

og fleksjob får en effekt på fire tusind syv hundrede personer kontanthjælpsreformen får en effekt på fire tusind fem hundrede personer vækstplanen får en effekt på cirka tusind personer energiforliget får en effekt på fire hundrede personer altså i den forkerte retning fire hundrede færre og med regeringens finanslov for to tusind og tolv mindskede man så arbejdsudbuddet med fire tusind personer regeringens egne såkaldte reformer giver en samlet effekt på arbejdsudbuddet i

er på overførselsindkomst når man tænker på at de senere år har mistet op mod tohundredetusind arbejdspladser og ikke mindst når man tænker på at man med egentlige reformer ville kunne øge arbejdsudbuddet meget meget mere historiske reformer

jo så ganske vist reformer fra den tidligere regering her var der lidt større armbevægelser og lidt mere fornuft selv om det stadig ikke nærmede sig noget man kan kalde tilstrækkeligt tilbagetrækningsreformen er den største men det er alligevel dagpengereformen der har trukket suverænt flest overskrifter og det skyldes selvfølgelig regeringens svage ubeslutsomme og helt igennem tåbelige håndtering

i forlængelse af ændringerne

af dagpengereglerne i sin tid blev besluttet

alt for mange mennesker er på dagpenge alt for længe selv om der

undersøgelser viser at dagpengemodtagernes jobsøgning bliver mere intens bred og effektiv jo tættere på et dagpengestop de kommer sandheden er at den lange dagpengeperiode både

og fastholder folk uden for arbejdsmarkedet med ulykkelige skæbner til følge derfor var halveringen af dagpengeperioden en rigtig god løsning for nu at bruge statsministerens egne ord og

medierne begynder selvfølgelig at fortælle violinakkompagnerede historier om konkrete mennesker

at ryge ud af dagpengesystemet enhedslisten hyler

vrider hænder regeringen bliver usikker og

og indtil flere på hinanden følgende midlertidige forlængelser af dagpengeperioden man nynner med på melodien om at det er en katastrofe for folk at miste retten til dagpenge

ægtefælle at situationen er uholdbar med andre ord der må gøres noget for at løse det postulerede

andet vil indføre en helt ny type overførselsindkomst bliver præsenteret som en løsning på et problem

som

den oprindelige løsning dagpengeplanen fastholder mennesker i arbejdsløshed dagpengeplanen svigter de mennesker den påstår at hjælpe dagpengeplanen er intet mindre end hamrende usolidarisk

er det nu med midlertidige løsninger i den danske velfærdsstat jo

beslutninger der bliver lavet bittesmå justeringer som ikke er værdige til at blive kaldt reformer

er når regeringen fraviger sine egne valgløfter og gennemfører en politik der er liberal alliance light når den sænker skatten en smule på arbejde afskaffer en afgift eller gennemfører små skridt på arbejdsmarkedsområdet er man inspireret af os måske ved regeringen inderst inde godt at det faktisk er den eneste politik der virker så meget mere underligt er det at man laver den ene aftale og det andet forlig med enhedslisten og trækker danmark i forkert retning

ingen koordination internt i regeringen tilsyneladende ikke

virker ikke til at have tænkt mange nye tanker

to tusind og tolv blev måske nok

år men to tusind og tretten bliver uden tvivl enhedslistens år

enhedslisten at forpurre forpurre nogle af de få gode takter der trods alt var i regeringen et parti der ønsker væbnet revolution nedlæggelse af politi og militær og indførelse af kommunisme i danmark sådan et parti har i

på den politik der bliver ført

den indflydelse også ville strække sig til den nye offentlighedslov for selv om det ikke er nogen hemmelighed at liberal alliance ikke har mange fællesnævnere med enhedslisten står vi dog side om side også med dansk folkeparti i vores modstand mod den skandaløse og dybt udemokratiske mørklægning af magthavernes arbejde som regeringen venstre og konservative åbenbart ønsker

et enhedslisteår mit ønske er at de kommende år i stedet for bliver vækstens år

at det er alt alt for lidt og vi må og skal ændre det hvis danmark skal forblive et rigt land hvor vi har råd til de ting der er vigtige for os alle gode livsbetingelser effektive sygehuse velfungerende skoler og tilstrækkelig omsorg for de svageste ja de næste år

hvor vi med modige reformer grundlægger de næste mange års økonomiske vækst og positive udvikling i danmark

og selskabsskatten der er brug for skattelettelser fordi det absurd høje skattetryk mindsker arbejdsudbuddet hæmmer investeringslysten og sætter væksten i stå med en lavere skat kan det bedre betale sig at arbejde det bliver mere attraktivt at tage en uddannelse eller starte egen virksomhed og virksomheder får lettere ved at beholde arbejdspladser i danmark

mængder af love regler og forordninger tåbelige kontrolforanstaltninger

til koldt og tungt bureaukrati

er i stand til at udføre deres arbejde tilfredsstillende og lære af det private erhvervsliv når tingene alligevel går galt for selvfølgelig kan vi gøre det det er i øvrigt symptomatisk for regeringen at noget af det eneste positive som blev luftet under valgkampen nemlig de radikales såkaldte tillidsreform tilsyneladende er droppet

igen fylder byer og land et danmark hvor der er lige muligheder for hver eneste borger

en indsats et danmark med positive udsigter for fremtiden danmark har brug for reformer men rigtige

andre partier og jeg citerer i dumper og i fører danmark og danskerne mod afgrunden citat slut problemet er

lyder det fra liberal alliance at en stor velfærdsstat og et højt skatteniveau ødelægger det private og frie initiativ og det gør det svært at drive virksomhed i danmark

også bare holde fast i i de ting der faktisk ligger

hvor nemt det er at drive virksomhed eller goldman sachs seneste analyse hvorefter danmark har førstepladsen globalt med hensyn til økonomisk succespotentiale

sverige island irland storbritannien holland tyskland belgien schweiz og østrig end man er i danmark så kan man selvfølgelig godt

men er der nogen der har lavet en spændende analyse

men det vi ved er at væksten i danmark sidste år med den røde regering var negativ

i danmark for nu at citere

den offentlige sektor skal være mindre ellers kan vi ikke få plads til at skabe de rammer om erhvervslivet der gør

at det her tidsskrift som hedder the

når det i en omtalt rapport fra februar måned fremhæver danmark og de nordiske lande som deciderede rollemodeller der og nu citerer jeg så fra the economist ligger i toppen af ligaen inden for alt fra økonomisk konkurrenceevne til social velfærd

det blanke øresund og misundeligt skue over mod sverige og se hvor mange gode ting

lidt heldigt fordi vi geografisk ligger tæt på er kommet

er stærke inden for konkurrenceevne men også kan levere på det der hedder social velfærd

sådan det ser ud i danmark i dag

verdens rigeste lande til nu at ligge på en trettende fjortende femtendeplads fortsætter man med den politik som den nuværende regering fører vil

vi fortsætte ned ad listen over verdens rigeste lande

det var i øvrigt ikke the economist jeg kritiserede herre simon kollerup

da vismændene skulle præsentere

til det forudsatte udgiftsniveau er næppe en situation der er optimal for befolkningen

der altid en velmenende socialdemokrat som står klar med en check sådan skrev herre joachim b olsen om den nye og bedre indfasning

mener liberal alliance at de langtidsledige

har man andre problemer end arbejdsløshed

de langtidsledige eller andre som det bliver antydet vi mistænkeliggør socialdemokraterne det er det

at der altid kommer en socialdemokrat rendende med en check hvis der er nogle der klynker

som modtager checken der er problemet det er socialdemokratiet der er problemet både for de enkelte

af dagpengereformen men omvendt har de heller ikke tænkt sig at rulle det tilbage hvis de skulle få

om det er korrekt at liberal alliance ønsker at tilbagerulle den her lempeligere indfasning af dagpengereformen og jeg vil også gerne høre hvorfor liberal alliance har

om om man burde have gjort noget ved dagpengene som man åbenbart ikke har fået slettet efter at man har lavet den nye aftale med enhedslisten der siger man at der ingen grund

og den virker som ventet jeg er enig

det radikale venstres hjemmeside men ikke i det som det radikale venstre stemmer i folketingssalen

krav fra liberal alliance til venstre når der eventuelt skal dannes en ny regering at den her ordning

burde det være det radikale venstre som overspillede sine kort tilbage i to tusind og fem

seks i liberal alliance har vi den holdning at vi ønsker en borgerlig regering

lars løkke rasmussen som statsminister og vi forventer at få indflydelse på vores fire mærkesager lavere skat højere vækst en mere effektiv offentlig sektor

har problemer i forhold til den dagpengeperiode vi har nu er dagpengeperioden for lang for kort

ødelægger effekten af den reform der blev lavet under

vk regeringen jeg synes også det er værd

skrevet at gentagne midlertidige lempelser risikerer at skabe forventninger om ekstraordinære tiltag også i fremtiden hvilket svækker effekten af dagpengereformen

længde på den her dagpengeperiode og at man overhovedet ikke vil komme med nogen ændringer

det i fremtiden heller ikke efter næste valg

kan mejsles i granit og som aldrig vil kunne være hverken kortere eller længere det kan godt være at herre leif lahn jensen har et sådant tal

i liberal alliance forholder vi os til de økonomiske

men mit spørgsmål går altså på om herre simon emil ammitzbøll er enig i det fru mette bock sagde sidste år

åbningsdebatten i

og tænke mig at høre når man nu omsætter eller

støtteordningerne på det pågældende område eller ej det der er pointen her er bare at hvis man ser det i et langsigtet perspektiv så er det et rigtig rigtig godt spørgsmål om det overhovedet har været en god forretning for danmark massivt at støtte vindmølleindustrien det kunne vi da godt tænke os at få lavet et dyberegående

at det radikale venstre og den øvrige regering

har udtalt at menneskeskabte klimaforandringer er mere tro end videnskab han mener ligefrem at det er farligt at fokusere på at nedbringe udledning af

herre simon emil ammitzbøll kan bekræfte at liberal alliance mener at et spørgsmål om tro

kan man se at der i i perioden nitten fem og halvtreds til

de seneste femten år og det er selv om der i hele perioden

fem og halvtreds til i dag har været en kontinuerlig stigning i udledningen

nogle der mener at der findes videnskab man

eller det kan jo være at liberal alliance lytter til videnskaben

for jeg sagde faktisk der er også menneskeskabt øget øget

ok det har måske haft lidt mindre impact på temperaturstigningerne end nogen går og påstår

skal til skal det være produktionsbegrænsende løsninger som regeringen tilbyder med øget arbejdsløshed til følge eller skal det i stedet for være løsninger i ny teknologi der kan løse problemerne det

at liberal alliance ikke er enig med cepos som har

at man kunne sætte dagpengeperioden ned

at det er mejslet i granit at det skal være to år

jeg utrolig glad for at herre mogens jensen nu får ordet om lidt for så vil jeg gerne spørge

at det så er to år plus måske to år

vil socialdemokratiet også tage bestik af de økonomiske udfordringer som partiet måtte se dem i fremtiden

jeg bare bekræfte at liberal alliance altså ikke afviser at dagpengeperioden skal ned på en år hvis det står til liberal alliance

hvis det hele er bluff hvad skal vi så med alle de her

har herre villum christensen ret i

det her med klimaforandringerne er bluff

sekunder der er stillet mig til rådighed først er

at oplyse herre mogens jensen om folketingets forretningsorden

der får den korte bemærkning der skal stille spørgsmål og den

skal svare eller omvendt der er fuld mulighed for

den korte bemærkning kan svare på de spørgsmål jeg måtte stille her fra talerstolen så hvis der er andre socialdemokrater

nedskæringer i det offentlige derfor undrer det mig meget at liberal alliance i går sagde fra over for at være med i den ændring af forsvarsloven som enhedslisten og regeringen kommer til at gennemføre den kommer til at betyde en besparelse på tredive million kroner

ønsker liberal alliance ikke at være med

forsvarsordfører anbefalede at gå med man var med i forhandlingerne man fik alt hvad man ønskede sig

alligevel siger man nej til at spare på generaler og oberster

hvor man kan være i tvivl om hvad det er for holdninger

de helt basale samfundsinstitutioner i vores land som politi og forsvar

revolution kommunisme og hvad ved jeg jeg synes det har et meget uhyggeligt perspektiv hvis man skal bygge sin forsvarspolitik i snævert samarbejde med enhedslisten

der skulle være flere borgerlige partier med hvis der skulle indgås en aftale

det undrer mig meget at liberal alliances ønske om

nedskæringer i det offentlige åbenbart ikke strækker længere

hvis enhedslisten eller venstre gør et eller andet stopper liberal alliances ønske er det sådan man skal opfatte liberal alliances ønske om at skære ned i det offentlige eller skyldes det ganske enkelt at når det kommer til obersterne

hvor enhedslisten har de afgørende mandater

havde enhedslisten heller ikke haft de afgørende mandater den situation

februar 2011

vælger at se helt bort fra atomkraft alle vores nabolande har atomkraftværker det er som om der stadig ligger en dyne af skræmmekampagner fra nitten firserne over hele danmark

at liberal alliance stadig væk

skal undersøges om atomkraft

i selvsving så

at forske og lave undersøgelser

en god ting at få ind i diskussionen i stedet for at det hele handler om følelser

at vide hvordan liberal alliance ville forholde sig til radioaktivt affald

min elregning jeg indrømmer at det er en år siden jeg sidst tjekkede den og jeg skulle nok være lidt mere grundig med det men sidst jeg tjekkede

i hykleriets træ når man alligevel sikkert har

har liberal alliance tidligere udtalt at partiet ikke

mit spørgsmål er simpelt har liberal alliance

sige på egne og andres vegne

at starte med det vi synes er mest væsentligt

nemlig genopretningen af dansk økonomi en mindre offentlig sektor mere personlig frihed og mere vækst i det her samfund det er vi rigtig rigtig glade for

liberal alliance vil afskaffe topskatten samtidig

rasmussen og partiet venstre som godt vil give en masse skattelettelser de vil ikke fortælle sådan præcis hvad for nogle det er

slet ikke fortælle hvor det er der skal skæres ned i den offentlige sektor hvis de skal lave de her lettelser så mit spørgsmål til herre simon emil ammitzbøll er er det et ultimativt krav fra liberal

fremtidig borgerlig regering at

det er ikke noget vi er tilhængere af vi har en politik om at vi vil have lavere skat mere vækst mere frihed og en mere effektiv offentlig sektor

en borgerlig regering præcis som det radikale venstre

nuværende regerings politik sådan er det jo for at bruge en

ministers ord i forhold til topskatten vil jeg bare sige

for spørgeren at liberal alliance går ind for at afskaffe topskatten

koster så mange penge som man hidtil har troet at afskaffe topskatten og derfor opfordrer vi venstre til at komme ud af busken

i dag heller ikke har andet end sådan en lidt vattet tilgang til topskatten

dejligt at vide at vi ikke vil få så uretfærdig en politik i danmark efter et eventuelt

lad os nu høre hvis det alligevel skulle lykkes liberal alliance

jensen at som jeg husker det fra før valget

der handlede om at de radikale ikke måtte få indflydelse på skattepolitikken og på udlændingepolitikken

end hvem man samarbejder med

hvor det stiller sig anderledes

eksempelvis ikke betrygget ved at man skal overlade den afgørende stemme i forsvarspolitiske spørgsmål til et parti der vil nedlægge forsvaret altså enhedslisten så der findes altså undtagelser

sådan er verden jo en gang imellem er den ikke helt så sort og hvid som det kan lyde når man diskuterer herinde en gang imellem

man jo nødt til at forholde sig til den virkelige verden og den virkelige verden er at enhedslisten

vil nedlægge det danske forsvar og det bryder vi os ikke

forsvarets ledelse og

at det betyder noget hvis det er et parti der fundamentalt er imod det som vi går ind for og så vil jeg bare gentage det jeg har sagt tidligere

fjernet

ikke det der har den egentlige indflydelse på

økonomiske politik og de udfordringer

bare skal fyre fyrretusind offentligt ansatte i øvrigt ligegyldigt

dette spørgsmål kan måske lyde lidt finurligt men

herre simon emil ammitzbøll ikke bare lige forklare hvor langt ned

alliance holder op med at sige

sådan at liberal alliance ikke ønsker at fyre offentligt ansatte det har vi overladt til regeringen at gøre og det er

er kommet fyringer i den offentlige sektor vi synes man skal have en mindre offentlig sektor

sige at gøre det på end regeringspartierne har haft

at i den situation vi står i nu

der skal være fyrretusind færre offentligt ansatte end der er på nuværende tidspunkt

er svaret tilsyneladende altid det samme nemlig at der bare skal være fyrretusind færre så kunne herre simon

ammitzbøll ikke bare svare ganske enkelt hvor langt skal tallet ned

skal vi stadig væk fyre fyrretusind yderligere jeg spørger bare

der på alle landets stationer bliver udleveret en avis der hedder metroxpress

men at vi på nuværende tidspunkt siger fyrretusind offentligt ansatte

på linje med at socialdemokraterne for halvandet år siden mente at man ikke skulle

så må man jo se på om analysen ændrer sig og hvis analysen ændrer sig tager man bestik af det for jeg går ud fra at det er derfor socialdemokratiet har ændret politik og ikke fordi de bare har ført alle vælgerne bag lyset i september

for det er jo sådan

del af sagkundskaben siger at vi har et problem med stigende

konsekvenser for vores klima blandt andet i form af ændringer i vejret vi kan få stormflod vi kan få oversvømmelser er det ikke sådan at vi politikere må udvise ansvarlighed og rettidig omhu og

at foretage nogle investeringer i vores samfund

som også koster rigtig mange penge hvis de bliver en realitet og ved at investere for eksempel i kloakering og alt muligt andet i det her samfund

videnskaben som havde ret og at det

vis usikkerhed om hvor stor betydning det får er

vil være begrænsede energiressourcer til rådighed i verden i fremtiden

fornuftigt og igen rettidig omhu at investere i nye

være en uenighed mellem liberal alliance og det konservative folkeparti der blandt andet går på

lavet en energiaftale der giver enhedslisten vetoret over dansk energipolitik frem til

som medfører at der bliver et mindre arbejdsudbud og som i øvrigt koster tre

i nye afgifter det er så en uenighed vi har mellem det konservative folkeparti og liberal alliance

jeg godt tænke mig at illustrere en pointe i al fredsommelighed

i det meget anerkendte tidsskrift science at det nu skal nedjusteres til mellem nul og

to grader altså præcis det halve af hvad fns klimapanel mente for bare seks år siden så pas nu på med at gøre det her fuldstændig entydigt og religionsagtigt

forholde os til de udfordringer der er løse de problemer der måtte være

os imod det skal vi investere i det her samfund nu

at forebygge og for at sikre os imod de ulykker der måtte ske men samtidig er det jo sådan at der bliver færre energiressourcer når vi taler om fossile brændstoffer derfor skal vi satse på alternativer energiformer det er samtidig også sådan

de fossile brændstoffer bliver dyrere og dyrere og derfor er det billigere for det her samfund at vi her og nu investerer i at omlægge energipolitikken

er der også den sikkerhedspolitiske dimension at efterhånden som det er færre og færre lande der besidder mængder af fossile brændstoffer så bliver vi sikkerhedspolitisk og politisk mere og mere afhængige af de lande

grund til at vi i det danske samfund beslutter

forbrugere hvordan det er at have nogle højere elpriser end så mange andre steder faktisk de højeste i hele europa jeg synes man skal spørge de mennesker som

har mistet deres arbejde fordi der er virksomheder der er flyttet ud af landet det er dem man skal spørge og så vil jeg bare sige

at jeg skal lytte til de førende eksperter

i den seneste halve time og så kunne man ikke bruge dem alligevel da de pludselig sagde noget der ikke passede ind i skabelonen

vil genindføre nogle af de fattigdomsydelser

men det er selvfølgelig godt at vælgerne kan se at den borgerlige

øge fattigdommen i danmark jeg vil dog gerne have uddybet hvad der ligger i det lille forræderiske ord blandt andet

genindført kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen kan ordføreren fortælle mig hvad der gemmer sig bag det ord

yderligere stramninger i dagpengereglerne nu hørte jeg ordføreren ikke ville afvise at man kunne have en endnu kortere dagpengeperiode

sådan at genoptjeningskravet skal skærpes yderligere

er der nogle satser der skal sættes ned eller vil man følge

direktøren kim graugaards forslag om at der skal være en grænse for hvor længe man kan få kontanthjælp min fantasi

og fem og tyve timersreglen og der må jeg bare sige at jeg tager afstand fra den der kommunistiske retorik om at det skulle være fattigdomsydelser

noget mærkelig snak det det handler om er at det skal kunne betale sig at arbejde

problem i danmark at det ikke kan betale sig at arbejde og det vil vi gerne gøre noget ved der er der så i hvert fald

og fem og tyve timersreglen som de fire borgerlige partier er enige om

ikke nogen hemmelighed at liberal alliance har ambitioner der går langt videre

der er pointen jo at vi synes at kontanthjælpen i danmark skal længere ned sådan

kalder dem for kommunister altså man

kommunist fordi man gerne vil bekæmpe fattigdommen i danmark men det må jo stå for ordførerens regning det var ikke meget konkret jeg fik ud over at kontanthjælpen skal længere ned så

på liberal alliances vegne når jeg står her det jeg kan svare er at vi foreslår at kontanthjælpen sænkes til seks tusind syv hundrede og syv og tres kr

den nuværende ungeydelse og at dem under tredive fremover får en ungeydelse på

skulle betale fyrre procent i skat hvilke skattelettelser er det egentlig

skal bruges til at hæve beskæftigelsesfradraget vi har et forslag om at man skal halvere

selskabsskatten hvis man tager udgangspunkt i

og der er en række forskellige forbrugs

man skal fjerne

at folketingets øvrige partier

men under den første åbningsdebat efter den nye regering kom til

med den radikale ordfører fru marianne jelved den nuværende kulturminister der hånede hun mig lidt for at ville afskaffe sodavandsafgiften

så man skal bare lytte til hvad vi siger nu så skal

afskaffe efterlønnen så man ikke har den her mindre efterlønsordning som blev lavet under den tidligere regering man kunne øge udliciteringsgraden man kunne have færre offentligt ansatte

godt og trygt gennem krisen

afslutning kan vi så konstatere at det

hvor hvert sving til højre straks bliver afløst af en tur til venstre side i salen beskæftigelsespolitikken er måske det mest groteske eksempel på en flagrende retning i regeringens politik dagpengereformens succes er helt afgørende for danmarks vej ud af krisen og alligevel har regeringen sammen med enhedslisten flere gange undergravet denne reforms positive effekter

disse aftaler regeringen har indgået forlænger reelt dagpengeperioden og måske lukker det munden på enhedslisten for en tid men ingen af regeringens krumspring med enhedslisten skaber et eneste nyt job eller mere vækst i danmark og det er altså det der er brug for hvis vi skal løse vores udfordringer og vores problemer og skabe mere tryghed i jobbet for danskerne for det første er der brug for flere private arbejdspladser i danmark vækstpakkerne var jo udmærkede aftaler vi var selv med i dem de går i den rigtige retning lavere skatter og afgifter forbedrer vilkårene for virksomhederne og dermed også muligheden for at investere i flere arbejdspladser i danmark

det er god konservativ økonomisk politik det er vi tilfredse med men altså de vækstpakker vi har gennemført kan ikke stå alene de er langtfra tilstrækkelige til at løfte væksten og øge beskæftigelsen i det omfang der er brug for at gøre det det vil kræve langt mere vidtgående reformer

det skal være reformer der indebærer lavere skatter og en relativt mindre offentlig sektor reformerne skal give plads til at styrke indtjeningen og investeringerne i danske virksomheder for det er nu engang sådan at det er de penge som virksomhederne tjener som vi alle sammen lever af og som finansierer den offentlige sektor

for det andet

brug for at øge den økonomiske gevinst ved at tage et job frem for at være på offentlig forsørgelse og ved at gøre en ekstra indsats alt for mange i kontanthjælpssystemet har ingen eller kun minimal økonomisk tilskyndelse til at gå på arbejde og regeringens politik har

kun øget den skævhed blandt andet ved at fjerne kontanthjælpsloftet det skal vi have genindført og vi skal sænke skatten på arbejde yderligere derunder fjerne topskatten helt

i stedet for at lave de mange små reformer der hver for sig kan være udmærkede men som jo

stritter i hver sin retning

og cirka halvdelen af dem

skulle man hellere koncentrere sig om at lave nogle få store ambitiøse reformer vi kan regne med og som virker

det gælder jo ikke mindst folkeskolereformen

og jeg vil gerne sige at jeg mener at folkeskolereformen er den mest

reform vi kommer til at gennemføre i det her folketing i den her valgperiode

og tilføje nye pakker til men en reform af vores

har konsekvenser flere generationer ud i fremtiden det drejer sig om at give vores børn de kompetencer

klare sig i tilværelsen det drejer sig i virkeligheden om at vi skal have et samfund hvor vi er dygtigere end de andre samfund i den her verden for ellers kan vi ikke blive ved med at være et af de mest velstående samfund i verden

vigtigste overhovedet at vi bliver enige om en rigtig god folkeskolereform vi kan jo alle sammen huske hvordan statsministeren her i salen betonede emils aktivitetstimer emil skulle lære matematik ved at bygge fuglehuse i sløjdlokalet og efter undervisningen blandt savsmuld og andet

bestod skoledagen af motion lidt danskundervisning herefter noget med medier og endelig skulle dagen afsluttes i en lektiecafé regeringen lagde op til en lang dag i heldagsskolen hvor familielivet og børnenes frie valg af fritidsaktiviteter skulle begrænses og lægges i tvungne statsligt dikterede rammer udstukket fra christiansborg

det kommer det konservative folkeparti aldrig til at støtte og heldigvis

er der tegn i sol og måne på at regeringen måske vil være villig til at droppe de annoncerede aktivitetstimer og dermed grundlaget for heldagsskolen men nu må vi se hvis det sker

kan vi koncentrere os om indeholdet og give folkeskolen et reelt fagligt løft og det bidrager vi i det konservative folkeparti

vi vil styrke både faglighed og dannelse i vores folkeskole for det er det der skal give vores børn den bedste start i livet i dag er det jo sådan at cirka hvert femte barn forlader folkeskolen uden at have bestået dansk og matematik og mange af dem kan af samme grund heller ikke gennemføre

det er ikke kun de elever der har svært ved det boglige i skolen der har store udfordringer det er det generelle niveau der er for lavt

niende z mod kina hvor de danske elever fra holme skole

dysten på skolekundskaber mod jævnaldrende kinesere det er en kæmpe udfordring som vi skal handle på

vi skal altså ikke bare højne det faglige niveau for de børn som har svært ved det vi skal højne det faglige niveau for alle børn alle børn skal i hvert fald efter ti års skolegang kunne læse skrive og regne så godt at de kan gå direkte videre til en ungdomsuddannelse derfor er det at jeg siger at folkeskolereformen er den vigtigste reform i denne valgperiode og der er altså ikke plads til mere eller mindre flippede eksperimenter med skolen derfor har det konservative folkeparti blankt afvist regeringens udspil til en

så trænger erhvervsuddannelserne ellers til et gennemgribende eftersyn derfor var jeg også glad ved at høre statsministeren netop betone at man i efteråret vil spille ud med et forslag til en reform af erhvervsuddannelserne det bidrager det konservative folkeparti meget gerne til til gengæld kan regeringen ikke regne med hjælp fra det konservative folkeparti i det bagholdsangreb der er planlagt på familielægerne som borgerne og familierne i dag er trygge ved

helt uspiseligt for det konservative folkeparti at man vil sætte familielægerne uden for døren regeringen har så nu fremsat et nyt lovforslag men vi mangler stadig væk sikkerhed for at familielægerne som vi danskere er trygge ved kan fortsætte deres arbejde på ordentlig vis

så er vi i det konservative folkeparti også stærkt optaget af natur og miljøpolitikken et område hvor regeringens politik jo er bundet op på fordomme og forstenet ideologi frem for på sund fornuft og fakta fra den nyeste forskning

det er uværdigt for vores landbrug sådan som regeringen tumler rundt med ugyldige vandplaner og manglende godkendelser af randzoneimplementeringen der er brug for at vi går nye veje i naturbevarelsen i danmark

landbrugskommissionen mener at det er muligt at styrke både landbruget og naturen samtidig så må det også være muligt for regeringen at gøre det rigtige men jeg har mine tvivl om om regeringen evner at træffe rigtige beslutninger beslutningen om sammen med enhedslisten at nedlægge forsvarskommandoen og begrænse forsvarschefens ledelseskompetence er i hvert fald temmelig skræmmende helt ærligt enhedslisten ønsker militæret nedlagt og danmark ud af nato det grundlag kan regeringen da ikke bygge sin forsvarspolitik på men det er altså det som

det er i virkeligheden denne regerings store problem den er baseret på mandater fra den yderste venstrefløj

vil et samfund der er baseret på helt andre værdier end de som vi i det danske samfund gennem generationer

er omfattet af nulvækst selv om man forsøgte og forsøgte forsøgte

fik vi stort set ikke noget svar jeg kunne godt tænke mig at spørge konservative

ældre sundhed og uddannelse er omfattet

er jo ingen tvivl om at med den demografiske forskydning der sker

vil der være stigende udgifter til blandt andet sundhedssektoren som følge af den demografiske forskydning

for at sikre at de nødvendige udgifter kan blive realiseret og det er så et yderligere krav der er hvis vi samlet set skal

vil have at skal omfatte nulvækst

hvordan skal sundhedssystemet så skrues sammen for vi snakker om ret mange penge

er kommet med om nulvækst

en forudsætning for nulvækst altså at vi samlet set har nulvækst når vi er fremme i

tyve at vi sparer nogle penge nogle steder for til gengæld at kunne bruge flere penge på den sektor som herre

formanden for de konservative siger jo meget klart

offentlige sektor men der bliver selvfølgelig mulighed for at omprioritere inden for den offentlige sektor

jo besparelser i forhold til hvad der ellers er lagt ind i beregningerne i dag det er vel nu efter vækstpakkerne i størrelsesordenen en og tyve

der skal selvfølgelig ske omprioriteringer jeg skal ikke lige her kunne sige hvad der måtte blive brug for at øge eller begrænse udgiftsmæssigt i

to tusind og sytten det er der jo ingen af os der kan men det er jo ikke sådan

på den enkelte konto skal være nulvækst det er samlet set der skal

er en ærlig sag at man vil bruge pengene på en anden måde

bruges flere penge inden for uddannelsesområdet hvor flere unge jo tager en uddannelse

som ordføreren også var inde på kan vi få nogle svar

spare på i to tusind og sytten men vi har altså så stort et offentligt budget at der selvfølgelig er mulighed for at foretage omprioriteringer

hele den aktive beskæftigelsesindsats hvor danmark ifølge den forrige redegørelse fra det økonomiske råds formandskab har udgifter der er halvtreds procent større end

land og der er intet intet der tyder på at vi får mere ud af den aktive beskæftigelsesindsats end man får i andre lande der er altså flere milliarder kroner at spare for

og det må vi have modet til at sige åbent til danskerne

og jeg er også meget enig i den underliggende kritik der ligger af partiet venstre i de udtalelser her

fuldstændig umuligt at få at vide hvor det så er der skal skæres

faktisk et område hvor der er flere milliarder kroner at spare nemlig på den aktive beskæftigelsesindsats hvor vi ikke får nok for de penge vi

overførselsindkomster hvor alt for mange danskere er afhængige af offentlige overførselsindkomster jeg nævnte før at vi skal

får et arbejde skal vedkommende tjene omkring tredivetusind

før det overhovedet kan betale sig at den ene får et arbejde

så der er masser af muligheder for at lave omprioriteringer i den offentlige sektor og jeg og det konservative folkeparti er overhovedet ikke bange for at nævne konkrete områder vi skal også nok komme med flere

hvor det kan betale sig at arbejde eller

indføre som et generelt princip og hvis man så afkortede dagpengeperioden yderligere så

mindstelønninger der er på arbejdsmarkedet så det altid kan betale sig

lars barfoed sagde i februar

småpenge i den sammenligning

har reduceret den offentlige sektors skøn noget i forbindelse med vækstpakkerne og derfor ligger det vel i størrelsesordenen en og tyve til to og tyve milliard

der er at finde frem til to tusind og tyve hvis der er nulvækst men det er jo ikke penge der skal spares det er jo bare penge der ikke skal bruges i forhold til hvad der ellers var lagt op til når jeg så attende februar og i andre sammenhænge har

vi skal bruge flere penge hvis vi skal

lahn jensen var inde på og det er jeg husker ikke tallet

der skal findes i reelle besparelser og der har jeg jo nævnt flere eksempler på de besparelser

ved nogle afbureaukratiseringer og

nu er

regeringens vækst jo i en størrelsesorden så man

en lille smule på på beskæftigelsesindsats og på

det kan også være andre overførselsindkomster hvor vi skal spare nogle penge jeg jeg mener jo helt generelt

gjort alt for mange mennesker afhængige af offentlige overførselsindkomster vi har også skabt et dybt kompliceret system af offentlige overførselsindkomster og der kunne godt være

simpelt hen fordi det er så indviklet at ingen kan finde ud af det så der kunne være muligheder også når det gælder det offentlige bureaukrati kan vi sikkert opnå meget ved at være mere målstyrede og ikke have så meget kontrol og bureaukrati

at vi kan gøre det smartere og

den stigning der er i sundhedsudgifterne

lahn jensen som følge af at der bliver flere ældre

flere udgifter og de nødvendige merudgifter

i øjeblikket snarere er behov for flere ressourcer til politiet vi har gennemført en flerårig besparelsesplan og rationaliseringsplan

politiet som er rigtig skrap

over halvtreds procent af statsbudgettet hvis politiet så heller ikke er med

skal skæres ned for at man kan opveje den ekstremt store merudgift

for uddannelse og sundhed hvis det er sådan at vi kan gøre tingene lige så godt på en smartere måde så vi kan spare nogle penge og kan vi rationalisere skal vi da gøre det også på de områder så på den måde er der jo ikke noget der er fredet det jeg taler om er de cirka ti milliard kroner i nødvendige meromkostninger der er som følge af de demografiske forskydninger

og de må lægges oven i de oprindelige tredive

nulvækst og det kræver nogle besparelser andre steder

vi sparer penge på politiet der er en flerårig besparelsesplan der er meget hård ved politiet

det gælder områder inden for uddannelse og områder inden for sundhed det ville da være underligt at stå her i dag og sige

vi aldrig nogen sinde gøre tingene smartere så vi kan spare nogle penge det skal vi da se på ligesom vi skal se på det på alle mulige andre områder

må vi kunne gennemføre nulvækst i den offentlige sektor frem til to tusind og tyve hør nu her det er da et møgforkælet folketing hvis vi sidder her i det samfund der har den største offentlige sektor i hele verden og påstår

bare nulvækst med plads til pris og lønstigninger frem til to tusind og tyve så er vi godt nok blevet forkælet i det her samfund selvfølgelig kan vi det

men der skal omprioriteringer til det er der da ingen tvivl om der vil jo opstå områder hvor vi siger

de sætter vækst allerhøjest så

er gør det på energiområdet

ti år hvor vi havde en borgerlig regering

energipriser i hele europa

med cirka to milliard

pso afgifter om året

gå den anden vej men det er bare sådan

de fossile brændstoffer i de kommende år bliver dyrere og det må vi forvente de bliver så kommer den omkostning til at aflejre sig hos virksomhederne og hos borgerne hvis vi derfor

i alternativ energi

vil vi komme til på længere sigt at spare penge

så har vi nogle andre energikilder der er billigere end de fossile at benytte os af til sin tid så der er ikke bare klimamæssige begrundelser der er også økonomiske og der er i øvrigt også sikkerhedspolitiske grunde til at det er rigtig fornuftigt

men det er rettidig omhu at vi lavede det energiforlig fordi det

en sikring imod de ulykker som klimaforværringen kan medføre men som også mindre udbud af fossile brændstoffer vil medføre og det stiller danmark sikkerhedspolitisk bedre at vi ikke er afhængige af nogle få olieproducerende lande om nogle årtier derfor er det rigtig fornuftigt også økonomisk at vi gør det som vi gør i øjeblikket vi er altså ikke i det konservative folkeparti skinbarlige liberalister der bare vil overlade alt til markedskræfterne når vi kan se at der er behov for at fællesskabet i det her samfund

for at sikre energi for at sikre vores klima og for at sikre os imod

ikke bare overlade alt til nogle vilde markedskræfter der er områder

jeg jeg synes at herre rasmus langhoff en anden gang skulle stryge de ting

på spørgesedlen der ikke passer længere efter

det konservative folkeparti har stået meget alene med ønsket om reformer på efterlønsområdet da jeg kom ind i folketinget i to tusind og et sagde jeg fra første dag at vi skulle afskaffe efterlønnen fordi det her samfund ikke har råd til det jeg mener også af moralske og principielle grunde at det er forkert at indrette et samfund sådan at det på forhånd

vi målretter ydelserne fra det offentlige mere til de udsatte borgere det er principielt og moralsk min opfattelse men det har også længe stået klart for mig og det konservative folkeparti at det økonomisk var nødvendigt at gøre det men jeg synes det tog lang tid før vi fik overbevist andre om at det var nødvendigt og det lykkedes jo aldrig

for socialdemokraterne gik jo til valg på at sabotere den tilbagetrækningsreform som regeringen dansk folkeparti og liberal alliance

til at sænke reformambitionerne i nullerne hvad vil det konservative folkeparti så gøre fremadrettet hvis

dansk folkeparti det er stort set alle partier i det her folketing der har trukket i bremsen

til valg på at der ikke skulle gennemføres reformer det er også derfor det er så interessant når statsministeren rejser rundt i udlandet og siger at vi er gået

eller hvad det er statsministeren siger og det er slet ikke statsministeren der ville de reformer for statsministeren gik til valg på at sabotere reformerne

klar det er jo altid rart når man får klare svar det var der måske

men herre lars barfoed er er dog også meget klar

at der nogle mennesker som kommer til at skulle betale noget mere på den ene eller den anden måde

hvad det så er for nogle områder der skal fritages og nu er der alle mulige forskellige ting på banen der skal fritages udover militær

så så begynder listen at blive ret lang derfor er mit simple spørgsmål når det så er

på den ene eller den anden måde skal bidrage for at den her nulvækst skal hænge sammen

herre lars barfoed så lægger op til i virkeligheden brugerbetaling

til at finde nogen steder at spare pengene jeg har sådan set nærmest sagt det modsatte nemlig at der ikke er nogen steder der skal friholdes kan vi spare nogle penge ved at gøre tingene billigere og bedre

skal vi gøre det uanset hvor det er og jeg nævnte slet ikke militæret

andet sundhedsområdet er et af de områder hvor man ikke forestiller sig at der skal ske de store ændringer så spørgsmålet er jo i virkeligheden meget enkelt er det sådan at et fremtidigt scenarie hvor

en brugerbetaling på sundhedsområdet er det på trafikområdet hvor er det man forestiller sig at

kan indføres brugerbetaling eller er det fuldstændig ude af

partiprogram vil det aldrig være noget

benny albrechtsen spurgte mig om men jeg nåede aldrig at svare fordi

skal ske ændringer i sundhedssektoren jeg mener sådan set at vi skal nedlægge regionerne jeg mener at danmark er for lille et land til at have tre forvaltningsled derfor skal vi nedlægge regionerne som først og fremmest har sundhedsområdet som deres ansvar og så skal vi på den måde få et mere enkelt system

hele vores sundhedssektor og i den sammenhæng kan der sikkert spares nogle penge der det vil jeg da tro men når det så er sådan at herre benny albrechtsen tror at brugerbetaling et rigtig frækt ord som jeg

og det var et udvalg som den tidligere regering selv nedsatte nu har

genstand for overvejelser i et forhandlingsrum men men når vi i det konservative folkeparti ikke køber anbefalingerne som de foreligger så er det fordi vi er optaget af at finansielle virksomheder i danmark er konkurrencedygtige med finansielle virksomheder i resten af europa den finansielle sektor er meget vigtig

vi kan tiltrække finansielle arbejdspladser det er vigtigt

og derfor vil vi ikke belaste de finansielle virksomheder med byrder der er større end de byrder de finansielle virksomheder har i andre europæiske lande vi ser gerne at

i en sammenhæng der passer til at man skal være

på nogle områder hvor man ligesom siger at her kunne vi spare og nogle andre områder hvor man siger

har jo i hvert fald været svært at få ud af det konservative folkepartis bedste ven venstre her i salen hvad det var de ville

barfoed sige at man blandt andet kunne nedlægge regionerne

det vil man da tro kunne medføre

vi vil kunne få en bedre koordination

hele sygehusområdet en mere

enstrenget ledelse og mere koordinering

ville jeg tro at det kan medføre nogle besparelser men jeg har jo ikke stået og

nogen tal her i dag det er bare et område når jeg nu bliver spurgt om sundhedssektoren skal friholdes så siger

om der skal ske ændringer så siger jeg som en kommentar til det

der skal ske ændringer efter min mening og jeg tror da nok at der kunne findes besparelser i den sammenhæng

ikke noget vi har regnet på og derfor er det heller ikke noget jeg har lagt ind i et regnestykke hvor jeg så bruger de penge til noget men jeg synes da at man skal overveje når man laver en administrativ forenkling af et kæmpekæmpestort område

også kan udløse nogle besparelser det tror jeg

kroner og øre på men når man står og jonglerer med om nulvækst er muligt eller ikke er muligt så må man vel også kunne give

i hele træskolængder har nogen idé om hvad det man foreslår vil betyde

bare helt enkelt hvordan man forestiller sig

skulle medføre en stor besparelse altså hvilken model læner man sig opad er

eller

planer for en nulvækst frem til

benny albrechtsen pludselig påstod at jeg skulle

så siger jeg bare jo det mener jeg da godt at der skal jeg går faktisk ind for en ret omfattende forandring af sundhedssektoren og så nævner jeg

i den sammenhæng at der sikkert også kan findes nogle besparelser i den forbindelse det tror jeg men det er ikke et beløb vi har indregnet i nogen nulvækstplan

og så fortsætter vi ordførerrækken den næste

overførselsindkomsterne kan ordføreren

bestå i er det for eksempel en endnu dårligere regulering af overførselsindkomsterne end den forringelse som de konservative har aftalt med regeringen i forbindelse med skattereformen

ydelser ud over kontanthjælpen som skal sættes ned jeg hørte jo ordføreren sige at at kontanthjælpen skal sænkes

de cirka seks tusind kroner om måneden før skat som liberal alliance kræver og er de her reformkrav nogle krav som er meget magtpåliggende for de konservative at få opfyldt hvis man skal

alle som får kontanthjælp er sådan at det kan betale sig at tage et arbejde til mindsteløn på arbejdsmarkedet

et konkret eksempel derudover har jeg ikke nogen konkrete forslag men jeg synes at det ville være på sin plads at man på et tidspunkt

tog en samlet vurdering af den måde vi har indrettet

afhængige af kontanthjælpsydelser i overførselsindkomster i danmark og vi kunne måske målrette ydelserne mere til

så flere kunne klare sig selv mod til gengæld at betale mindre i

jeg ikke nogen konkrete bud på men jeg synes at det var værd at overveje

blevet meget meget kompliceret den ene knopskydning efter den anden har gjort at det er meget kompliceret og uigennemskueligt hvad man har ret til hvad man har mulighed for at få både for sagsbehandlerne og for dem som modtager ydelserne

heller ikke nogen konkrete forslag til

over at hvis man genindfører kontanthjælpsloftet så rammer man cirka seks tusind familier der rummer cirka femtentusind børn man rammer dem rigtig hårdt økonomisk jeg vil gerne spørge ordføreren hvad skal de mennesker så leve af hvordan skal de få det til

et konkret tilbud om et ordinært arbejde hvor man kan få en overenskomstmæssig løn og så svarede ordføreren jo ikke på hvor langt kontanthjælpen skal ned for at det skal kunne betale sig

regering bistået af enhedslisten så afskaffet igen så der sker jo ikke andet end at vi ruller tiden tilbage til før folketingsvalget

at lempe finanspolitikken i to tusind og fjorten hvordan hænger det sammen med det som jeg har hørt

i det omfang omfang at det kan give beskæftigelse nu har vi gjort noget med vækstpakkerne vi har jo hele tiden sagt at der skal mere til end det og derfor

skal der gennemføres yderligere tiltag for at få gang i hjulene i danmark men det skal ske inden for de

i omegnen af fem og tredive til fyrre

føre en mere lempelig finanspolitik når man har et dundrende underskud på de offentlige finanser

ude at advare imod at man fører en mere lempelig finanspolitik i danmark er det konservativ politik

for den regning skal jo betales senere og det må nødvendigvis blive de

selvfølgelig skal pengene stemme

sidste ende men vi skal have gang i hjulene

vi altså blandt andet ved at lette skatter og afgifter

blev sagt om nulvækst før vi gik

der skal gøre at vi får

relativt set mindre offentlig sektor så der bliver plads til vækst i den private sektor

der blive tjent penge i virksomhederne blive investeret i virksomhederne vi kan få flere private arbejdspladser virksomhederne kan tjene flere penge

i sidste ende de penge virksomhederne tjener som vi alle sammen skal leve af og som også finansierer den offentlige sektor det er den sammenhæng jeg er optaget af

områder der skulle opprioriteres og andre der skulle nedprioriteres ordføreren sagde faktisk også forholdsvis ordret at vi her i folketinget er

at vi har en skattefinansieret velfærd i danmark så mit næste spørgsmål er skal vi have en privatfinansieret en forsikringsfinansieret velfærd i danmark

offentlige sektor i danmark og det er derfor jeg siger at så er vi altså forkælet i det her folketing hvis vi ikke kan finde ud af i det mindste bare at have nulvækst

i de virksomheder hvis indtjening

vi alle sammen skal leve af det er sådan set det så har jeg peget på nogle besparelsesmuligheder som jeg mener vi skal gå efter fordi det ligger klart at der er i størrelsesordenen ti milliard kroner i ekstra udgifter på grund af den demografiske forskydning der vil skabe et pres på de offentlige

det skal også tages med ind i regnestykket og derfor stilles der krav

historie og kulturformidling kan ordføreren redegøre for hvordan det vil styrke det faglige niveau i dansk og matematik som alle partier er enige om er målet og hvordan vil

vi i det konservative folkeparti er optaget af og det som

venstre dansk folkeparti og det konservative folkeparti i fællesskab har foreslået under forhandlingerne om en folkeskolereform er at vi får

center for kultur og historie der kan understøtte udviklingen af uddannelserne og undervisningen i folkeskolen

handler ikke kun om konkrete færdigheder som de kan bruge i job det handler også om dannelse så man kan begå sig som borger i danmark og i verden og derfor skal man kende sine rødder

skal gøre alt hvad vi kan for at sikre at kvaliteten af den undervisning

det skal ligge i jelling det er nyt for mig

det tror jeg altså ikke lige er noget som vi har diskuteret i

er nogle der har det ønske og jelling er jo en udmærket by

her tid men jeg blev også forundret da jeg hørte den konservative formand

det som regeringen ønsker nemlig en mere varieret skoledag hvor der er plads til bevægelse i skolen

ordføreren til at redegøre helt præcist for hvori det her socialistiske eksperiment

af tiden og som oplægget var

man forstå at der kunne være alle mulige fritidsaktiviteter forbundet med de

det betyder at man stjæler fritid og frihed fra familierne institutionaliserer børnenes hverdag statsliggør det meste af dagen for børnene fordi de bliver lagt ind i statslige dikterede rammer og det er efter min mening socialisme i modsætning til at være konservativ hvor vi lægger vægt på at familierne

samfundet skal overtage ansvaret for fritiden

i dansk erhverv hvis man ikke indfører aktivitetstimer eller noget lignende så bliver vi rigtig kede af det

ikke indfører noget om bevægelse som støtte til læring

sikkert også en af de her socialistiske ballademagere som

vil gå ind og gøre folkeskolen til et socialistisk eksperiment jeg synes

anden sammenhæng at vi skulle lytte til sund fornuft

tror måske jeg er enig med den pågældende på den måde at det jo er rigtig vigtigt at den del af det man kalder aktivitetstimer som handler om at selve undervisningen og det der understøtter undervisningen er aktiviteter skal være kreativt det skal være spændende og man må gerne udvikle nye læringsformer

er afgørende for mig er at det der foregår i skolen er undervisning det er ikke fritidsaktiviteter men i det omfang man kan indføre mere spændende undervisning og noget der understøtter selve undervisningen i den fagfordelte tid altså kreative måder at lære matematik

noget imod det de konservative står jo for en politik hvor man helt konsekvent kan se at der

at vi har en forsvarskommando og en forsvarschef der ikke får beskåret deres kompetence at det danske forsvar bliver ledet af en forsvarschef som alene ud fra militærfaglige vurderinger kan træffe beslutninger der vedrører hele forsvaret

lede forsvaret i en sammenhæng for det har i sidste ende at gøre med vores soldaters sikkerhed at de kan regne med en forsvarschef som træffer rent militærfaglige beslutninger

ordfører forstå hvis der sidder nogle i sønderborg hvor der er blevet skåret

i forsvarets top blandt oberster og generaler og kan den konservative ordfører forstå hvis der sidder nogle der kan se at hjemmeplejen er blevet forringet at der er en dårligere service til deres gamle mor

det er lidt underligt at der bliver skåret ned i hjemmeplejen men ikke

blev igangsat under vk regeringen så kom ikke og

på det danske forsvar der bliver sparet masser af penge

jeg er optaget af er at vi har en militærfaglig enstrenget

med forsvarskommandoen og forsvarschefen og det er det enhedslisten har fået forsvarsministeren til at hoppe med på at lave om på og jeg ved godt hvad enhedslistens bagtanke

afskaffe militæret

mener at det er kapitalismens frontkæmpere og hvad

smides i børneværelset altså at man ikke må stifte gæld fra år til år og så bare lade fremtidige generationer betale eller er den at landet i to tusind og fjorten med et underskud på de offentlige finanser skal føre en mere lempelig finanspolitik så underskuddet bliver større der er jo kun de to muligheder når den konservative finansordfører går ud i børsen i går og siger at vi skal have en lempeligere finanspolitik i to tusind og fjorten så vil man have et større underskud eller den anden mulighed er at man holder fast i det gamle at regningen ikke må

sektor frem til to tusind og tyve det tror jeg egentlig er fremgået meget klart for dem der har lyttet til det

der er et modsætningsforhold mellem to konservative politikker

at regningen ikke må smides i børneværelset

det er konservativ politik at regningen

efterlades i børneværelset det vil sige at der over år skal være balance i den offentlige økonomi vi ønsker at nedbringe den offentlige sektors størrelse så vi får en større privat sektor

kan blive tjent flere penge i virksomhederne og dermed vil vi få bedre råd til den offentlige sektor som vi gerne

det er konservativ økonomisk

vi har besøgt tre af de grønlandske huses projekter for udsatte grønlændere ligesom det er blevet til besøg på kofoeds

hvor jeg har talt med borgere grønlandske som danske om de mange muligheder og udfordringer livet som grønlænder i danmark medfører ved vores møder med både ansatte projektmedarbejdere og brugere af værestederne er jeg blevet genbekræftet i at der er et særligt behov for en indsats over for udsatte grønlændere i danmark

ikke om at gøre grønlændere i danmark til ofre men om at anerkende at grønlændere kommer til danmark med en anden kulturel og sproglig baggrund end den danske

af disse helt naturlige grunde har brug for at systemet er gearet til en forståelig dialog og sagsbehandling således at de alt for mange misforståelser og frustrationer undgås heldigvis lykkes

de mange engagerede medarbejdere og frivillige på de forskellige sociale projekter at gøre en helt enorm indsats for de borgere de møder i deres hverdag det er de ansatte og de frivillige som i deres daglige arbejde i høj grad tager sig af en lang række af bisidder og social og tolkningsarbejdet men den samlede indsats fra kommunernes og statens side er mangelfuld særligt i det lys er det af ekstrem stor vigtighed at vi sikrer de eksisterende sociale projekter rent økonomisk

at måtte konstatere at det stadig er de usikre satspuljemidler mange af de sociale projekter lever af de sidder igen i år og skal tage stilling til om de skal opsige medarbejdere og faciliteter da de endnu engang ikke ved om de har midler til at fortsætte deres arbejde efter udgangen af året

vi må i fællesskab kunne finde en løsning så vi permanent sikrer disse sociale projekter socialministeriet arbejder netop nu med den nationale strategi vedrørende socialt udsatte grønlændere i danmark vi har fra inuit ataqatigiits side eftersøgt at denne strategi ikke kun omhandler socialt udsatte

en begrænsning at der skal være mindst tolv børn på et modersmålsundervisningshold i hver kommune begrænsningen gør at rigtig mange grønlandske borgere i danmark ikke kan benytte sig af denne rettighed

fra dialogen med de mange socialrådgivere og ansatte på de kofoeds skoler og de grønlandske huse at mange af de grønlændere som kommer herned ikke var socialt udsatte da de forlod grønland derfor bør det forebyggende arbejde være en integreret del af den nationale strategi

grønlændere i danmark som vi har haft

er de indsatte ved anstalten ved herstedvester for et par uger siden deltog jeg ved afsløringen af vinderprojektet for den kommende lukkede anstalt i nuuk endelig er der kommet håndgribelig fremgang i projektet og justitsministeren har nu lovet at anstalten står færdig i

det er med sikkerhed en god nyhed for mange af de grønlandske indsatte ved herstedvester og det er en god nyhed for det grønlandske samfund inden for overskuelig fremtid vil vi ikke længere skulle sende vores forvaringsdømte ud af landet en sag vi har ventet tålmodigt på i fyrre år

jeg kan at knytte et par bekymrede bemærkninger til kriminalforsorgen i grønland det at der kommer en lukket anstalt i nuuk løser langtfra den lange række af andre problemer vi har i de åbne anstalter i grønland ved mine besøg på en række af anstalterne har jeg set og oplevet hvor ringe forhold de indsatte og i nogle tilfælde også de ansatte har selvfølgelig er der gode eksempler som anstalten i tasiilaq hvor indtrykket af forholdene var gode forholdene på anstalterne og uddannelses og efteruddannelsesforholdene for anstaltsbetjentene må og skal der gøres noget ved problemerne løser ikke sig selv heller ikke selv om vi får en ny og flot lukket anstalt i nuuk jeg ser frem til mit kommende møde med justitsministeren hvor jeg har ønsket at vi drøfter disse og andre sager vedrørende kriminalforsorgen

året hvor vi for alvor har taget hul på implementeringen af vores gensidige aftale selvstyreloven

den overbevisning at vedtagelsen af loven om grønlands selvstyre er den mest skelsættende begivenhed i rigsfællesskabets politiske historie i år har man så set hvordan vi fra hver vores side af atlanten tolker og bruger denne lov på hver vores måde

i den ellers så naturlige udvikling af en storskalalov vi har set hvordan danske partier indirekte forsøger at blande sig i vores arbejdsmarkedspolitik et område som grønland har hjemtaget hjemme i grønland har mange af os stået forundrede og til tider moret os lidt over den lange række af spekulationer og konstruerede konklusioner fra danske politikere og ikke mindst fra den danske presse mest af alt har vi dog været noget frustrerede over den skævhed vi ser i hvor oplyste

er i henholdsvis grønland og danmark

juridiske rammer det er en skævhed vi skal have rettet op på og dialog er vejen frem jeg vil da også udtrykke min overordnede glæde over at der er så stor interesse for vores fællesskab jeg vælger at tro på at der er en god vilje til at finde gode løsninger både i grønland og i danmark og jeg vil rose statsministeren og den danske regering

værne om ansvarsfordelingen i vores selvstyreaftale

et par bemærkninger til den delikate sag om det nye naalakkersuisut naalakkersuisut som valgte at blive væk fra et ministermøde i arktisk råd fra inuit ataqatigiit er vi dybt uenige i at vejen frem er at blive væk vi mener derimod at vejen frem er at true med at blive men vi er enige i at der fundamentalt er et problem som ikke kun gælder arktisk råd men også andre internationale fora hvor grønland i kraft af rigsfællesskabet deler sæde med danmark og færøerne

har vi siden rådet blev stiftet i nitten seks og halvfems i det stille kæmpet kampen om at være en integreret del af rådets arbejde vi har deltaget i arbejdsgrupperne i det videnskabelige arbejde i senior arctic officials møderne og på ministerniveau

efter forskellige modeller og vi har i kraft af at arktis er blevet mere og mere interessant udenrigs forsvars og sikkerhedspolitisk kunnet mærke at

et mere strømlinet og ekskluderende statsengagement

og det er de otte stater som er medlemmer men alle disse otte staters parlamenter og regeringer befinder sig langt syd for den arktiske cirkel og i mange tilfælde rent politisk milevidt fra den arktiske virkelighed og nærhed

blive udtalt ved en grønlandsk boykot ikke forsvinde ved forhandlinger med et par formandslande og rådet vil blive nødt til at forholde sig til problematikken i mange år fremover i sidste ende er det rådets

procedures og ottawadeklarationen som indeholder den begrænsning at det er de otte arktiske stater som er medlemmer og som udpeger en sao hver

inuit ataqatigiit mener at

og rigtigt at grønland deltager i arktisk råds møder og taler den arktiske stemme

vi mener samtidig at udmeldingen om at grønland stiller sit arbejde i rådet i bero er en uhensigtsmæssig måde at lægge pres på rådets medlemmer hvordan skal vi kunne yde indflydelse uden at være der

danmark har gennem årene fået tradition for at ville os ligeværdigt en tradition som en række af de andre arktiske stater ikke udøver over for deres oprindelige folk og selvstyrende nationer det er en tradition vi i rigsfællesskabet skal værne om og vi bør fra grønlands side fortsat bestræbe os på at agere som en ligeværdig part ikke som en fornærmet teenager grønlands deltagelse i arktisk råd skal genoptages hurtigst muligt vi må ikke risikere at blive agterudsejlet i et forum hvor alt som vedrører os lige fra sundhed til søopmåling kan påvirkes og samarbejdes om

hvad er det for en ændring som den grønlandske regering

ønsker i forhold til arktisk råd og hvad for en ændring ville ia ia gerne se at

den grønlandske regering vil opnå ved en boykot af rådet og ved at sætte arbejdet i rådet i bero

i for eksempel de her sao møder som er møder

men det er jo rigsfællesskabet selv som

bestemmer hvordan de her sao delegationer

to problemer og præcis hvor

målet helt præcis er synes jeg desværre ikke at vi har fået helt klart at vide fra den grønlandske

i inuit ataqatigiit at vi skal sidde med ved bordet også ved sao møderne og det problem må vi jo så tage op internt i rigsfællesskabet og muligvis også

har udgangspunkt i deres regeringer og parlamenter

ia foreslår at vi fra dansk side som den ene del af rigsfællesskabet

hvordan de her sao delegationer og delegationerne til ministermøderne bliver sammensat og også have sikret os at der dér er nogle helt faste mekanismer for at grønlands stemme altid er en del af rigsfællesskabets delegation

mange af gangene har været det men jeg vil meget gerne undersøge nærmere om der har været sao møder i løbet af det her svenske formandskab hvor

fokus på det problem der åbenbart er

måske ikke er gode nok til at tage imod grønlændere der flytter hertil med det resultat at de havner i

har ordføreren nogle konkrete ideer og forslag til hvordan vi kan gøre det bedre

de tager fra grønland

jeg vil meget gerne høre ordførerens ideer

ind lidt for sent altså når de personer det handler om allerede er blevet udsatte for eksempel er

også være danskundervisning for nytilkomne grønlændere at det bliver fremmet synes jeg altså er rigtig rigtig vigtigt og

øje det overordnede problem er at vi har dansk statsborgerskab og derfor

bliver vi ikke betragtet som andre minoriteter i danmark når vi lander her og flytter hertil der er så også sket den positive ting at man

underretningspligt mellem grønlandske og danske kommuner det er også en ting som

har været tidligere jeg har lige stillet spørgsmål til socialministeren

hvordan det går med implementeringen af den bekendtgørelse som

ikke gjorde noget der bliver heldigvis gjort meget men som ordføreren har peget på skal

vil jeg da håbe at hele folketinget

en anstalt i nuuk og betragtningerne

fru sara olsvig sagde om om timeout i det der blev beskrevet

så se at den nye regering i grønland selv har erklæret en slags timeout baggrunden for

nu ikke at jeg på nogen måde ønsker at sabotere

en udvikling i grønland snarere tværtimod

tit i den danske debat og i den offentlige debat måske

set den holdning at man skal passe på med at man ikke får en en slags misforstået respekt der gør at man ikke

spørgsmål som ligger i forlængelse af at jeg på et tidligere tidspunkt har opfordret statsministeren til at initiere en måske lidt bredere og mere bredt forankret grønlandspolitisk dialog blandt folketingets grønlandspositive partier det fører frem til mit spørgsmål

om om fru sara olsvig har nogle bud på hvordan man kunne skabe en ny ramme

være spændende hvis man uden at etablere en ny

permanent dialog mellem danmark og grønland

jeg ville egentlig bare spørge om fru sara olsvig

vi havde faktisk i går et møde mellem grønlandsudvalget og finansudvalget her fra folketinget og finans og skatteudvalget og råstofudvalget fra inatsisartut jeg må så bare sige desværre dukker

men jeg synes faktisk at de her parlamentariske møder mellem udvalgene i vores to parlamenter er en god vej frem

er jo også nu sådan at folketinget har fået videokonferenceudstyr så et af de møder vi har holdt har vi rent faktisk holdt

derudover synes jeg også at det er et godt skridt på vejen at vi

en forespørgselsdebat om rigsfællesskabet om der så skal være en debat som decideret kun handler om forholdet mellem grønland og danmark kunne man jo så også

sandsynligvis i fremtiden skal til at have

hele samarbejdet i arktisk råd derfor vil jeg spørge om

for at presse på for at

emne oppe at vende gennem det seneste halvandet år hvor jeg har været medlem af komitéen

fordi vi netop har set den her bevægelse vi så det russiske eksempel

er derfor jeg siger at jeg ikke tror at det her løses ved at forhandle med to formandslande jeg tror at det her er en debat vi skal tage op generelt i rådet og så skal vi selvfølgelig også internt i rigsfællesskabet

at der er selvstyrende nationer i arktis som ikke har deres

nationer som har deres eget sæde skal man nok til at rekognoscere iblandt de andre arktiske stater

gerne sidde med med vores egen stemme hvis det kan lade sig gøre

som canada som har en lang række selvstyrende områder og nationer

en stat som rusland som også har regionale regeringer

meget vel blive meget svært at få igennem

er et grønlandsk anliggende

egentlig bare gerne spørge til diskussionen i forhold til håndteringen

i den dansk grønlandske debat at der har været en bilateral dialog med amerikanerne

fru sara olsvig kender noget til det

bryder jo fuldstændig fundamentalt med de principper der ellers knytter sig til vores rigsfællesskab

vores rigsfællesskab

men på et meget meget lavt niveau og er nultolerance over for biprodukt

siger at det her kan ske på

samlet inatsisartut har har bedt naalakkersuisut om at få udarbejdet nogle redegørelser de er ikke kommet frem endnu

nogle samtaler i gang mellem grønlandske politikere og amerikanerne

der har været en udmelding fra den nye regering men der er altså ikke taget stilling til det her i parlamentet en helt anden ting er

er skævvredet fordi vi flere gange hører

politikere fra koalitionspartierne sige uranisiornianngilagut vi vil ikke bryde uran

biprodukt eller ej gør det ikke mindre til en uranmine det mener jeg først og fremmest

man vælger at eksportere det og der vil jeg

en skridning jeg tror ikke der er nogen i danmark der har nogen problemer med at man har et forstærket samarbejde med canadierne eller amerikanerne eller andre hvad enten det er om uddannelse eller det er

at vi får håndteret det på en sikkerhedspolitisk og udenrigspolitisk måde så vi også som rigsfællesskab kan overholde de konventioner som som danmark jo på vegne

fokus på om råstofministeren vil

bekræfte at at uranspørgsmålet er et udenrigs og sikkerhedspolitisk spørgsmål

rigsanliggende men et rent grønlandsk anliggende men jeg vil så sige

bekræftelse fra det nye naalakkersuisut

også anser det som et rigsanliggende så det er jo et skridt i den rigtige retning så er det jo at

mellem naalakkersuisut og regeringen om at få udredt hvad der skal ske og hvad der er op og ned i det her er i gang og det er jo kun godt

gør vi først og fremmest for at forklare alle hernede hvor vigtigt

en ny økonomi i grønland så hurtigt som muligt vi har ikke tid til at vente meget længere for arbejdsløsheden stiger

har vi et ønske om at bruge råstofferne i vores undergrund i fuldt omfang i siumut var vi ikke enige med den forrige regering i grønland om hvordan den udvikling skulle ske vi ønskede en

der får lov til at udnytte vores lands ressourcer udnyttelse af råstofferne

indgår også brugen af de råstoffer der kun kan udvindes med et indhold af uran som biprodukt siumut vil have en aktiv minedrift fordi det simpelthen er en økonomisk nødvendighed for at kunne opretholde den levestandard vi har i dag og fordi det er forudsætningen for at opnå frihed fra det bloktilskud vi fortsat modtager fra danmark men i siumut vil vi gøre det på en ny måde for det første indfører vi nu en royalty på råstofferne så vi er sikre på at vores borgere får glæde af salget af vores lands

første dag for det andet vil siumut bringe storskalaloven på plads så vi alle ved hvad kravene bliver fremover

i i storskalaprojekterne og tvivlen om hvorvidt internationale aftaler overholdes skal væk vi ved at vi skal skabe ro omkring minedriften i de store projekter fremover men vi ved også at der vil komme en bedre situation ud af vores arbejde sikkerheden kommer også til at gavne investorer fra danmark og danske investeringer i den grønlandske minedrift er velkomne på lige vilkår med alle andre det er derfor også positivt at dansk industri

er gået sammen med den grønlandske arbejdsgiverforening industriens fond og danmarks tekniske universitet i den såkaldte råstofklynge

både her og i grønland på fremtidens arktiske erhvervsudvikling vi har brug for investeringer i grønland men de bør kun bydes rigtig velkommne hvis de samtidig sikrer grønlandske uddannelser og praktikpladser til grønlandske lærlinge inden for denne nye industri og ikke mindst skaffer arbejdspladser til grønlandske medarbejdere vores eget økonomiske råd varsler svære tider hvis vi ikke får gang i nye indtægtsområder derfor har vi faktisk allermest brug for investeringer

der tør tage en risiko og hjælpe os med at finde nye erhvervsmuligheder jeg vil i den sammenhæng gerne foreslå at politikerne herinde starter med at se på mulighederne i selskabet nunaminerals der sidste år gjorde et meget lovende nyt guldfund i

i stedet for at opfinde nye offentligt private partnerskaber eller et nyt dong to kunne man passende støtte nunaminerals selskabet er i forvejen ejet af selvstyret og to større danske investorer sammen

udenlandske firmaer der i fremtiden skal ind i grønland udbyttet fra de grønlandske råstoffer skal ifølge selvstyreloven deles mellem danmark og grønland i de første mange år derfor har vi en fælles interesse i at sikre at de kontrakter grønland indgår i fremtiden er af bedste kvalitet lad os dog slå kræfterne sammen så vi kan skabe en fælles finansiering der kan sikre

på dette område fremover

ved et udvidet samarbejde vi skal støtte op om bestræbelserne på at sikre at kongeriget

grænser mod nord det gælder ikke kun spørgsmålet om retten til nordpolen men også om selve grønlands kystrettigheder sejlmuligheder og fiskeriterritorium

sejlruter og fiskeriområder åbner sig og kalder på søopmåling og kortlægning så de kan sikres til fredelig og sikker brug derfor er det også godt at man prioriterer

det er afgørende at der fortsat sættes midler af til dette arbejde

samarbejdspartnere vi vi måtte have ikke mindst i området ved

i det i det hele taget bør vi sikre os en bedre indsigt i hvad thule air base kan betyde for det grønlandske samfund jeg har for nylig måttet skrive til usas forsvarsminister for at spørge om hvad usas nye missilskjoldsstrategi betyder for thulebasen i danmark og grønland ved man det ikke

hvis thulebasen skal bruges mere aktivt i usas nye missilstrategi skal grønland også have en langt bedre støtte fra usa til landets generelle udvikling jeg vil også godt takke for den dialog jeg har haft med børne og undervisningsministeren vedrørende

grønlandske huse projektet om forbedret undervisning om grønland i de danske skoler lige nu venter vi på at at finansudvalget færdigbehandler

undervisningsmaterialer om grønland hvis vores lande i fremtiden skal indgå i et ligeværdigt fællesskab skal vi styrke vores viden og nedbryde fordomme om hinanden det vil de nye undervisningsmaterialer bidrage til derfor vil jeg gerne opfordre folketingets partier til at bakke op om projektet lad mig til sidst sige et par ord om arktisk råd dengang rådet blev stiftet sendte daværende udenrigsminister niels helveg petersen

til ottawa for at skrive selve

under på hele danmarks vegne dengang var der ingen der

grønland sad forrest ved forhandlingsbordet

til det arktiske område stoppede for nogle år siden og i stedet for at overlade pladserne ved bordet til de arktiske folks repræsentanter

staters delegationsledere og ministre nu selv enhver plads de kan få derfor står grønland nu i fare for at blive overhørt i

om fremtiden for vores egen del af verden

får adgang til det arktiske samarbejde på en permanent

holdt ude fra de vigtige møder i det arktiske samarbejde det kan vi naturligvis ikke leve med for siumut er grønland en selvstændig enhed i den arktiske fremtid det er vores liv vores sikkerhed og vores økonomiske fremtid der forhandles om i arktisk

skal de ikke lukke nogen døre for os derfor kræver vi en plads ved bordet der er kommet en ny regering

medlem af et regeringsbærende parti

spørgsmålet går på det her med uran eller skal vi hellere sige radioaktive stoffer for

når ordføreren og ordførerens parti taler om at bryde uran som biprodukt betyder det at man

faktisk ikke ønsker at eksportere uran i

og at man heller ikke agter at eksportere uran i den form

kaldes yellow cake altså den suppe der bliver tilbage når

strategiske mineraler

det kan jo også bruges til at blive bearbejdet og oparbejdet som aktivt materiale i atomkraftværker og atomvåben så det helt centrale spørgsmål er hvad betyder det når man snakker om at bryde uran som biprodukt betyder det at man ikke ønsker at

mindst lige så interesseret som den danske regering i

udvindingen af disse skal foregå

og ikke mindst må stride mod rigets

natur og dyr vi ønsker den internationale kontrol

vi vil heller ikke automatisk acceptere udvinding af

radioaktive stoffer hvis ellers en række sikkerhedsmæssige og andre krav

altså regeringens holdning at man er

bryde uran som biprodukt faktisk er at eksportere det i den ene

der fik vi at vide at

hele kysten så hvis vi skal

som jeg lige har sagt er jeg ikke personligt imod at eksportere uran til de

grundstoffer naturligvis anvendes anvendes

til fredelige formål og i siumut

overholdt til punkt og prikke

den diskussion der er om repræsentationen ved arktisk råds møder

ingen tvivl om at hvad enten vi tager venstre regeringspartierne eller andre partier i folketinget har man jo beklaget at der er blevet truffet

om om det betyder at fru doris jakobsen ikke mener

er vores land og vores fremtid der forhandles om da grønlands

vegne besluttede vi ikke at

kun var én stol skulle det være grønlands stol og derfor må jeg

dele som ligger i det arktiske område og som har interesse i mange af de emner der bliver diskuteret i arktisk råd

samtaler jeg har haft efter mødet i arktisk råd

repræsenteret ved bordet i en lang række af debatterne og ellers

en mulighed som grønland forpassede fordi man ikke

vi kan ikke bare sidde og prøve

jeg respekterer at naalakkersuisut har besluttet sig til i sidste ende at protestere og fravælge at deltage

i arktisk råd nu ser vi

efter vores protest

os nu

at uden en ophævelse af nultolerancen ville vi ikke kunne bryde mineraler

sjældne jordarter fra forekomster i grønland uden

forekomster hvor uranlødigheden er så lav at vi rent faktisk godt kan udvinde det selv om vi har den eksisterende nultolerance

er det helt nødvendigt at ændre nultolerancen fordi mange vores mineraler ved kysten indeholder uran i en lillebitte

at usa har en grænse på nul

procent men hvis vi skal udnytte det og hvis vi skal have noget ud af vores naturressourcer

i nogle af de eksisterende projekter vi har nu

at nogle resultater op til kirunamødet som gjorde at grønland faktisk sad med og siddet med i højere grad

forhandlinger mellem rigsfællesskabet og den svenske stat

det jeg ved herfra er at vi

sjældne jordarter der indeholder lidt

uran på grund af nultolerancen derfor bliver vi nødt til at ændre nultolerancen

en selvbærende økonomi i grønland

i kiruna for der sker noget nu

for nogle fælles spilleregler de kinesiske arbejdere skal arbejde under i de grønlandske miner

til storskalaloven også med hensyn til de der udenlandske

det vigtigste for os er at

ilo konventionernes regler også i grønland de internationale regler er

de kinesiske arbejdere skal arbejde under og er det et arbejde man også inddrager den danske regering i

diis og cora

allerede har finansieret noget til grønlands

praktikpladser som vi mangler rigtig meget i grønland og at man skal bruge den grønlandske arbejdskraft ved siden

ordføreren at oppositionen forstået som venstre konservative dansk folkeparti og liberal alliance var kolonistisk

hvordan det skulle forstås i forhold til liberal alliance for mig bekendt har vi ikke udtalt noget som helst

citeret for at sige at det vi ønsker at bevare må vi være parate til at

her til morgen sagde statsministeren noget lignende

forandrer for at fastholde fællesskabet i en verden i forandring

gælder i en vis grad også rigsfællesskabet der er behov for handling i vores fællesskab så vi tilpasser os en verden i forandring hvilke forandringer skal vi

for det første ser vi at selve naturen omkring os er i hastig forandring temperaturen stiger

det stiller arktis i et nyt lys og det stiller krav til rigsfællesskabet

eu under betydelig forandring i en støt stigende

men det stiller også krav til rigsfællesskabet

domineres af en konflikt om

det stiller krav til rigsfællesskabet for det tredje oplever færøerne også forandringer jeg tænker specielt på udvandringen fra øerne veluddannede unge flytter

er en problemstilling som vi

bør løse i fællesskab

rigtige løsninger vil bevare og styrke sammenhængskraften i riget til fordel for alle tre lande

lad mig uddybe det arktiske tema rigsfællesskabet har en

arktisk strategi den omfatter krav

kontinentalsoklen ved færøerne og grønland

spørgsmålstegn ved færøernes og grønlands deltagelse

med tilfredshed har jeg noteret mig at udenrigsministeren vil arbejde hårdt for at finde en løsning helst en permanent løsning

disse bestræbelser følges med stor bevågenhed på færøerne og i

to lande udgør cirka tyve procent

dagsordenen uden os og for

eu bliver permanent observatør i arktisk

eu dog snublet over forbuddet mod import

har netop overtaget formandskabet for

sagen drejer sig ikke om sæler

det kontinentale europa forstår betydningen

traditionelle livsformer og erhverv

fiskeri er afgørende for vores livsgrundlag i nordatlanten ligesom landbruget er det for danmark hvis eu ikke forstår

er det svært for mig for at se eu som en seriøs

og banksystemer på færøerne og i grønland der begge to står uden for eu

fundet en løsning for de store færøske banker men når det gælder indskydergarantien er der ikke fundet en løsning det kan skabe utryghed blandt færøske og grønlandske indskydere gang på gang har jeg uden held søgt at få svar fra regeringen så jeg spørger endnu en gang hvilken plan har regeringen for indskydergaranti på færøerne og i grønland hvis og når den fælleseuropæiske konstruktion kommer

eu præsident herman

har så sent som for fem dage siden udtalt at de kommende måneder bliver afgørende for bankunionen

den afgørende fase derfor må regeringen nu til at informere bedre om den fremtidige færøsk grønlandske indskydergaranti

så er der konflikten med eu om pelagisk fiskeri i nordatlanten det er en sag som

rigsdele og tvinge færøerne til at finde andre markeder

ramme færøerne men også

konfliktens kerne består i at færøerne ser sig berettiget til en større del af

samlede bæredygtige fiskekvoter det er en misforståelse at færinger

undtagelser er de danske eu parlamentarikere mere enige med irske skotske og spanske fiskere end med rigsfællerne

sanktioner truer færøerne på eksistensgrundlaget situationen er

danmark boykotter den færøske del af riget

statsministeren siger her i dag at danmark

færøerne skal arbejde sammen hvis sanktionen iværksættes

det må statsministeren uddybe nærmere

som jeg indledningsvis nævnte er der udvandring fra færøerne i disse år og jeg håber at

regeringen vil medvirke til at vende udviklingen

afslutningsvis vil jeg sige

alt står vi i forandringens tegn nu hvor folketingsåret slutter lad os tilpasse rigsfællesskabet så borgerne i

sikres de bedste vilkår lad os tilpasse for at styrke og bevare

den måde at ordføreren gerne havde set

sikre at man kunne undgå

den være det jeg ved godt at regeringen har det

den skal balancere imellem rigsfællesskabet og eu i denne sag

det er en svær manøvre men alligevel kunne man have gjort mere jeg

udtalt sig om sagen siden europa kommissionen offentliggjorde

i dag siger statsministeren at regeringen vil samarbejde med landsstyret når sanktionerne kommer men spørgsmålet er hvad

bringe spørgsmålet videre til statsministeren og spørge statsministeren hvad betyder det samarbejde hvad vil regeringen gøre for for færøerne

sanktionerne kommer til at koste er svært at

sætte tal på men vi ved

marked som giver de fleste arbejdspladser altså det

og det bliver jo et lukket

rusland afrika og og

råvareforsyninger

er mest glade for at den danske regering har gjort

er så meget snak jeg kan knap høre

vi boykotter ikke hinanden på den her måde det er en uciviliseret måde at løse tingene på

for at sanktionere færøerne

der to af dem som ikke har stemt for en boykot

i mig

som jo tilfældigvis også er socialdemokrat

hendes egne partikollegaer i parlamentet som

stemmer fuldstændig modsat eller om det ikke på en eller anden måde giver et indtryk af at man i hvert fald fra den danske regerings side står lidt

i en diskussion hvor man jo egentlig burde have valgt side og have bakket fuldt og helt op om rigsfællesskabets

det færøske lagting om hvad man ville gøre

i hvor fisken går hen

færøerne vil have

bæredygtige kvoter som er større

man erfaringsmæssigt ved at fisken er i færøsk farvand det er der

berettiget til en større andel men det vi har været vidne til er det modsatte

vi skal lave en aftale

totalt set vil være til skade for danmark det

passivitet man kan også sige at

men man kan jo se på hvad regeringen

jeg godt spørge herre edmund joensen

regeringen bør gøre fra nu af

kommissærerne i eu

eu apparatet så vi får nogle civiliserede forhandlinger som kan løse det her problem

det samarbejde med landsstyret om om at finde en løsning

et mandat i europaudvalget som gjorde at den danske regering havde de bedste muligheder for at fungere i den mæglerrolle som ordføreren efterlyser regeringen ønskede et mandat der gik ud på at man kunne gå ned og undlade at stemme til den afgørende afstemning

der skulle åbnes op for sanktioner

regeringens vurdering var at hvis man undlod at stemme ville man på den ene side markere at man ikke ville acceptere sanktioner mod en del af rigsfællesskabet hvad regeringen jo også klart sagde

havde bedre muligheder for at bevare dialogen

de andre kræfter i eu der gerne ville have sanktioner jeg jeg skal bare høre om ordføreren vil bekræfte at det var sådan diskussionen lå nu kan regeringen jo svare for sig selv men i hvert fald

vil jeg gerne fra enhedslistens side lige have understrege at vores formål med den stillingtagen netop var at forbedre regeringens muligheder for at fungere i en mæglerrolle det ser så ikke ud til at lykkes men det er jo ikke nødvendigvis regeringens

at finde en en løsning hvis det

og jeg tror egentlig det afspejler et folketingsår hvor vi har været præget af arbejde det siger sig selv men også masser af samarbejde vi er jo kommet vidt omkring dagpenge og den økonomiske situation har været helt centrale emner

organisering af forsvaret

jeg holde fast i hovedlinjen for det folketingsår

ved at afslutte vi har truffet mange vigtige beslutninger i år

hvor forandring og tryghed går hånd i hånd alle skal med i nullerne blev afstanden mellem mennesker større

der har brug for støtte

den kortere dagpengeperiode

ordentlig måde

i tierne satser vi på grøn omstilling og grønne arbejdspladser og vi vil investere oliemilliarder i vores kollektive trafik i nullerne skred budgetterne år for år

at pengene passer i nullerne blev konkurrenceevnen forringet og arbejdspladser forsvandt nu skal vi den anden vej vi forbedrer virksomhedernes rammevilkår med en markant vækstplan

vi har nået mange mange resultater sammen her i folketinget

om dem alle sammen i publikationen regeringens resultater

til en ny virkelighed der kræver at vi handler at vi træffer beslutninger som forandrer vores samfund for at bevare det danmark vi holder

af der løsninger

på én gang og det er vi i fuld gang med

alle sammen her i folketinget for samarbejdet gennem året vi har truffet beslutninger sammen og

en vilje til at finde det fælles bedste og den vilje er nok særlig vigtig i en tid med krise og usikkerhed det brede samarbejde lever igen og det vil jeg gerne kvittere for

kvittere for de mange beslutninger vi har truffet sammen med enhedslisten vi står sammen om finanslovsaftalen for i år

økonomisk ansvarlig aftale

aftalt en ungepakke der hjælper unge i gang med uddannelse og arbejde

aftalt nye værktøjer til at bekæmpe social dumping vi har styrket miljøet og de grønne arbejdspladser vi har givet

asylfamilier med børn bedre forhold og senest har vi aftalt dagpengeløsningen

alt for hurtige indfasning af den korte dagpengeperiode det er en god aftale som jeg er meget tilfreds med mit udgangspunkt er som det sådan set har været hele vejen igennem

om de tusindvis af mennesker der er kommet i klemme og risikerer at stå i en meget vanskelig økonomisk situation

nu kan vi jo forstå på debatten i dag at herre anders samuelsen var nødt til at gå fire og tredive år tilbage i tid for at finde nogle socialdemokratiske citater som sådan kunne ophidse og opildne i den her barske ideologiske kamp imod solidariteten og dybest set velfærdssamfundet fire og tredive år

og jeg citerer vel at mærke at

kommer der en socialdemokrat med en check ingen kvaler naboen

med socialdemokraterne det er det vi kalder solidaritet

egentlig bekymrer liberal alliance

hvad er socialkonservative bekymring

dansk folkeparti laver skattereformer

når vi laver en skattereform så sikrer vi at den enlige forsørger får

om vores dagpengeaftale

i en udtalelse som sådan set fanger kernen

herre per clausen der har sagt det her det er såmænd borgmesteren i jammerbugt kommune venstremanden mogens gade

mener venstre at dagpengeløsningen giver maksimal usikkerhed men hvordan

at komme tusindvis

at hvis regeringen havde lyttet til venstre og havde

sidste forår eller i december må man næsten forstå

set forstå at venstre ligger inde med en plan

skulle komme i knibe

jeg er egentlig sikker på at det ville vække opmærksomhed

at spørge hvad vil venstre på dagpengeområdet

vkos afkortning af dagpengeperioden var en succes

spurgt om flere gange og der var ikke noget svar

er dårlig

får magt til det nej det vil venstre

hele taget må man jo nok konstatere at venstre

først skulle der bruges

randzoner en god idé indtil det så blev en dårlig idé venstre

da venstre så kom i opposition

og jeg kunne blive ved men min taletid er desværre kun tredive minutter

siden folketingsvalget har skiftet holdning eller standpunkt

de aftaler vi har indgået her i år

vi ændrer på suen sammen det betyder at vi stiller krav om at de unge

su til de unge der bor hjemme vi ændrer på kontanthjælpen så færre bliver overladt til passiv forsørgelse og flere kan tjene deres penge

at det er lykkedes med et bredt flertal bag vækstplan dk at få en aftale det er den største samlede vækstplan i mange år

vi mere end halvfems milliard kroner af til at styrke konkurrenceevnen og vores arbejdspladser det gør vi sammen og det synes jeg faktisk er flot gået at

i vækstplanen jeg har så siden forstået at herre lars løkke rasmussen

mener at vækstplanen er en fin lille plan nu har vi så til gode at se hvad

en måde som om nogle ikke helt har forstået hvad vækstplan dk går ud på

sikrer mere arbejdskraft

til at øge aktiviteten i samfundet på kort sigt

næste år i forhold til det vi tidligere havde planlagt

som man kan bruge på at renovere de almene boliger

en bred og stor plan

til at gribe opsvinget når de internationale konjunkturer vender

her store indsats er større end summen af de enkelte dele formålet

skabe tillid vi skal simpelt hen skabe tro på fremtiden så virksomhederne igen investerer så forbrugerne bruger

for at spare op så flere kommer i arbejde og så danmark kommer videre

dk skal bringe danmark videre og det har

i år har vi måttet nedjustere vækstskønnet

vismændene og nationalbanken har nedjusteret

jeg tror ikke vi har så meget at lade hinanden høre på den front så ja vi har måttet nedjustere ændre skønnene ligesom alle andre men vi har dog ikke som den tidligere regering påstået at regningen

har selvfølgelig så om det har betydning

enhedslisten

så vi holder hånden under væksten og beskæftigelsen

at vi vil leve op til eus henstilling

og vi har sagt nej til slingrekurs i den økonomiske politik

i den her uge været lidt overrasket over både

og de konservatives udmeldinger hvor de skaber usikkerhed om de generelle finanspolitiske rammer

at vi sikrer sunde offentlige finanser

skal vi jo netop væk fra situationen under venstre og konservatives regering hvor de offentlige budgetter

og de konservatives holdning at vi skal afvige fra budgetloven allerede inden den er trådt rigtig i kraft

usikkerhed om hvad venstre vil vi ved jo at venstres politiske ordfører

at stille spørgsmål end egentlig

hele tiden om nulvækst men uanset hvordan der er blevet spurgt her i salen i dag og

man ikke svare på hvad nulvækst så vil betyde er det de syge der skal holde for

de vil bruge de offentlige midler bedre ja det vil regeringen

om der skal bruges omkring fem og tyve milliard kroner ekstra på vores offentlige velfærd frem mod

eller om der skal bruges nul ekstra kroner som venstre

for danskernes velfærd hvordan man udvikler den offentlige sektor

vil fjerne topskatten venstre forholder sig i hvert fald foreløbig afvisende til det og taler hellere om skattelettelser vi ved stadig ikke hvilke skattelettelser hvad vil oppositionen

at det stritter i alle retninger

folkeskolen har selvfølgelig også været nævnt flere gange i dag og det viser hvor vigtig vores skole er under lærerkonflikten fik jeg som sikkert mange andre rigtig mange breve fra skoleelever som simpelt hen savnede deres skole deres venner og deres lærere

hvad lockout er for noget

betyder for dem og det er trods alt vigtigere

flere timer i dansk og matematik

hvor undervisning og nye måder at

og trivsel selvfølgelig går hånd i hånd

at det vil lykkes at samle et bredt flertal om den store opgave det er at gøre en god folkeskole

give vores børn danmarks børn

så det kan håndtere den nye tids trusler og udfordringer

regeringen mener så at forsvarets ledelse

to ting står i hvert fald

direkte adgang til forsvarsministeren som øverste militære rådgiver og regeringens ønsker om modernisering er funderet på et solidt fundament

et godt samarbejde og endnu en gang en god debat

for bemærkningerne om de udsatte grønlændere her i danmark

med satspuljeaftalerne for og tretten afsat over tretten million kroner over fire år

de udsatte grønlændere og selvfølgelig også deres børn så det er et vigtigt spørgsmål

kvittere for kvitteringen om de grønlandske

mener justitsministeren også

glade for at vi nu kan komme i gang

diskuteret arktisk råd

fru sara olsvig og fru doris jakobsen for indlæggene i debatten regeringen lægger stor vægt på at alle tre rigsdele skal kunne deltage på lige fod i arktisk råds arbejde og det vil den fortsat kæmpe for

at den her arbejdsgruppe skal komme med forslag til at fremme samarbejdet inden for erhvervslivet i grønland og danmark og samtidig skabe opmærksomhed om de investeringsmuligheder der er

ganske enkelt at få flere kommercielle investeringer til grønland

er vi selvfølgelig også indstillet på at samarbejde om kvalitetssikring af kontrakter i øvrigt skal det siges og det skal

arbejder vi jo fælles på at nå de målsætninger

fra fra begge de grønlandske repræsentanter det her med

konstatere at der mangler undervisning i danske skoler om rigsfællesskabet

i gang med at ændre den undervisningsportal

spørgsmålet vedrørende

informeret færøerne og danmark om at kommissionen har en intention om at indføre handelssanktioner

at set ud fra en rigsfællesskabsvinkel

er sagen uheldig og beklagelig færøerne er er en meget vigtig samarbejdspartner for eu i forvaltningen af fiskebestandene i netop nordatlanten fra regeringens side

forhandlingsbordet det er der tingene skal løses

banksamarbejdet

tidligere nævnt for herre edmund joensen

afhænger af selve indholdet den her bankunion

jo langtfra på et stadie hvor vi

hvor danmark endsige har taget stilling til om vi skal være med i det her men det siger også sig selv

er det noget vi vil have en tæt drøftelse med færøerne om jeg skal til at slutte og endnu en gang vil jeg sige tak for en god og rolig debat

er i hvert fald garanti for at vi bruger timen

dagpengereform statsministeren var imod og adopterede den vi gennemførte en efterlønsreform statsministeren var imod og adopterede den

tilbagetrækningsreform statsministeren var imod og adopterede den

sidste år under skatteforhandlinger en regeringen var imod det og har gennemført det her til foråret vi foreslog i efteråret en forlængelse af boligjobordningen og at man investerede

rammebetingelser for erhvervslivet regeringen var imod det og adopterede

godt forstå at statsministeren er så interesseret i venstres politik

så udtømt sit regeringsgrundlag og derfor vil jeg

sin egen er det så fordi statsministeren går i overvejelser om at udskrive et folketingsvalg således at man søger inspiration til et eventuelt nyt fortsat regeringssamarbejde efter et valg

have forventet at herre lars løkke

venstres politik jeg har holdt et længere indlæg tidligere på dagen hvor jeg har beskæftiget mig med regeringens politik og vores resultater der ligger på bordene tror jeg et omdelt regeringens resultater jeg har også netop nu talt om de resultater nogle af dem som vi heldigvis har lavet sammen

faktisk stadig svar fra venstre

være at herre lars løkke rasmussen tager ordet efter at jeg har sagt noget og så vil

at vi kunne få bare nogle svar når venstre siger at

hvordan man vil etablere

skal spares det bliver venstre da nødt til at svare

at jeg og resten af dem der sidder her i folketingsalen kan være de eneste

at man skriver sig ind i vk regeringens økonomiske politik i allerbredeste forstand fuldstændig direkte op imod det man gik til valg på en af grundene til at man i dag kan glæde sig over at der ligger en fin udtalelse fra eu hvor man begynder at slippe lidt om grebet om dansk økonomi fordi vi netop holdt fast i en dagpengereform en tilbagetrækningsreform reducerede

forbrug alt det som statsministeren var imod dengang hun forsøgte at

at det regeringsgrundlag er tømt og det efterlader jo regeringen

da også gerne her give et tilsagn om at

vi bruge de næste to år på at søge

som man jo kan se på lange strækninger strækninger heldigvis er stærkt inspireret

kvitterer for hvor meget vi egentlig har

her i salen som sikkert er interesseret

venstre vil for de tusindvis af mennesker

nu kommer i klemme i forhold til den dagpengeindfasning som har været alt for hård

stemme for her i salen men

at afvikle det hvis de skulle få magt som de gerne vil have hvad er det venstre vil for de mennesker som vi nu har skabt tryghed for og som venstre ikke på noget tidspunkt ikke på noget tidspunkt

man kan vel sige alle løftebruds moder det er vel egentlig det rigtige

man står med men det er jo en lang lang historie og det kan trætte statsministeren

jo kun for at gøre alle i godt humør så så lad os straks gå videre jeg vil nemlig

at der er fire eu lande der har taget et særligt initiativ i forhold til at

gøre noget ved vandrende arbejdstageres rettigheder til sociale ydelser i de forskellige lande det er jo england og så må vi måske ikke rigtig være sammen med dem

jeg har forstået at regeringen ikke er særlig meget for englænderne når det drejer sig om eu spørgsmål

også holland og det er såmænd også tyskland jeg står her med brevet jeg tror at statsministeren kender det det er fra slutningen af april og deraf fremgår en masse nyttige ting om hvordan man i eu skal ændre reglerne

i medlemslandene nemmere kan bekæmpe den her sociale turisme vi kan betegne

er danmark blevet spurgt om vi vil være medunderskrivere og punkt to hvad er regeringens holdning til brevet og dets indhold

noget med at når nogle skifter holdning eller standpunkt så hedder det

helt andet og meget finere hvis man selv skifter holdning til dagpenge lige pludselig og hvis man selv begynder at være med i en skattereform som virkelig giver kæmpe skattelettelser til de allerrigeste så har det skam ikke noget med holdningsskifte at gøre

så er det bare det muliges kunst så sådan er det hvis dansk folkeparti skifter holdning men det er

vi også efter valget har skullet indgå nogle kompromiser

jeg sige at regeringen støtter brevet fra de fire indenrigs og justitsministre det er jo en meget meget relevant diskussion som vi også kender fra fra danmark i forhold til for eksempel den su diskussion

får gjort det operationelt

det kræver jo også nogle regelændringer og hvad er

af landene der vil bakke op omkring de instrumenter her det handler jo blandt andet om at hvis der er en person der har begået snyd og fået sociale ydelser så man udviser vedkommende

de nugældende regler komme ind med det samme igen dagen efter bogstavelig talt dagen efter og så generhverve rettigheder det er

belastning af nogle af vores velfærdssystemer det er præcis den diskussion vi har haft i forbindelse med

jeg tror også at

bevægelighed fri bevægelighed er noget jeg tror er rigtig vigtigt for rigtig mange borgere i eu så man skal selvfølgelig være opmærksom på at hvis

undergraves eller hvis der er utilsigtet adgang til velfærdsydelser

det drøftet på et møde den sjette syv juni af netop justitsministrene og

så må vi se hvad der kommer ud

taler om en stor og flot vækstplan og venstres formand taler om en fin lille plan men er det den plan som ifølge vismændene koster tusind arbejdspladser i

synes jeg måske at begge betegnelser er misvisende og er det den plan der fører til øget forurening øget

ikke tænke på hvor galt det går når venstre kommer igennem

ikke kun handler om at have styr på de enkelte budgetår

arbejdsudbuddet det handler også om at skabe rammerne for at vores virksomheder får de bedste

vi må jo konstatere at år med en borgerlig regering har produktiviteten det egentlig ikke så godt konkurrenceevnen havde det ikke så godt og vi manglede en stor plan for virkelig at kunne sætte skub på kedlerne ude i vores virksomheder

hvordan vi ændrer rammebetingelserne for vores virksomheder så de får bedre mulighed for at skabe helt almindelige job

ifølge vismændene ender med et minus på tusind og så er statsministeren glad og stolt altså jeg tør slet ikke tænke på

rigtig glad og stolt hvor meget minus skal vi så have på arbejdspladserne

skal have ét sigte og det er at få nogle af de job tilbage derfor har vi sat gang i en temmelig stor

vækstplan som sikrer at når konjunkturerne

i danmark parate til at gribe det opsving

ærgerligt hvis konjunkturerne vendte og

hverken arbejdsudbuddet eller rammerne for vores virksomheder eller produktiviteten til at kunne gribe det opsving

et meget stort bidrag til at vi også kan indfri målsætningen om at vi skal skabe flere arbejdspladser i danmark vi har jo den målsætning

og halvtredstusind flere arbejdspladser

at hver gang der er nogen der klynker så kommer der en socialdemokrat med en check

at komme rendende med de checks

for familierne for hvis der er noget vi gør så er det netop

hvor der er tryghed for at man fortsat

efter generation efter generation vokser op i familier hvor man er finansieret af offentlig forsørgelse i stedet for via et arbejdsliv

og som med rette er bekymrede for hvordan de skal få deres økonomi til

det er det liberal alliance siger de

jeg kunne aldrig drømme om

på den måde men det kan liberal alliance det er forskellen

nye job det bliver bare ikke rigtig til noget

i familier hvor det næsten er blevet hverdag at der er arbejdsløshed der bliver trøstesløshed der bliver normløshed

vi skal gøre op med så det bliver en fast norm at man tjener sine penge ved arbejde og dermed giver værdier videre til kommende generationer det var engang socialdemokratisk politik

kan forsørge sig selv og sin familie det giver værdighed og det

betyder mere for regeringen end at vi skaber flere arbejdspladser

er dybest set at man åbenbart ikke hos liberal alliance både kan kæmpe for at vi skaber flere arbejdspladser og så samtidig kan have en menneskelig sympati med de mennesker der står til at have

synspunkter på en og samme tid

men som socialdemokratiet og resten af regeringspartierne var så optaget af at bekæmpe under valgkampen men én forskel er der

er at den her regering har en meget mere ansvarlig opposition for hver gang det viser sig at regeringen ikke kan komme igennem med de planer vi havde om en su reform kontanthjælp lavere selskabsskatter lavere personskatter og en begrænset stigning i de offentlige udgifter så har regeringen heldigvis en ansvarlig opposition den kan gå til

det er en kæmpe forskel

det vil det her land komme til at glæde sig over men når det så

bruger man så enhedslisten til så bruger man enhedslisten til at gennemføre en reduktion af

at lede forsvaret

som er det parti der er mest fjendtligt over

overhovedet det synes jeg er skammeligt ikke mindst fordi vi andre har været

i stedet for at gå til enhedslisten og reducere forsvarschefens ledelsesbeføjelser

beskyldte os før for at vi bare havde taget deres politik og gennemført den og det var så godt nok nu bliver vi beskyldt for

og absolut ikke borgerlig økonomisk politik vi

ikke borgerlig politik vi har afskaffet grænsebomme vi har skabt en fair og robust udlændingepolitik som adskiller sig fra den de borgerlige ville føre vi har gennemført en vækstplan og jeg har ikke set noget sted hvor de borgerlige har foreslået en lignende plan

su reform som adskiller sig temmelig markant fra den su reform som blev foreslået før valget det samme gælder egentlig

oppositionen og det har jeg også kvitteret for indtil flere gange i dag sidste eksempel er folkeskolen vi har fremlagt vores bud på en folkeskole og man kan da roligt sige at vi bestemt ikke er enige og det må nok betyde at det ikke er den

det er vores måde at udvikle folkeskolen på

der som ansvarlig opposition men da regeringen ikke kunne få os med til at stække det danske

fjerne forsvarskommandoen og dermed i realiteten reducere sikkerheden for vores soldater når de er ude i kritiske situationer så gik man til enhedslisten som har på sit program at fjerne dansk militær fordi de mener det kapitalismens håndlanger så kunne man få enhedslisten med til at organisere forsvarets ledelse

de missioner vi gerne vil jeg er optaget af soldaternes sikkerhed

vi at diskutere de her spørgsmål med det konservative folkeparti det kommer vi også til at gøre fremadrettet vi

det var meget vanskeligt at stå på mål for at godt nok skal hele forsvaret moderniseres og vi skal ændre på etablissementer

forsvarets ledelse kan vi bestemt ikke

at centrale dele af vækstpakken jo faktisk har groet i venstres

en lavere selskabsskat det var regeringspartierne imod indtil for nylig lad mig nævne boligjobordningen den lagde regeringen i graven indtil man kom på bedre tanker få måneder senere lad mig nævne en grænsehandelspakke den var man imod fra regeringens side indtil man kom på bedre tanker få måneder senere

fra reformer som er vedtaget af vk regeringen genopretningspakken tilbagetrækningsreformen og skatteaftalerne for

reformer som socialdemokraterne blandt andet kaldte for rødvinsreformer nu har regeringen adopteret de reformer er det ikke korrekt vil

en vækstplan man siger godt nok at man har fremlagt en vækstplan men det må være inde i venstres hoveder

så det er selvfølgelig lidt irriterende for venstre at vi så kommer til at gøre det først

at venstre vil være med jeg synes at vi har skabt en vækstplan som er

synes venstre også

hvorfor kalde det en fin lille plan når venstre ikke tilnærmelsesvis har foreslået noget der var lige så stort

at gøre danmark klar til at gribe

man opererede med i vækstplanen som regeringen nu har adopteret stammer fra reformer som vk regeringen fik vedtaget genopretningspakken

var man imod skatteaftalerne

kaldte man hånligt en rødvinsreform nu har man adopteret det som en central

og er det ikke også korrekt

var imod grænsehandelspakken heldigvis kom det med

jo også de byggede jo også videre på pinsepakkerne og alle de andre ting som de i øvrigt havde tordnet imod før valget

jo intet nyt i at en regering bygger på nogle af de ting som er blevet besluttet før

videre om vores su reform er fornuftig for at bringe danmark videre vores

og om resten af vækstplanen er god for at kunne få løftet danske virksomheder og dermed danske job

kunne sige at at nu havde vi fået en statsminister til

for hele danmark blev der sagt for næsten to år siden nu står vi så

skal bedømme om det så rent faktisk har holdt lige nu er

i en situation i folketinget hvor en meget vigtig lov som angår alle danskere nemlig spørgsmålet om

regeringspartierne blandt andet justitsministeren nu forsøger at bosse sig igennem også over for en række partier i folketinget der er dybt kritiske over for

godt tænke mig at høre statsministeren fortælle folketinget om det harmonerer altså det at man gerne vil være statsminister for hele danmark og så at man prøver på at køre en lov igennem der har stor betydning for danskernes mulighed for at søge aktindsigt og offentlighed i forvaltningen

det er også derfor at når man ændrer en offentlighedslov skal man stå på temmelig fast grund

som har arbejdet i mange år med den her sag

jeg fuldstændig klar til at stå på mål for at vi opdaterer vores offentlighedslov

den kommer til at passe med de nye

også øget offentlighed og bedre mulighed for at søge aktindsigt i den nye offentlighedslov og jeg synes alt i alt det er en balanceret lov som jo ikke er noget

partier der sidder i regeringen hvis ikke dem alle sammen har været dybt kritiske over for

og var ved at blive gennemført i sidste regeringsperiode

og kan ikke nævne et eneste sted hvor det vil være en kæmpe fordel

ikke et eneste eksempel har man kunnet nævne på det kunne statsministeren måske her i dag fortælle om et eksempel

som har set på alle aspekter af det her spørgsmål der er nogle udvidelser der er andre indskrænkninger

som tager hensyn til den moderne verden vi lever i og det mener jeg fuldt ud man kan stå på mål for men jeg

selskabsskattelettelserne er man imod jeg går ud fra at man vil have dem

er man imod hvis vi får vedtaget den så skal man jo også gå til valg på at få ændret den skatteaftalen som vi har vedtaget er man imod jeg går ud fra at man skal gå til valg på at ændre

er interessant at dansk folkeparti på den her måde skiller sig så markant ud fra de partier som man egentlig gerne vil støtte i en regering og jeg ser meget frem til hvordan dansk folkeparti ender med

stykke deres valggrundlag sammen for i hvert fald de her tre ting må være noget man går til valg

regeringen mener tilsyneladende også at der er nogle mere grundlæggende og permanente problemer med

ellers ville man næppe have nedsat en kommission til at vurdere dagpengesystemet

er nogle problemer der er med det dagpengesystem vi har i dag ud over

og en to årig dagpengeperiode jeg er blevet mere og mere overbevist om at en to årig dagpengeperiode

hvis den indsats vi gør for de arbejdsløse i de to år

aktiv og sikrer at de ledige kommer

og tilbage i et arbejde

atten måneder understreger at vi har nogle paradokser på det danske arbejdsmarked vi har en situation hvor arbejdsgivere bliver ved med at sige at de leder efter arbejdskraft

nogle arbejdsløse der rigtig gerne vil have et arbejde og noget tyder på

de ledige der er tættest på arbejdsmarkedet

form for mismatch på det danske arbejdsmarked det synes jeg at vi som ansvarlige politikere bør kigge på og det er altså det vi

helt med på at regeringen mener at der er nogle indfasningsproblemer man kan sige

er tredivetusind der står til at ud af systemet nu

derfor vil jeg gerne spørge statsministeren igen

dagpengesystemet hvad er det for nogle permanente problemer regeringen ser

vi har fagbevægelsen som har haft deres holdning vi har haft arbejdsgiverne

i den situation synes jeg da at det er en rigtig god idé

det arbejde som vi i forvejen har bedt carsten koch om at tage sig af lede op til et kommissorium for en diskussion om dagpengene

tage forskud på hvad et kommissorium kunne indeholde det synes jeg er forkert når vi har bedt carsten koch om at gøre det men jeg synes da ikke at man kan have fulgt debatten

nu har været statsminister

det sektor og det skal være statsministeren tilladt

kærligheden ellers var kastet på den offentlige sektor det

i øjeblikket har vi udfordringen med at den private sektor i krisen er

sektor større men uden at regulere på den offentlige sektor

en af verdens største offentlige sektorer i forhold til indbyggertal og som er den egentlige årsag til at vi

har stor ubalance når vi taler om effektiviseringer

mangler det jo fuldstændigt gennemslagskraft hvis man ikke samtidig er klar til at reducere

sige at statsministeren overhovedet ikke overvejer at den offentlige sektor kan reduceres

i den offentlige sektor og hele tiden spørge om vi

service til borgerne

mener at vi kan gøre det for tolv milliard kroner

at kigge på den offentlige sektor jeg sagde det også tidligere vi skal i gang

måske særlig os der holder af den offentlige sektor har også et særligt ansvar for hele tiden at spørge om vi får nok ud af de penge vi bruger i den offentlige sektor

så bliver vi nødt til at have en lille en beskeden

at det konservative folkeparti vil gældsætte danmark det ved statsministeren jo alt

det siger statsministeren fra talerstolen

meddelt at man kan udnytte råderummet fuldt og helt og dermed skabe vækst og beskæftigelse og at det råderum kan bruges til at lette skatter og afgifter og fjerne byrder for erhvervslivet vi konservative siger så samtidig

at stifte gæld

konservative sagde i går i børsen i går sagde de konservative i børsen at man skulle have en mere

komme med svar på hvordan den skulle finansieres

og hvis det konservative folkeparti vil have en mere ekspansiv finanspolitik så skal de jo ud

vores kurs er at vi holder kursen vi har vedtaget en budgetlov den

vi har sagt tydeligt fra dag et at vi ønsker at leve op til henstillingerne fra eu det agter vi selvfølgelig at gøre

har fået svar fra konservative på

læse det der måtte blive læst men jeg redegjorde for den her sag på tv i går hvor jeg

hvordan vi betragter de her ting men lad det nu ligge statsministeren spurgte også i sin tale hvad vil oppositionen hvad vil konservative som om det ikke stod klart men det skal jeg

vi vil med alle midler bekæmpe socialismen og kommunismen

derfor er det det konservative folkeparti vil

er de konservative vil

de konservative siger at de gerne vil føre en mere ekspansiv finanspolitik hvor skal pengene så komme fra

få svar på hvordan det skal løses men der er ikke

jeg noterede mig med glæde at statsministeren vil reformere erhvervsuddannelserne og det hilser vi selvfølgelig velkommen i venstre arbejdsmarkedets parter lo og da

forrige uge med et udspil om at at

for dem der starter på erhvervsuddannelserne således at man er sikker på at dem der starter også har forudsætningerne for at gennemføre en uddannelse på en erhvervsskole hvordan forholder statsministeren sig til

er langt bedre rustet til at tage en ungdomsuddannelse og man må bare konstatere at når der i de store klasser sidder tre fire elever

har de meget svært ved at tage

det er jo derfor vi betragter det her som en af de

have sidder så mange som simpelt

ekstra hjælp at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse så vi

de her unge og vi vil sikre at folkeskolen bliver bedre sådan at vi målrettet hjælper dem

mener statsministeren det er en god idé som arbejdsmarkedets parter lo og da er kommet med

krav til dem der starter på en erhvervsuddannelse jeg er meget enig i statsministerens tanke

har veluddannede mennesker men

at gennemføre dem mener statsministeren at

debat og jeg ser frem til at vi

brugt så mange penge på uddannelse

vi er nu i gang med folkeskolen og det næste vi

at de får en god erhvervsuddannelse det jeg tror vi først og fremmest skal gøre for dem

steg beskæftigelsen med otteogtyvetusind personer

er dokumenteret af danmarks statistik i

tyde på at der er behov for at tage endnu hårdere fat

aktive reformer

mister arbejdspladser mens herre lars løkke rasmussen var finansminister

arbejde forsvinde ud af danmark og formentlig aldrig komme igen

at løse for vi ønsker at danmark stadig skal være et land hvor der er produktionsarbejdspladser

og det arbejdet på

vi under vk regeringen havde den store

jeg synes bare at det bør registreres at det var sådan det var

beskæftigelsesministeren ikke taler sammen jeg tror sådan set at der er et godt forhold mellem statsministeren og beskæftigelsesministeren derfor må statsministeren jo også have hørt om at beskæftigelsesministeren

den rigtige længde derfor vil jeg bare gerne vide om beskæftigelsesministeren her taler

at en to årig dagpengeperiode er det rigtige

eneste der så er spørgsmålet fra regeringens side er hvornår den

komme i arbejde og jeg er helt overbevist om at man ikke kommer tættere på arbejdsmarkedet jo længere tid man går arbejdsløs

leve med en to årig dagpengeperiode det kan oven i købet være fint hvis man så gør det rigtige for at få mennesker ind

sådan det skal være og nu kan statsministeren leve med det er det den rigtige

statsministeren og den her regering enig med venstre i at en to årig

samtidig sikrer at gøre det nødvendige for at hjælpe mennesker ind på arbejdsmarkedet jeg ved egentlig

ikke fik svar på var hvorvidt danmark var blevet spurgt

eksempler på hvor let det er efter

er blevet smidt ud for dokumentfalsk osv

kan komme ind allerede næste dag er der nogle ting i det her brev som

og jeg synes at det dybest set rejser en meget relevant diskussion

som vi også kender i danmark vi har haft den tæt inde på livet da vi diskuterede su og jeg synes at det er vigtigt at få sagt tydeligt at uretmæssig eller utilsigtet adgang til vores velfærdsydelser

vigtigt for mange mange mennesker og det er en del af kernen i vores europæiske samarbejde men man skal selvfølgelig også være opmærksom på om der er uretmæssig eller utilsigtet adgang til vores velfærdsydelser det er jo egentlig ganske simpelt

tager den her diskussion ind i vores europapolitiske diskussion som vi

der både er råd til og brug for at gøre noget mere for beskæftigelsen for eksempel

den debat der har været derfor vil jeg bare spørge om ikke det er korrekt

med at være høj arbejdsløshed

lav udvikling i beskæftigelsen

skal gældsætte os for at gøre noget det synes jeg ikke nødvendigvis er korrekt

jeg mener godt at gøre andre ting

andet konkrete spørgsmål kan vi ikke bare lade kommuner og regioner bruge de penge de har

vi både få velfærd og beskæftigelse uden

fuldstændig klart

har gjort det i dag så jeg finder egentlig stor opbakning i det kommissionen har været ude at sige ligesom oecd i

men at vi tværtimod skal holde kursen

økonomi og det er det vi har sagt

den danske økonomiske politik

at vi holder hånden under beskæftigelsen

har vi fået styr på økonomien budgetterne skrider ikke som de gjorde tidligere vi holder samtidig også hånden under beskæftigelsen

ok når vi så har gjort det er der så ikke brug for at kigge på muligheder for at øge beskæftigelsen punkt 1 punkt 2 hvis det er inden for eus regler og det mener jeg helt sikkert det er kan vi så ikke bare give kommunerne og regionerne lov til at bruge de penge de har

efterkommet så det er jo på sin vis

jeg være rigtigt at vi i dag har fået klar besked fra enhedslisten om at vi skal holde os inden for de rammer der anlægges eller gives i

nævnte både folkeskolen altså skoleforhandlingerne og rigsfællesskabet to ting som

har jo foreslået at man styrker undervisningen i rigsfællesskabet det har vi endnu ikke fået en positiv tilbagemelding på fra regeringen

når man vil styrke undervisningen i rigsfællesskabet er

jo oplagt at man gør det i de kulturbærende fag så skal jeg bare spørge hvordan det hænger sammen med at regeringen har lavet et folkeskoleudspil hvor man lægger op til at svække de kulturbærende fag

hvad rigsfællesskabet

man måske være lidt ked af de svar man

at vores børn kender mere til rigsfællesskabet

jeg vil egentlig opfordre herre martin henriksen til at tage den diskussion

undervist mere i danmarkshistorien vi vil at undervist mere i rigsfællesskabets historie og det er rigtig godt at statsministeren siger det men så kan man jo ikke fremlægge et skoleudspil hvor man lægger op til at svække de kulturbærende fag

folketingets talerstol er en tilkendegivelse i retning af

vil svække de kulturbærende fag i folkeskolen for eksempel historiefaget

hvis der skal være plads til at undervise i det mere end man gør i dag så kan man jo ikke svække

så må man nødvendigvis styrke faget så jeg håber

skulle tolke det som statsministeren sagde og jeg håber at det også bliver tilkendegivet fra undervisningsministeriets

kun understrege hvad jeg tidligere har sagt

er rigtig vigtigt at vores børn kender til rigsfællesskabet og det er også netop derfor undervisningsministeriet nu opprioriterer det sådan at børnene kan få kendskab til

ind i sine politiske modstanderes historie

var socialdemokratiet som det hed dengang et parti som var optaget af at skabe rigtige arbejdspladser

og optaget af at myndiggøre folk så skete der et skift

et parti som er optaget ikke af det arbejdende folk men af overførselsindkomsterne nu har vi nyttejob vi har akutjob

selv om de ikke er på uddannelse jeg vil spørge

ikke en gang imellem slår statsministeren som jo er leder af socialdemokraterne i dag at man måske skulle flytte fokus hen på at skabe det som det handler om nemlig rigtige job og ikke alle mulige kunstige former for foranstaltninger

for samtlige de socialdemokrater der sidder her i salen end at sikre rigtige job til mennesker

enkelte menneske får flere muligheder får flere valgmuligheder får mere frihed får mere værdighed hvis man er en del af arbejdsfællesskabet

det er derfor vi har de her nyttejob

nyttejob sådan at vi vender de unge mennesker i døren så at sige lidt billedligt talt og siger til dem hvis du skal være på offentlig forsørgelse

mine forgængere som

af at vi i dag har ottehundredetusind danske borgere

jeg vil spørge statsministeren som jo og det anerkender og respekterer jeg har et stort internationalt udsyn om ikke det måske var på tide at vi fik kigget på generelle rammevilkår

stigmatisere modstanderne og sige

folk til at ligge på gaden og dø af sult så

rammevilkår som kan være med til at sikre investeringer i rigtige danske arbejdspladser

er optaget af rigtige virkelige job til mennesker så synes jeg måske det er mere relevant at spørge socialdemokraterne selv

optaget af vi synes da at mennesker skal gå på offentlig forsørgelse og være passivt forsørget vi synes da at folk skal være på arbejdsmarkedet at på det helt almindelige arbejdsmarked sådan at de kan forsørge sig selv og deres familie der er nærmest intet jeg brænder mere

end at det skal være muligt for alle mennesker

at tage fat har arbejdet på at skabe flere arbejdspladser

hvis den ikke handler om bedre rammebetingelser for virksomhederne sådan at de kan få vækst og at de kan skabe helt rigtige arbejdspladser

i statsministerens tale tidligere på dagen

regeringen er meget interesseret i flere private arbejdspladser at det har en meget høj prioritet for regeringen

harmonerer med

produktionsapparat

flere landmænd der ikke kan få nogen erstatning for den jord de nu ikke kan bruge

at man stiller de her landmænd dårligere konsekvensen er at det rammer mange af de følgeerhverv som er knyttet til landmændene husk nu at der er omkring ethundrede og tredstusind arbejdspladser der på den ene eller

at sidde i regering havde man pludselig en helt

for de skulle nok få kompensationen

skal kompenseres men det er også sådan

i ny høring og

vi altså nødt til at bruge en anden ordning end den vi oprindelig

en løsning som de fleste kan være tilfredse med jeg skal igen takke alle for debatten i dag vi ved jo ikke om den bliver længere i dag

så det gør vi

vi socialdemokraternes sande prioriteter

end hvilken politik de selv vil føre

talerstolen for venstre

socialdemokraternes politiske ordfører

på folketingets talerstol

og fireoghalvtredstusind arbejdsløse

men jeg takker for den store omsorg fra socialdemokraternes side

at et lidt højere niveau af et regeringsparti som socialdemokraterne for hvis regeringen ikke regerer men kun kritiserer hvem regerer så

på en god dag gør de radikale måske men det har partierne jo ladet finansministeriets regnemaskine gøre sf og s fører jo bare nødvendighedens politik må man jo forstå og dermed på lange stræk

nogen havde skrevet til hende hun talte om zigzagkurs og løftebrud

og derfor taler om sig selv og sine bedrifter hele tiden herre kristian thulesen

for løftebruddets moder jeg går dermed ud fra at løftebruddets fader er finansministeren

alle de papirer og politikker som er dumpet

venstre vil hellere skabe vækst og danske arbejdspladser i danmark end vi vil lade en af verdens største offentlige sektorer vokse sig endnu større

valg for danmark at prioritere arbejdspladser over et øget offentligt forbrug

i årene frem og tyve

de reformer som vk regeringen gennemførte og som sf og s var imod det var de reformer som de ville rulle tilbage før valget det blev jo ikke til noget men råderummet står der jo stadig væk og det råderum ønsker vi fra venstres side at bruge på at skabe vækst og arbejdspladser til de mange danskere som mangler et arbejde

hvordan regeringen vil lade det offentlige forbrug stige

procent kunne sikre et anstændigt velfærdsniveau da nøglerne til statsministeriet lå tungt i lommerne

nær ved nulvækst selv venstres ønske om at flytte penge fra offentligt forbrug til skattelettelser

den vækstaftale vi vedtog i fællesskab her i foråret i venstre ønsker vi reformer fordi reformer er og bliver en forudsætning for at vi kan holde orden i økonomien for at vi kan sikre det danske velfærdssamfund som vi kender og som vi holder af

og tager ansvar for dansk økonomi hver eneste gang den regering vi har nu inviterer til reformer der trækker danmark i den rigtige retning

samme indstilling og været i arbejdstøjet dengang krisen fejede hen over landet og efterlod os i årtiers værste økonomiske stormvejr kunne vi have vedtaget endnu flere gode reformer som kunne have sikret dansk økonomi

su reform folkeskolereform fleksjobreform førtidspension ja vi kunne endda have sænket selskabsskatten og topskatten i fællesskab i venstre mener vi grundlæggende det samme som vi gjorde før valget jeg ved godt at det kan forekomme underligt for nogle partier herinde i salen ligesom løftebrud er blevet noget der klæber til statsministeren ved jeg hun ynder at bruge ordene reformamok og historisk men det er

kunne komme med bare simple svar

være fri for at tale om det i så lang tid så kunne vi bare komme videre og diskutere indholdet simple konkrete

har vi spurgt syv gange under første runde hvor fru ellen trane

talerstolen syv gange har vi spurgt om det med nulvækst som er herre lars løkke rasmussens politik jeg kunne læse i to tusind og tyve planen fra den tidligere vk regering at nulvækst frem til to tusind og tyve er lig med nedskæringer i kernevelfærd citat slut

jeres egne ord fra jeres egen plan

er sundhedsområdet undtaget jeres planer

prioritere vores velfærdskroner bedre end vi gør i dag det har vi allerede gjort på en lang række områder og det kommer vi også til at gøre fremover det er fuldstændig rigtigt at med et udgangspunkt der hedder et offentligt udgiftsstop kommer vi til at skulle bruge vores penge klogere så kommer vi til

og når vi laver en forsvarsreform hvor vi sparer to

dem kommunerne har hvordan kan vi få den samme velfærd for færre penge ved at gøre det klogere og ved at gøre det bedre

godt være socialdemokraterne ikke tror på det

for de penge der er til rådighed det råderum der er ønsker vi at bruge på arbejdspladser ikke på at gøre verdens største offentlige sektor

nulvækst er lig med nedskæringer i kernevelfærd

ikke passer at det er helt forkert at sige det

og tyve planen fra vk regeringen fra før valget nulvækst er lig med nedskæringer i kernevelfærden

er rigtigt hvorfor pokker skrev man

hvis det bare kan gøres sådan her uden nogen kan mærke det hvorfor skrev man så dengang efter ti år

at de vil undtage sundhedsområdet for nulvækst vil venstre også undtage sundhedsområdet

hvor vi har nogle udfordringer det kan være sundhedsvæsenet det kan være ældreområdet hvor vi har en demografisk udfordring

hvor vi har den politiske mission at vi skal sikre at der er flere unge der får en uddannelse det betyder at vi kommer til at prioritere nogle områder men det betyder ikke at de områder så er undtaget sådan at man ikke også der skal kigge på hvordan vi kan bruge pengene bedre

alligevel er det både regeringens opfattelse og vores opfattelse at vi kan få en bedre skole vi kan få mere undervisning for de samme ressourcer den øvelse skal vi selvfølgelig gøre på alle

jeg vil bare spørge fru ellen trane nørby om hun kan bekræfte at det

var sådan at hvis man opererede med en realvækst i den offentlige økonomi frem til

meget interessant at man nu kører et angreb der handler om at hvis den kommer under

og socialistisk folkepartis optik

medlemmer der i dag er en del af regeringen

der var store rigtige tal hvis man ikke leverede en

i det offentlige ville man ikke gøre noget for vores velfærdssamfund men den regering som vi har nu

kunnet opretholde et stærkt velfærdssamfund i danmark fordi det handler om hvordan vi bruger vores penge om vi bruger

nemlig at vi bruger alt for mange penge på et udvidet asylansøgertal i danmark fordi regeringen har lempet

vi skal løfte fordi der er flere mennesker hvad enten det er på sundhedsområdet og ældreområdet

hvor vi har den politiske ambition at der er flere unge der skal have en uddannelse det betyder at vi skal opprioritere citat slut betyder

at man opprioriterer sundhedsområdet uddannelsesområdet og ældreområdet at de tre områder ikke er omfattet af nulvæksten ja

fra regeringspartierne der har lyttet efter og det er jeg egentlig glad for

at man ikke skal kigge på hvordan man bruger ressourcerne inden for de her områder nej det betyder det ikke det betyder ikke at vi melder os ud af folkeskolereformforhandlingerne og siger at fordi der ikke skal bruges flere penge så mener vi ikke at vi kan gøre folkeskolen bedre det mener vi godt vi kan vi kan også se at der er stor forskel på det omkostningsniveau der er rundt i kommunerne

hvis vi holder os til ældreområdet så bruger københavns kommune næsten dobbelt så mange penge per ældre som man gør i kerteminde kommune

gennemsnittet i brugertilfredshed blandt de ældre hvor kerteminde kommune

set ligger fornuftigt og det illustrerer egentlig bare

det kommer til at betyde at vi skal vende hver en krone som vi bruger af vores offentlige penge

på hvert enkelt område eller områder hvor der godt kan være en vækst for eksempel sundhedsområdet

om der må være en realvækst inden for sundhedsområdet inden for uddannelsesområdet og inden for ældreområdet

de mange ældre der kommer i de kommende år eller de mange syge

i hvert fald er vågnet op til en helt anden virkelighed hvor der er blevet lavet markante besparelser på

to milliard kroner derfor synes

og tyve fordi vi har gennemført reformer ansvarlige reformer som har fremtidssikret dansk økonomi og

eller på at skabe arbejdspladser ved at

skatter og afgifter der vælger vi arbejdspladser over et øget offentligt forbrug

nulvækst man skal selvfølgelig bruge pengene bedst

er plads til på de øvrige politikområder hvis den samlede vækstprocent altså skal være nul sådan som

fra venstres side at vi godt kan bruge vores fælles ressourcer bedre vi tror at når vi bruger tres procent af vores samlede velstand på den offentlige sektor skal vi spørge os selv har vi råd

år at udvide det jeg kan høre at sf og s mener at det nærmest skal udvides til hundrede procent af vores fælles velstand før vi når nok der siger vi lad os kigge på hvordan vi bruger de ressourcer og lad os så bruge det råderum som vores reformer har skabt på i stedet for at skabe bedre konkurrenceevne og på i stedet for at skabe arbejdspladser

gøre en af verdens største sektorer endnu større

flere penge på de her prioriterede områder

så vil der i sig selv skulle bruges

det radikale venstre er blevet temmelig dårligt påvirket af den regering som man sidder i

parti der vidste at man er nødt til at prioritere og at når man har nogle penge kun kan bruge dem en gang

en af verdens største offentlige sektorer endnu større det troede jeg egentlig var et synspunkt vi på visse punkter delte med

i al stilfærdighed at få venstre til at svare på hvordan venstre vil prioritere hvordan vil venstre prioritere

er det svære i den politiske opgave nu og her er jo at svare på

mennesker tredivetusind mennesker

de næste syv år i den offentlige sektor

at der kommer flere ældre mennesker med den demografiske udvikling

og står op hver morgen i den offentlige sektor og gør noget som

mistet under den her regering

er socialdemokraterne

hive nogle flere penge op af borgernes lommer så man kan bruge dem der siger vi

det råderum der er som er blevet tilvejebragt af de reformer

sammen med dansk folkeparti og på lange stræk også sammen med det radikale venstre vælger vi at prioritere til at skabe flere arbejdspladser i danmark

så de også kan indbetale skat så vi har

halvfjerds procent af vores fælles velstand der skal gå til den offentlige sektor

ikke længere skal gå på arbejde

få sat på hvornår socialdemokraterne synes den offentlige sektor er stor nok om det er ved otte og halvfjerds procent af den fælles velstand

og der skal vi bruge pengene klogere de penge

vil vi bruge på at skabe private arbejdspladser så de mennesker som

helt helt usædvanlig urealistisk og ufornuftigt at have

til gengæld er det nu blevet rigtig fornuftigt at have et mål som venstre før valget sagde ville føre til et angreb

ikke bare den at venstre har besluttet sig

at nu vil man gå til angreb på kernevelfærden og det er det vi skal se i de kommende år og

kan få et klart svar på hvor det er der skal skæres

og vi må bare konstatere at verden ser anderledes ud finanskrisen har sat sig dybere

asiatiske økonomier de nye vækstøkonomier som faktisk begynder at buldre derudad og som har fået gang i væksten hvis vi skal kobles på det vækstlokomotiv hvis vi skal sikre danske arbejdspladser

vi nødt til at gøre noget helt fundamentalt ved vores konkurrenceevne

vi nødt til at lempe nogle af de skatter og afgifter der gør at industriarbejderens job i dag flytter ud af landet derfor vælger vi at prioritere

set også sagt meget klart og tydeligt at det er et valg vi har truffet vi har valgt at prioritere

hvor vi mener at vi i morgen med en pris og lønregulering ikke skal have flere penge end vi har i dag

vi har valgt at prioritere arbejdspladser danske arbejdspladser og vækst over et øget offentligt forbrug det er et valg herre

og den er et forsøg på at indføre løntilstande i danmark som svarer til dem man har i tyskland

halvtreds kroner i timen det er det perspektiv

det er det vi skal have i fremtiden i danmark det er venstres vision og drøm for danmark til angreb på kernevelfærden

ikke er kommet så langt at vi kan blive enige om at jo større velstand

skaber i et samfund jo mere er der også af økonomi til at tage hånd

fælles udfordringer hvad enten det er sundhedsvæsen uddannelse eller nogle af de andre opgaver som skal løftes i fællesskab

hvis vi ikke skal komme ind i en nedadgående spiral

som vi sådan set holder af og som vi ønsker at bevare

det ikke hans standpunkt og når han er ude med et standpunkt er det ikke hans holdning men her

han var ude at foreslå en såkaldt

venstres ordfører her i folketinget uddyber netop det punkt der gør det til venstres politik at man skal have en såkaldt mentalitetsreform og

skal så handle om og jeg citerer

også for venstres partiformand som egentlig godt kunne komme på talerstolen

hvornår venstres formand kommer på talerstolen i venstre går vi op i at sikre at der bliver skabt arbejdspladser til danskerne

den negative vækst vi havde sidste år

til at vi får et overskud i økonomien

ude i folkeskolen og kan høre at vi herinde snakker folkeskolereform og egentlig er lidt interesserede i at vide hvilken konsekvens

for dem betyder det at dem der er læringstrætte i dag kommer til at lære mere i morgen

så er det meget sjovere at kritisere og drille alle mulige andre

vi vælger det hårde politiske arbejde som ændrer vores samfund gør vores samfund bedre og socialdemokraterne vælger at kritisere fint nok det er et valg

der skal en mentalitetsændring til og når man har så hård en kurs over for de mennesker der står med arbejdsløshedsproblemet så er det vel ikke spor for meget at forvente at oppositionens leder

også gør det at han rent faktisk passer sit arbejde

sagde i min ordførertale i formiddags at skoen trykker

har fået skabt et system hvor det for rigtig mange mennesker ikke kan betale sig at tage et arbejde

noget der motiverer mere

så vi gør mere for de ledige men

er venstres konkrete politik

en konsistens og en sammenhæng i det partierne mener før et valg og det de kæmper for efter et valg så langt er vi åbenbart enige

vil jeg har ikke set at det radikale venstre i dag har udgivet et valgprogram med deres valgløfter

fremlægger man i en valgkamp men hvis det betyder at fru lotte rod ved at statsministeren trykker på valgknappen lige om lidt

det fint så er vi da klar til at gå til valgkamp men skal vi ikke holde fast ved at det vi

afslutningsdebat vi har nogle opgaver

søger vi maksimal indflydelse på de politiske områder

en folkeskolereform hvor vi håber på at vi kan lave en god og fornuftig

det er tilfældet med os i venstre

ved hvor de har

områder hvor der var noget vi

der kommer nye udfordringer som vi er nødt til at tage hånd om og der har vi selvfølgelig også et svar klar så stop nu med det

med at skabe arbejdspladser med at gøre vores folkeskole bedre

for at de penge vi bruger i den offentlige sektor

et spørgsmål spørgsmålet lød om venstre synes at dagpengereformen

at vi få styr på økonomien i en sådan grad at vi også har råd til vores velfærdssamfund

råd til at betale for regningerne i morgen vi kan kigge mod sydeuropa og se hvor galt det går når politikerne gældsætter landene når de ikke handler i tide så vil fru johanne schmidt nielsen have at vi skal sætte ord på forskellige reformer

dagpengereform en

de er med til at gøre os i stand til at betale for vores velfærdsregninger

som venstre stod i spidsen for at ændre jeg tror

vil vide om partiet venstre synes at det var en rigtig god reform altså

venstre sagde ville være konsekvensen jeg tror at de mange mennesker

og som trækker danmark i den rigtige retning betyder det at vi så ikke går op i at sikre at de mennesker der mangler et arbejde får et arbejde

men også under den nuværende regering for at sikre at der bliver skabt arbejdspladser det er derfor vi helt konkret har foreslået at vi laver en reform af vores beskæftigelsessystem

overbevist om at de seksten milliard kroner kunne bruges bedre

enkelte ledige til at opkvalificere dem der har behov for at blive opkvalificeret de kunne bruges bedre til at matche dem med de ledige job der er at få

forstår jeg at herre magnus heunicke også gerne vil have ordet som ordfører i anden omgang

debat her i folketingssalen siden klokken ni i morges politiske holdninger er blevet brudt mod hinanden der er blevet gået til stålet

debatteret bølgerne har gået gået højt og vi har også haft smult vande

nogle gange så det har været sådan som en stor debat skal være her

i folketingssalen

fra én ting én ting har vi manglet vi har manglet nogle klare svar fra oppositionens største parti det parti der så gerne vil være statsministerparti

folketingssalen landets fornemste debatsal som herre lars løkke rasmussen kalder den så sent som lige for et øjeblik siden stillet det ene spørgsmål efter det andet

synspunkt ud af venstre hvad er svaret til de mange mennesker der ville blive ramt af den brutale indfasning af dagpengereglerne som blev indført under vko hvis regeringen ikke havde grebet ind vi ved

venstre siger nej til regeringens løsning der sikrer tryghed og noget at leve for og noget at leve af for de tusindvis af mennesker der stod til at miste forsørgelsen

gøre i stedet for hvad vil man gøre der kan virke på fire og tredive dage det har vi spurgt om jeg har ikke hørt noget svar

deres krav om nulvækst i det offentlige forbrug den tidligere vk regering sagde selv at nulvækst ville betyde nedskæringer i kernevelfærden hvor er det venstres nulvækst skal ramme danskernes kernevelfærd skal der være nulvækst på sundhed skal der være nulvækst på ældrepleje

være langt større end regeringens vækstplan til to og halvfems milliard kr der jo ifølge venstre er en fin lille plan hvor stor skal venstres store plan være hvem skal have venstres skattelettelser er det bankerne og olieselskaberne som venstre mener betaler for meget i skat

der er ingen svar om venstres politik vi har fået masser af

de her kritiske tilråb fra den politiske hængekøje

sass larsen spurgte venstres tidligere finansminister

jeg vil ikke blive konkret fordi

de handicappede eller de blinde der skal betale venstres store plan

skal holde for venstres nulvækstsamfund

et meget rimeligt spørgsmål at stille

de blinde alle de andre danskere der risikerer at blive ramt af venstres nulvækst får et svar fra venstre

nulvækst i danmark det er de svar vi desperat har forsøgt at få

synes at debatten har været fin den har været underholdende

men før venstre melder sig ind i dansk politik og kommer med en konkret plan kommer

saglige og velbegrundede og gennemtænkte og gennemregnede svar

vi tager dem i rækkefølge og får at se om vi når alle den første på listen er herre kristian jensen

venstre går ind for at have en offentlig sektor der har den størrelse vi

bruge de ressourcer der er på en mere intelligent måde

men når herre magnus heunicke har den meget systematiske tankegang at færre offentligt ansatte end det som man har planlagt efter må betyde en ringere service

er kommet en dårligere service i den offentlige sektor fra to tusind og ti

efterlyser svar på venstres politik om nulvækst

er det fordi jeg kunne læse i vk regeringens egen plan at nulvækst frem til to tusind og tyve vil betyde nedskæringer

de nedskæringer i kernevelfærden som det kunne være så umådelig interessant nu efter

nedskæringer i kernevelfærden som venstre planlægger at gennemføre når man stiller sig op

er nulvækst og nu flytter man venstre

venstre hen et sted hvor der er nulvækst og nedskæringer på kernevelfærd

viser at antallet af offentligt ansatte fra to tusind og ti til tolv altså over tre år er faldet med femogtyvetusinde

at det giver dårligere velfærd fordi det jo godt

til at gå længere på literen som vi har under folkeskoledebatten i øjeblikket

en omfattende modernisering af den offentlige sektor

vi skal køre længere på literen det

på literen jeg kan konstatere at umiddelbart før valget i to tusind og elleve da man

være nulvækst men nulvækst til to tusind og tyve vil betyde nedskæringer

i folketingsvalgkampen for halvandet års tid siden stod for en økonomisk politik frem til

og tyve som blev beskyldt for at være udtryk for

ville skære ned i kernevelfærden fordi jeg opererede med en realvækst

nu kan jeg forstå at det at man godt nok fra regeringens side en realvækst der er lavere end det som jeg dengang blev beskyldt for ville medføre nedskæringer i kernevelfærden

udtryk for at skære ned i kernevelfærden det er det

få sat det hele på plads

og jeg kom med den der realvækst på nul otte som var udtryk for

hvad var det da

mente der skulle til for at sikre

vi lever længere og det er godt men det giver også nogle

det andet er så også at vi får nogle større sundhedsudgifter formentlig fordi vi lever længere skal

det men også fordi vi kan se at

strålekanoner og alt det andet og det skal selvfølgelig følge med så vi

vi nødt til at have en vækst i den offentlige sektor men vi planlægger

hvor mange penge der er i kassen og det vi har lagt frem nu her er en meget beskeden vækst det indrømmer jeg det er en vækst som

frem til to tusind og tyve men herre thulesen dahl går jo til valg med herre lars løkke

nulvækst det svar mangler vi jo at få fra fra dansk folkeparti hvordan kan

de borgerlige partiers nulvækst når man siger at man vil have en meget højere vækst hvad er logikken

var det for en realvækst i den offentlige sektor socialdemokratiet gik til valg på i efteråret 2011 hvad var det for en realvækst

fortalte danskerne der skulle til for at sikre en tilstrækkelig vækst i de offentlige udgifter til blandt andet de udgifter

netop har talt om hvad var det for et tal jeg tror at mange danskere gerne vil vide det når man nu har sådan en eller anden

i valgkampen to tusind og elleve mente der skulle til en realvækst frem til

vi mangler et svar på hvorfor det så er man vil have den her nulvækst det vi kan se er at hvis man skal følge med den demografi som kommer plus de større udgifter til medicin og til

vi kommer ikke til at bruge mange penge men vi kommer til at have en beskeden kontrolleret vækst i den

sektor det er vores politik venstre

der var høj arbejdsløshed nu har regeringen lavet reformer og velfærdsnedskæringer og der er stadig høj arbejdsløshed

er det ikke på tide at lave investeringer og få skabt arbejdspladser eksempelvis ved at lade kommunerne slippe ud af det jerngreb der er lige nu lade dem bryde byggestoppet og få skabt tusinder af private

private arbejdspladser som vi alle sammen går og håber

vi har prøvet hvad det betyder i både europa og

regering som vil bevæge danmark fremad men gør det i takt med at pengene er der

har vi nu det største investeringsniveau i tredive år men det er ikke sådan at vi bare slipper tøjlerne

vi risikere at den troværdighed og tryghed der er om danskernes økonomi vil

at ungdomsarbejdsløsheden i gennemsnit i eu landene er oppe på tre og tyve

fremad det går den forkerte vej

var en fejl med boligboblen venstre og konservative opførte sig uansvarligt i nullerne men det er ikke taler om nu nu taler vi om at lave det som vi snakkede om

i arbejdspladser hvorfor vil socialdemokraterne ikke være med til

jo uden for statsbudgettet det handler om for

infrastrukturprojekter som vi har fremrykket alt hvad

gør hvad vi kan for at sikre at det foregår på danske løn og arbejdsvilkår så vi gør alt hvad der er muligt inden for de rammer vi har

bryde rammerne skal vi sige til eu nej den klub er ikke noget for os mere hvis man godt vil sige det så held og lykke med det

jo i den grad svar

har man tænkt sig at danmark skal være det fattigste land i nordvesteuropa

det ser umiddelbart ikke ud som om man har tænkt sig at tage initiativer

danmark i forhold til mange af de lande vi normalt sammenligner os med

der ramte krisen os hårdere vi tabte flere arbejdspladser vi havde en

vi kan også se nu at tømmermændene også

nabolande det er jo jo en sandhed

hvorfor ramte krisen så os hårdere og

kom stribevis af advarsler fra vismændene nationalbanken og økonomer

skrive lærebøgerne om de advarsler skulle man overhørt

så situationen hvor vi skal fremad igen og det kommer til at foregå

hvor vi ikke giver køb på trygheden stabiliteten og

at der var en tredje en fjerde og måske en femte runde

alkoholiker der bruger reparationsbajere

har en situation hvor der er for få elever der lærer tilstrækkeligt der er for mange i hver klasse

efter ti års skolegang ikke kan ikke kan læse skrive og regne ordentligt

konkurrere med landene omkring os at vores børn og unge mennesker

styrket produktivitet handler om mange ting det handler dels om lønkonkurrenceevne men det handler jo også om hvor dygtig arbejdskraften er her i landet det er derfor at vi investerer i uddannelse det er en af vores veje til at skabe

besparelser på den offentlige velfærd nu mens socialdemokraterne har haft regeringsmagten er der ikke kommet flere ansatte der er

set kommet færre helt præcist femogtyvetusinde

kan herre magnus heunicke fortælle mig på hvilke områder det så har betydet at man har måttet spare på velfærden

når syttentusind flere giver besparelser så må femogtyvetusind færre vel give nogle virkelige voldsomme

jo brølende opgangstider og når man har brølende opgangstider konjunkturer der vælter

at vi ikke rammes af den krise som

undladelsessynd som man altså begik derfor var vi uenige i den politik

vi var uenige i den politik man førte op gennem nullerne

måttet skære i velfærden for at få tingene til at hænge sammen med femogtyvetusinde og syvhundrede

udvikle vores velfærdssamfund det er jo ikke nogen hemmelighed det er fuldstændig rigtigt

vores kommuner som jo for at leve op til aftalerne har haft et meget meget stramt budget og det vil sige at det er de steder hvor hvor kommunerne leverer

jo se det er der hvor kommunerne leverer velfærd ude i vores skoler

hvad skal der ske fremadrettet for regningen

på et meget simpelt spørgsmål nemlig det simple hvad var det for en realvækst i den offentlige økonomi socialdemokraterne havde stillet danskerne i udsigt

i 2011 hvad var det for en realvækst man stillede i udsigt

en masse reformer sådan er det jo når man

det vi har lagt frem nu er en plan frem til to tusind og tyve der sikrer en vækst i den offentlige

interessant hvis man fra venstres side kunne komme med det svar

på mål for vores politik og den vil vi godt måles på

sikrer at der kan være en beskeden og den er beskeden men det er en vækst

som jeg tror finansministeren stod bag som chefstrateg en plan der hed en fair løsning det var den med de tolv minutter hvis ordføreren

at det var en markant stigning i den offentlige økonomi

man opererede med og som man lovede danskerne

storebæltsbroen fra slotsholmen med milliarder ud til kommunerne

korrekt at vi i valgkampen præsenterede et oplæg som havde en højere vækst end den vi nu har lagt ind i vores

meget fejl var det præcis det der også skete

venstre vil ikke fortælle hvad konsekvensen vil være af deres politik venstre gik til valg på en vækst

en nulvækst betyde men det kan vi ikke få at vide

velfærdsstigningsprocent socialdemokraterne lovede danskerne før valget

når det der blev lovet var en stigning

det man reelt set har fået er nulvækst som har betydet at der under regeringens tid er kommet femogtyvetusinde og syvhundrede færre offentligt ansatte

sektor på en procent det er rigtigt

venstre gik til valg på en vækst på cirka

ja det er en situation hvor pengene skal være i kassen før man kan bruge dem og vi har nu

kan få ud af det det synes jeg er ærlig politik det vi mangler fra venstre i det regnestykke er jo et

er mig der læser det op men det er jo en oplæsning fra vk regeringens egen

syvhundrede som der ikke længere er plads til

i den offentlige sektor under den her regering hvilke konkrete velfærdsnedskæringer betyder det

litteratur til grund for mit svar ja

og have nulvækst et par år man har man det i en længere periode frem til to tusind og tyve for eksempel som planen jo lød så vil det betyde nedskæringer i kernevelfærden

ikke betyde hvis det er en eller to år men hvis det er en længere årrække

hvor er den nedskæring i kernevelfærden som venstre foreslår

regeringen forholder sig til den højesteretsdom der faldt i sidste i sidste uge

frataget deres hjemmehjælp på grund af at kommunen

spare penge hvad vil regeringen gøre ved det og vil regeringen gøre noget for de her mennesker som er syge som har et handicap

fastlægge et serviceniveau

kan man jo også ændre men

en grundlæggende service en grundlæggende pleje og hvis

ikke overholder den grundlæggende pleje de grundlæggende rettigheder så fejler kommunen

selvfølgelig sådan vi har et kommunalt selvstyre hvor kommunen

at kommunen skal spare penge den sag er tabt så hvad vil regeringen gøre fremadrettet

flere midler således at vores kommuner kan levere den ældreservice som skal til så med vores

der være titusind flere medarbejdere i to tusind og tyve i den offentlige sektor der vil

flere medarbejdere når der bliver flere ældre hvis man som parti går ind for nulvækst eller vil gå til valg med nogle der

af de store aftener der er ingen grænser for hvor mange socialdemokrater der har råbt massakre efter liberal alliances politik når vi pegede på nedskæringer i den offentlige sektor

har der været nogle år med opstramninger med en meget lav vækst

et år med nulvækst og så har vi nu meget meget lav vækst i den offentlige sektor

så lagt en plan frem der kan sikre at der kommer fornyet vækst i den offentlige sektor som kan sikre at der er rum til titusinde flere medarbejdere i den offentlige sektor i takt med at der kommer mange flere

på at vide hvad er det liberal alliance vil gøre jeg bruger ikke ordet massakre

man vil gøre hvor mange færre medarbejdere skal der være i vores ældrepleje hvis det står til

kommer der givetvis nedskæringer

så det er en gang hykleri af værste skuffe

der skal være færre medarbejdere i ældresektoren og vi ved at der bliver flere ældre

være færre medarbejdere færre hjemmehjælpere færre sosu assistenter færre færre ude der giver ældrepleje

vil det påvirke den velfærd den tryghed den omsorg som vi giver de ældre i vores samfund det svar

sandhedens time for den socialdemokratiske ordfører

sige at hun holder meget af den offentlige sektor og gerne ser nogle flere

hvilke planer har man så for at gøre noget

i vores optik nok til at sikre at

nok til at sikre titusind flere medarbejdere i den offentlige sektor frem mod to tusind og tyve det er ikke uansvarlig vækst men det er tryghed for velfærden

tyve plan stod nulvækst vil betyde nedskæringer i kernevelfærden hvor er planen for hvilken kernevelfærd venstre vil skære i det er derfor vi har debatten så sent på aftenen fordi venstre jo af taktiske årsager nægter at komme med den

noget med titusind og så har man sat det i forhold til vores syttentusind

ordfører fra socialdemokraterne

jo svare kort på hvad det så

have gavn af den offentlige service nu

for den nuværende socialdemokratiske multimassakre

i to tusind og tyve så hvad vil man gøre ved det nu

præcis ældreomsorg det er uddannelse det er vores skoleelever det er det jeg mener er kernevelfærd og vi ved at nulvækst vil betyde nedskæringer i den kernevelfærd og vi spørger så

igen og igen og igen kom nu med den plan hvornår kommer den plan fra venstre om hvad det er for en kernevelfærd der skal skæres i det synes jeg er en hån

sidste valgkamp sagde lederen af sf og lederen af socialdemokratiet

det et blodbad det var en massakre det var en fuldstændig nedbarbering

og nu ser man så en regering der fører en helt anden politik der nærmer sig nulvækst sådan som det konservative folkeparti

helt stille og roligt og i al mindelighed bekræfte

og jeg tror også man kan sige at det har venstre og konservative jo i den grad

risikere nedskæringer i kernevelfærden i dag siger man så at man skal have en nulvækst ja det er

alt andet ville jo være uansvarligt

en nulvækst nulvækst vil betyde af nedskæringer i kernevelfærden

i den blok hvad er konsekvensen

men det er jo muligt og det har vi dokumenteret

spørgsmål til ordføreren for regeringspartiet

er vi enige om at socialdemokratiet og sf sagde at det ville være et blodbad og en massakre hvis man stod bag en politik der var under en

nedjustere sit vækstskøn tre gange i træk hvis det sker en fjerde gang

ikke balance mellem indtægter og udgifter og så snyder man befolkningen igen

efter sommerferien så reformerne fortsætter vi med hvad så med det her med vækstskønnet

har måttet nedjustere deres vækstskøn de sidste

var to eller tre af dem som vi handler bare mere end en procent med

har gjort det har det en indvirkning på vores økonomi selvfølgelig har

for danmark den plan har

hvad er kernen i det man nu diskuterer med så stor iver ja det er at både venstre og regeringspartierne er enige

er en politik som de før valget sagde ville føre til nedskæringer i

over en procent om året for at sikre velfærden venstre mente at nul

var nødvendigt for at sikre velfærden i dag er regeringen gået ned på nul

som man før valget mente ville føre til et grundlæggende angreb på velfærden og venstre er gået ned på nul

man også før valget sagde ville føre til angreb på velfærden måske er pointen den

jeg tror sådan set at det

som nævnte et konkret eksempel på forringelser af velfærden som sker i de her år og som er en naturlig konsekvens af at man har reduceret antallet af ansatte i

sektor med tredivetusind det har ført til forringelser af velfærden

til dårlige arbejdsforhold for de offentligt ansatte og når man kan føre en diskussion her i folketinget hvor man ligesom antyder at det ingen konsekvenser har haft så har man fjernet sig fuldstændig fra det liv almindelige mennesker lever

rigtig ærgerligt jeg synes man skal erkende

i dag er er et stort flertal i folketinget som

set er indstillet på at gennemføre forringelser af velfærden og det er man fordi man først skal have fundet pengene

og da man jo har givet pengene væk til de rigeste danskere i skattelettelser så er pengene der ikke

jo kendsgerningen jeg synes at det ville være mere ærligt hvis man sagde at det man diskuterede nu mellem regeringspartierne og venstre

var i hvor stor udstrækning man vil anerkende og

acceptere at der sker forringelser af velfærden i de kommende år

også et eller andet fuldstændig fantastisk

diskussionen om de offentligt ansatte og det der

få det indtryk at når offentligt ansatte arbejder skaber det overhovedet ingen værdi det er kun en udgift

og underviser børn hver eneste dag en sosu assistent går på arbejde og sørger for at de ældre får et bedre liv hver eneste dag en pædagog går på arbejde og passer sit arbejde i daginstitutionen

for at børn udvikler sig så skabes der værdi i vores samfund og den værdi skabes ikke hvis de mennesker fyres og går arbejdsløse

set er en vigtig pointe at have med den anden diskussion som foregår er jo diskussionen om den lille fine plan

fra enhedslistens side har vi en grundlæggende indvending mod disse fine planer det er at den umiddelbare konsekvens er øget arbejdsløshed når vismændene siger at konsekvensen i

og femten er at der er tusind mennesker færre i arbejde end hvis man ikke havde iværksat den her plan

jo fantastisk at høre den diskussion der foregår herinde

indtryk af at ved at gennemføre den plan har man løst arbejdsløshedsproblemet beskæftigelsesproblemet og man har skabt velfærd i vores land

fuldstændig stilfærdigt og roligt at vi synes at når det er sådan at der er et økonomisk råderum for at investere i mere velfærd uden at komme i konflikt med sådan de fremherskende økonomiske strømninger i vores samfund økonomerne som vi jo alle lytter til særlig når vi er enige med dem så synes vi at vi skulle benytte også den mulighed for på den måde at skabe arbejdspladser og når vi siger at det kan ske inden for rammerne af eus regler

jo ikke udtryk for at vi har anerkendt eller går ind for de eu regler som statsministeren antydede nej så er det fordi vi har erkendt noget andet besværligt og irriterende nemlig

til at tale med regeringen i dag om økonomisk politik er at man starter med at sværge på at man ikke vil gøre noget de kan blive vrede over nede i eu det sværger vi så på

og siger skulle vi så ikke i fællesskab udnytte de muligheder der findes til at skabe mere velfærd skabe flere arbejdspladser i stedet for at føre en fuldstændig udsigtsløs diskussion om hvorvidt det vi mente før valget nu er det rene sludder og der kan partierne

regeringen og venstre tage hinanden i hånden fordi de er enige om at det de mente før valget gælder ikke mere

kunne løfte sløret for hvornår enhedslisten planlægger

jeg må forstå at det er en del af enhedslistens partiprogram og derfor synes jeg

havde mulighed for at deltage i fns fredsbevarende styrker når det var relevant

set vores mål og det arbejder vi for hver eneste dag

som vi har og så vi

for at deltage i fns fredsbevarende tropper det er sådan set enhedslistens politik på det her område

herre

af regeringspartierne og støttepartiet enhedslisten

for det er partier

i at her danske samfund hvor den private sektor er for lille

den offentlige sektor er et økonomisk problem som på sigt giver dårligere økonomi

det så sker i den offentlige eller private sektor er efter min mening ikke særlig afgørende selv om man må erkende at der er en række opgaver som langt bedre løftes i den offentlige sektor end i den private sektor

at læse lidt i nogle økonomiske håndbøger det må jeg sige

og at det flertal må forsvinde som dug for solen efter næste valg

mikkelsen efter mødet i dag

er at det afgørende er at der produceres værdi i et samfund det er værdien af det der produceres som er afgørende og ikke hvor og af hvem det produceres det er derfor det er rigtig godt at alle mennesker helst arbejder

mig på banen jeg blev bare så glad over at der endelig kom en ordfører fra støttepartiet der var lidt glad og oplagt og i stand til at svare på

om herre per clausen er enig i det svar som finansministeren gav her for et stykke tid siden om offentlig service og antallet af ansatte

der er ikke en en til en sammenhæng mellem kvaliteten af den offentlige velfærd og antallet af offentligt beskæftigede modernisering digitalisering god økonomistyring bedre arbejdstilrettelæggelse med videre

eller per udgiftskrone er herre per clausen enig i at man godt kan få en bedre service

organisere arbejdet uden at være styret af skemaer og bureaukrati krav om udlicitering osv

betydelig mere og bedre velfærd for de samme penge så jeg er enig med finansministeren i den første sætning han siger men når han begynder på alt det andet han snakker om jeg sikker på at han skaber mindre velfærd

kan man også med færre kroner beholde den nuværende velfærd altså enten kan man bruge effektiviseringsgevinsten til at

man frigør nogle penge til noget andet

anden arbejdstilrettelæggelse

et større udbytte så kan det udbytte bruges

hvor man i stor udstrækning overlader det til folk selv at finde ud af

bedre og mere effektiv offentlig sektor med større tilfredshed og man ville kunne producere mere og bedre velfærd det er jeg helt enig med herre kristian jensen i og derfor er det jo også rigtigt som

en til en sammenhæng men det vi kan konstatere der er sket de seneste år er at det at man har reduceret antallet af ansatte har ført til dårligere velfærd

at den måde man bekæmper og reducerer kriminalitet i danmark på både indbefatter en målrettet og effektiv indsats af politiet og jo også at en lang række andre initiativer som inddrager andre kræfter end politiet

er en af vores styrkepositioner og er helt grundlæggende nødvendigt for et ordentligt samfund det næste jeg vil spørge om er enhedslisten også at nationalisere erhvervslivet

folketingsvalg jeg takker for indsatsen det gav et godt resultat

god idé hvis de mennesker som er på arbejdspladserne arbejder på arbejdspladserne producerer værdierne også bestemmer over dem og også bestemmer på de arbejdspladser hvor de arbejder

som følger og jeg citerer frem for alt opløsning af politiet og militæret

gang på gang har vist sig som kapitalmagtens sidste alt for effektive allierede

deraf fremgår at vi skal have et politi fremadrettet det er klart at politiet skal organiseres sådan at det mest effektivt

forebygge kriminalitet ved at tage hånd om sociale problemer og vi mener at det militære forsvar som vi skal have skal reduceres til en størrelse der er nødvendig for at sikre danmarks suverænitet og stille tropper til rådighed for

gives penge til forsvaret

nu er en stor tilhænger af både politi og

skyldes mine fuldstændig manglende evner til at være pædagogisk og det beklager jeg meget

skal prøve at skrive det ned og sende det i en mail så kan det være at det

at vi får brug for en sådan sidste løsning i rigtig rigtig mange år endnu og derfor tror jeg

det bliver den dag hvor vi sørger for at alle mennesker enten har et arbejde eller også er på en ydelse på grund af deres handicap eller sygdom som

muligt ved at vi sørger for at der er arbejde og uddannelse til folk hvis folk ikke har fået mulighed for at få et arbejde

noget at leve af og det skal de have indtil vi har sikret dem mulighed for at få uddannelse eller arbejde

at statsministeren skosede først og fremmest liberal alliance fordi flere af vores folketingsmedlemmer åbenbart læser for mange

set gerne opfordre statsministeren til at

mere for regeringen end at skabe arbejdspladser statsministeren siger også

at arbejde når man ser

så skulle man tro at socialdemokraterne

og sf stadig var i opposition

at det er os andre der har magten i det her land som om de tror

men jeg er ikke sikker på at det hjælper selv om det selvfølgelig smitter af en gang

liberal alliance for at vi ikke kerer os nok

mere forkert

udsigten til at danmark bliver det fattigste land i nordvesteuropa

for danske familier end for andre landes familier

at kunne skabe en tilværelse for sig og sine det skaber man ikke de bedste rammer for i det hele taget er det som om

rigtige arbejdspladser man har

omsorg for staten det var sådan set det anders samuelsens spørgsmål til statsministeren gik på hvorfor er det man har omsorg for staten og statens medarbejdere

for borgerne

særlig meget omsorg for familierne

særlig meget omsorg for de svageste i vores samfund

som regeringen præsenterer når den ikke gør noget som helst

som de progressive det var det gode ord venstrefløjen var de progressive og dem der var på højrefløjen var så i de venstreorienteredes univers de reaktionære

socialdemokrater folkesocialister

det danske samfund skal komme videre

at bruttonationalproduktet

og

så fra statsministerens side engang til og så fra herre magnus heunickes side en gang til

med ikke at give svar det er da

mennesker

skal vokse op uden at forstå at man faktisk skal have et arbejde

at indtægterne bare kommer flyvende i kuverter

er der i det hele taget flere der gerne vil have ordet

det er der ikke så går vi om et øjeblik til afstemning vi har vist ringet i fem minutter nu så der går lige et par minutter for at alle kan

komme til deres pladser

magnus heunicke sofie carsten nielsen jonas dahl

sætter afstemningen i værk

hvis ellers teknikken virker

jeg slutter afstemningen for stemte to og tres imod stemte en og halvtreds

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse af ellen trane nørby kristian thulesen dahl simon emil ammitzbøll og lars barfoed